erhvervs og vækstministeren lovforslag nummer en hundrede og syv og tredive

lovforslag nummer hundrede og otte og tredive og

ni og tredive social og integrationsministeren

hundrede og tre og fyrre fødevareministeren lovforslag nummer

hundrede og seks og fyrre miljøministeren lovforslag nummer

beslutningsforslag nummer b ni og halvtreds simon emil

titler på de anmeldte sager

på dagsordenen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg tingets samtykke som givet

tingets samtykke som givet

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

for stemte otte og firs imod stemte

ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet

spørgsmålet om dørlukning i forbindelse med et ændringsforslag som blandt

jo frem at reglerne om dørlukning

et udtryk for en balance hvor hensynet til at beskytte for eksempel en mindreårig der har været udsat for en seksuel krænkelse står over for det grundlæggende princip om offentlighed i strafferetsplejen og som jeg også gav udtryk

afspejler den rette balance men som vi også var enige om under

meget vigtigt tema som sagtens kan tåle at

sagde der helt enig i at hensynet til at beskytte den forurettede eksempelvis den mindreårige som er blevet udsat for en seksuel krænkelse i sædelighedssager

derfor synes jeg også i forlængelse af den debat vi havde at at det er rigtigt at sikre at rammerne er rigtigt på plads

derfor sikre at spørgsmålet bliver taget op i

det der hedder rigsadvokatens fagudvalg

i den her slags sager diskuteres derfor vil jeg bede rigsadvokaten om at inddrage repræsentanter for bistandsadvokaterne

vi kunne få et endnu klarere billede af om dørlukningen i sædelighedssager også i praksis anvendes på en måde som afspejler den rette balance mellem de modstående hensyn som også har været til debat under andenbehandlingen her og under behandlingen af de ændringsforslag som vi drøftede sidst

det er en rigtig god udgang der er kommet på den nemlig at vi er tilbage ved at der er enighed om at vi skal gøre hvad vi kan for at beskytte de her børn bedst muligt og med rigsadvokatens mellemkomst får vi så en sikkerhed for at vi følger området nøje og at vi i fællesskab sørger for at tage hånd om de her børn det synes jeg er en rigtig god udgang på den her sag så tak

afstemningen for stemte en og halvfems imod stemte

ændringsforslag herre finn sørensen som ordfører for

betænkeligheder og kritikpunkter som vi havde i to tusind og ti da etableringsloven om udbetaling danmark blev vedtaget

blevet bestyrket når vi ser på det foreliggende lovforslag vi mener at det kommer til at gå ud over servicen i forhold til borgerne ikke mindst i forhold til de borgere der har svært ved at begå sig i den digitale verden der er fare for at borgerne ikke får de ydelser de har ret til det vil føre til dobbeltarbejde det kommer til at gå ud over borgernes retssikkerhed og vi mener heller ikke at det er godtgjort at de forventede besparelser vil blive indfriet en lang række kommuner mener tværtimod at det vil blive dyrere for dem og at det derfor også kommer til at gå ud over velfærdsydelser det var betænkeligheder og kritikpunkter som vi i to tusind og ti havde tilfælles med de tre nuværende regeringspartier hertil kommer så kritikken fra en række af de ansattes organisationer om at tingene er blevet kørt igennem hen over hovedet på dem

hvad der har fået de nuværende regeringspartier til at ændre holdning i denne sag ud over de netop er kommet i regering

regeringspartier til at ændre holdning i denne sag

de netop er kommet i regering og af den grund åbenbart føler sig forpligtet til at føre den tidligere regerings forslag ud i livet også selv om man oprindelig var imod dem lovforslaget er ikke blevet bedre af udvalgsbehandlingen tværtimod der blev ved andenbehandlingen vedtaget nogle ændringsforslag der kaster lys over den lemfældige omgang med borgernes retssikkerhed som præger disse lovforslag

pålægger københavns kommune at udlevere ikkeanonymiserede sagsakter uden at indhente borgernes tilladelse det bekræfter også den antidemokratiske holdning der ligger i hele projektet udbetaling danmark i dag kan borgerne skifte en kommunalbestyrelse ud hvis de mener at den ikke forvalter ydelserne ordentligt den mulighed har man altså ikke med udbetaling danmark

en sørgelig affære og bekymrende at det bliver kørt igennem folketinget uden nævneværdig modstand fra andre end enhedslisten jeg blev ellers lidt optimistisk ved førstebehandlingen hvor ordføreren for venstre herre eyvind vesselbo fremførte ikke mindre end otte kritikpunkter og betænkeligheder ved disse lovforslag jeg var vist ikke den eneste i salen der måtte knibe mig i armen den dag for det var nøjagtig de betænkeligheder

men ikke engang sådan en lille smule håb kan man få lov til at beholde nu står venstre fuldt og helt bag lovforslagene selv om der ikke er ændret så meget som et komma på de otte punkter som herre eyvind vesselbo var kritisk over for det er altså sløje tider i dansk politik når den nye regering fremsætter og gennemfører den gamle regerings dårlige forslag det er sløje tider hvor fornuften bliver slået

at den dukkede op

der

for stemte seks og halvfems imod stemte otte

vi slutter afstemningen for stemte fem og halvfems imod stemte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

så er vi på vej til en første behandling så jeg skal bede de medlemmer

fru sophie løhde som ordfører for venstre

er et besparelsesforslag og jeg skal indledningsvis

bemærke at høringsperioden på sølle syv dage harmonerer meget dårligt med regeringens egne ord om god regeringsførelse og rimelige høringsfrister og hvad

en høringsfrist på syv dage kan næppe siges

særlig når vi taler forholdsvis vidtgående ændringer på en række områder områder ministeriets høringsnotat forelå

fredags og i morges blev der oversendt nogle høringssvar per mail og

det er måske ikke en speciel optimal proces for en seriøs behandling af sådanne forslag men bortset fra det

består forslaget af fem elementer eller

fem forskellige delforslag om man vil som jeg for overskuelighedens skyld skal kommentere i den rækkefølge som de optræder

støtter vi fuldt og helt lovforslagets forslag om at man fremover digitaliserer lægernes ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler om end vi har en række opklarende

spørgsmål i forbindelse med udvalgsarbejdet

regeringen en markant reduktion i antallet af embedslægeinstitutioner som det er i dag er der en embedslægeinstitution i hver af de fem

lovforslaget foreslår regeringen så at der skal nedlægges to kontorer

at der fremover drives tre decentrale embedslægekontorer i venstre deler vi den bekymring som blandt andet lægeforeningen rejser i deres høringssvar

rækken af blandt andet praktiske uhensigtsmæssigheder der kan være forbundet med forøget rejsetid for embedslægerne med deraf følgende nedskæring af antallet af tilsynsbesøg her kunne vi godt tænke os at ministeren forholdt sig til nogle af de bekymringer der er rejst

forslaget i de høringssvar som rent faktisk er indkommet indkommet herunder også forholdt sig til embedslægeforeningens bekymring om at erhvervslivets indhentelse af hygiejnecertifikater vil besværliggøres for hvis man læser

det her element af lovforslaget om end det

af de meget vidtgående elementer

det er også noget af det vi gerne ser at vi får en afklaring

igennem udvalgsarbejdet førend vi kan forholde os til konsekvenserne af de foreslåede ændringer vi noterer os desuden at regeringen foreslår at et kontor er geografisk placeret øst for storebælt mens to skal

placeret vest for storebælt i lovforslaget kan man dog ikke læse noget nærmere om hvad det så er for en mere specifik geografisk placering som regeringen har i tankerne men vi kan allerede på forhånd sige at hvis det her går ud på endnu en centralisering af statslige arbejdspladser koncentreret omkring

kan vi ikke støtte det en central betingelse for at vi

i venstre kan tilslutte os den her del af lovforslaget vil derfor også være at vi rent faktisk får indflydelse på den fremtidige placering af de tre kontorer

noget af det vi også gerne vil bede ministeren om at forholde sig til her i dag er om hun vil være villig til at give

lovforslagets tredje element vedrører sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg på plejehjemmene

jo rent faktisk er sådan at de allerede er behovsbestemt i dag den primære ændring består så i at der ikke på nogen måde vil være nogen

vil blive fastsat i lovforslaget og dermed at der kan gå tre

fem år mellem tilsynsbesøgene på de såkaldte allerbedst fungerende plejehjem mod de nuværende to år vi medgiver at det kan være fornuftigt at se på en prioritering af ressourcerne på det her område men vi bliver også en anelse

bekymret når kommunerne selv i deres høringssvar skriver at de finder det uklart hvordan den konkrete udmøntning af reglerne vil blive dernæst består problemet jo i at det er så godt som umuligt at forholde sig til de specifikke elementer i det her lovforslag det ikke fordi vi ikke kan læse hvad der står i det her lovforslag men fordi ministeriet skriver at det her

ses i sammenhæng med et andet lovforslag som endnu ikke er fremsat det er lidt svært at se nogle ting i en sammenhæng når man ikke kender indholdet af de ting man skal se noget i en sammenhæng

det måske være mere logisk at man hev det her element af lovforslaget ud af den her del lagde det sammen med det der kommer og bliver fremsat snarest af ministeren ogeller i hvert fald sørgede for at lægge de andre ændringer åbent frem i god tid så man kunne se de to ting i en sammenhæng som man argumenterer for skal ses i

sammenhæng i forhold

sekretariaterne for det etiske råd og den nationale videnskabsetiske komité og vi set også enige med regeringen i at det nationale forebyggelsesråd ikke i tilstrækkeligt omfang har formået

sætte forebyggelse på dagsordenen

dermed kan være et fornuftigt sted at se på nedlæggelse for at opnå en

opsummere at vi kan bakke fuldt ud op om dele af lovforslaget andre dele er betinget af ministerens vilje til at give os indflydelse på udmøntningen og

til elementer som skal ses i sammenhæng med noget som vi ikke på forhånd kender det specifikke indhold af

det helt essentielt at vi har en økonomi i balance

er grundlaget for at vi også kan udvikle danmark i fremtiden derfor er en ansvarlig økonomisk politik helt afgørende for regeringen og det er også baggrunden for at vi har fremlagt programmet om at sikre en effektiv administration i staten

hente effektivisering ind for to en halv procent i to tusind og tolv

fem procent i to tusind og tretten og fremefter

kig ud over det danske sundhedsvæsen særlig på statens opgavedeling og fundet frem til de steder hvor

sikrer at vi stadig væk kan levere sundhedsbehandling af høj kvalitet og at vi kan mindske ulighed i sundheden det her lovforslag indeholder fem justeringer

der stadig væk er frygtelig mange læger der benytter sig af fax eller breve for at komme i kontakt med sundhedsstyrelsen når de på vegne af patienterne skal søge om tilskud det er tror alles interesse at vi får digitaliseret det her i de kommende år således at

og spørgsmålet om tilsyn med plejehjemmene

jeg i siddet i bestyrelsen

og må indrømme at der i dag er rigtig mange forskellige tilsyn når det handler om plejehjem embedslægen kommer uanmeldt en gang om året kommunen kommer typisk anmeldt også en til to gange om året i københavns kommune har man sågar en borgerombudsmand der også kommer og nogle gange siger noget helt modsat af det som de andre har sagt

vigtigt er selvfølgelig at det er embedslægerne som ofte er

overordnede man henviser til dem man også kan søge rådgivning og støtte hos og især er det med rådgivning og støtte jo ikke noget af det vi laver om på med det her lovforslag

sådan at det ikke længere er lovmæssigt at der skal være et uanmeldt tilsyn om året

man kan stå inde for men selvfølgelig er det vigtigt at vi får nogle spørgsmål frem i udvalgsarbejdet hvis der er nogen der er utrygge ved den model som er lagt frem så vi kan få afklaret alle sider af spørgsmålet sidst men ikke mindst så

foreslår vi at man nedlægger det nationale forebyggelsesråd det nationale forebyggelsesråd blev nedsat i to tusind og otte

nogle af medlemmerne har skrevet nogle kronikker hvori de har henvist til at det var medlemmer af rådet

på den baggrund synes jeg ikke man kan sige at det lige præcis er det nationale forebyggelsesråd der har været med til at sætte debatten i danmark om hvordan vi sikrer at danskerne

det nationale forebyggelsesråd og at ministeren i stedet for

samtidig med at vi arbejder for at lave nationale mål for forebyggelsen

nationale videnskabsetiske komité vi har hæftet os ved at man selvfølgelig vil tage hensyn til at der fortsat skal være en tværfaglighed i den sekretariatsbetjening der er af det etiske råd eftersom

så mange og forskelligartede opgaver både på miljø og sundhedsområdet

er helt uden skade for patienterne og borgerne dermed må jeg jo også forstå på ordføreren at man er fuldstændig uenig i indholdet i

ældre sagen dansk sygeplejeråd lægeforeningen og andre som er ganske bekymrede

nogle af de her ændringer og dermed også

det var forkert at lave noget der er behovsbestemt

fem år inden der kommer tilsynsbesøg

for eksempel privathospitaler efter at vi havde haft en mangeårig debat om om der overhovedet skulle være tilsyn på privathospitaler der er ikke tale om

ikke vil have tilsyn med de danske plejehjem tværtimod

jeg meget godt illustrerede at embedslægerne

fokus på er medicineringen af patienterne og det skal de også have i fremtiden

er rigtig vigtigt er at embedslægerne fortsat står til rådighed

og er dem der afgør tvivlstilfælde hvis det er sådan at plejehjemmene

så synes jeg det er lidt mærkeligt at ordføreren taler om to fem år i det høringssvar

som konsekvens af det her lovforslag med de ændringer

så synes jeg at alle ordførerens bemærkninger om

synes det er fornuftigt

vi ser på en prioritering på det her område skal prioriteres på mange områder og vi vil gerne medvirke konstruktivt til at se nærmere på det

sidst lavede nogle ændringer hvor man gjorde det her mere behovsbestemt

afstemningsresultaterne her hvor jeg kan se hvad socialdemokraterne stemte

har fået en helt anden opfattelse af

er en god idé at se nærmere på

at føre tilsyn med de danske privathospitaler for til sidst alligevel at fremsætte lovforslag om at man skulle lave anmeldte tilsyn var det fordi man undervejs ændrede mening det var det måske nok

det kan man måske nok en gang imellem hvis der kommer andre ting på bordet så skulle vi ikke tage og stoppe den her debat jeg har noteret mig at venstre meget gerne vil medvirke konstruktivt

og jeg er helt med på at vi i udvalgsarbejdet kan give svar på de bekymringer

været ude tidligere og sikret at kommunerne kunne nøjes med

vil sikre

skal tilslutte sig den danske kvalitetsmodel det er jo i dag obligatorisk for

det er ikke noget vi har på tapetet lige nu og her men jeg mener at

ud og diskutere med kommunerne om det ikke også

ude på de enkelte institutioner lod sig akkreditere efter nogle kvaliteter

som jeg hele tiden har holdt fast i også sikre at embedslægerne er til rådighed

hvis der er tvivlstilfælde rundtomkring

uanmeldt tilsyn af embedslægerne

påskefrokosten eller grillfesten ude

mange ressourcer kunne godt være brugt til at gå meget mere håndfast ind på de steder hvor vi kan se at der er massive problemer frem for at

de steder hvor der er knap så store problemer

inden vi skærer et tilsyn fra

en institution der skal sikre patientsikkerheden ude

der er en målsætning om at man skal besøge alle institutioner

det betyder synes jeg at man også på de plejehjem

faktisk er rigtig gode til i dag både at lave dokumentation og medicinhåndtering

noget arbejdsro og så har

fremkommet med forskellige løsninger på

kan hurtigt blive et større problem i fremtiden da vi står med en række udfordringer på området

hvor man med en effektivisering vil kunne

en besparelse uden at påvirke vores sundhedsvæsen mange af de

et af de områder som ligger lige for er naturligvis en øget digitalisering

regeringen at lægers ansøgning om individuelle tilskud til medicin skal digitaliseres vi håber at en digitalisering på dette område vil sikre en hurtigere sagsbehandling

vil være til gavn for den enkelte forbruger vi skal dog sikre at hele vores fælles medicinkort er udrullet fuldt ud og fungerer tilfredsstillende

problemer med er det vores patientjournaler og vores medicinkort der skal

ministeren hvornår ministeren mener at det er muligt at implementere denne digitalisering lovforslaget går også ud på at ændre embedslægeinstitutionen til fremover at være tre steder i danmark og så samtidig ændre de uanmeldte tilsynsbesøg på plejehjemmene

vi mener det er vigtigt at vi her sikrer at vi ikke glemmer de svageste borgere

øje med hvordan det vil gå embedslægerne har flere gange fundet fejl på plejehjemmene som medicindosering og problemer med hygiejnen

de kommunale plejehjemstilsyn blev reduceret i to tusind og ti og reducerer vi endnu en gang kan vi risikere at vi endnu en gang kan høre historier om ældre der ikke bliver passet og plejet ordentligt

med en udfordring med multiresistente bakterier og flere plejehjem som ikke har indført standarder for hygiejnen så de sikrer at man ikke overfører smitte til hospitaler eller blandt beboere vi står samtidig i en situation hvor alle er enige om at kommunerne skal

som kan komme på en akutstue på plejehjemmet i stedet for på hospitalet

hvordan vi sikrer at de ældre får den optimale pleje og den største sikkerhed samt hvordan vi sikrer at plejehjemmene implementerer hygiejnestandarder

nedlæggelsen af det national forebyggelsesråd kan jo lyde lidt mærkeligt når man som regeringen vil lægge meget vægt på dette område men vi kan så samtidig

til gavn for danskernes generelle sundhedstilstand det vil vi glæde os til at se

det sidste punkt i lovforslaget

vi tilslutte os da det drejer sig om en sammenlægning af sekretariatsfunktionerne

dele af forslaget da vi mener det er fornuftige og velovervejede steder man vil spare men vi vil afvente udvalgsarbejdet for at høre hvordan ministeren vil sikre vores ældre og syge på vores plejehjem de skal ikke stilles ringere

hersom som radikal ordfører

i det radikale venstre mener vi at man altid skal bestræbe sig på at gøre tingene smartere at tilrettelægge arbejdsgange og indrette organisationer så vi får mest muligt ud af ressourcerne

sådan at vi til stadighed kan få flere resultater ud af færre ressourcer den tankegang er ikke mindre aktuel i en krisetid hvor riget fattes penge

også ministerierne og deres organisationer må holde for de ændringer der med nærværende lovforslag foreslås af sundhedsloven og lov om det etiske råd skal ses i det lys for selv om der er tale om effektiviseringer der skal medvirke til at sikre besparelser på ministerområdet

er der efter vores overbevisning også meget ræson i de forskellige forslag der samlet fremsættes

lovforslaget i det radikale venstre har vi således den opfattelse at vi bør digitalisere alle de arbejdsgange vi overhovedet kan det frigør arbejdskraft når ændringerne er implementeret det reducerer antallet af fejl og det muliggør at man kan bruge relevante data i flere forskellige sammenhænge vi kan derfor varmt støtte at digitalisere lægers ansøgninger om individuelle tilskud sådan som det foreslås der kan givetvis også hentes besparelser og muligvis findes synergier ved at sammenlægge sekretariaterne for det etiske råd og den nationale videnskabsetiske komité det er i den sammenhæng væsentligt for det radikale venstre at sammenlægningen ikke ændrer på det forhold at det etiske råd er et uafhængigt råd det giver også god mening at målrette sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg

plejehjem efter en stærkere behovsvurdering det er helt parallelt

den udvikling som for eksempel også har fundet sted inden for fødevarekontrollen hvor der lægges større vægt egenkontrol tidligere besøg

risici mens der lægges mindre vægt på rutinemæssige besøg det fremhæves også i høringssvaret fra dansk selskab for patientsikkerhed at forpligtelsen til at indrapportere utilsigtede hændelser på det kommunale område har langt større potentiale med hensyn til forbedring af patientsikkerheden end de regelmæssige tilsyn det betyder selvsagt ikke at der overhovedet ikke skal være tilsyn men vi kan målrette indsatsen og

gøre op med den tendens der har været til at svaret på hvert eneste medieindslag om enkeltbegivenheder på et enkelt plejehjem i kongeriget

alle plejehjem i hele landet vi skal fokusere der hvor der er mest behov og følge op

der giver mulighed for at udstede påbud

de plejehjem der ikke følger op på de mangler

konstateret ved tilsynet det er vores vurdering at man i den sammenhæng kan udnytte embedslægernes ressourcer bedre ved at samle enhederne i tre centre også selv om det betyder lidt længere transporttid for lægerne end i dag endelig omfatter forslaget en nedlæggelse af det nationale forebyggelsesråd nedlæggelsen er ikke et udtryk for en spareøvelse men derimod et udtryk for at regeringen ønsker at styrke forebyggelsen ved at ændre på organiseringen og ved at tage en række initiativer herunder

at fastlægge nationale mål for forebyggelse som det fremgår af regeringsgrundlaget og at etablere et forebyggelsespanel som ministeren vil kunne mødes med og trække på

er en del af regeringens plan for effektiv

i staten og det fremgår også af finansloven for to tusind

bare kort skitsere det fem pinde i det her lovforslag der digitaliseringen af lægers ansøgninger det tror jeg ikke der har været en stor diskussion om og jeg tror også der

udvikling af tilpasning af sundhedsstyrelsens struktur

synes jeg også det er vigtigt at understrege at der fortsat også vil være embedslæger

det jyske det har der i hvert fald været en vis bekymring for

lægger op til at fastholde i hvert fald to embedslægefunktioner i i jylland derudover

sammenlægningen af sundhedsstyrelsen og

forstå på den tidligere sundhedsminister at det sådan set også

et initiativ den tidligere regering har overvejet

det har været en korrekt måde det er foregået på jeg er af den opfattelse at der har været udfordringer i lægemiddelstyrelsen og det tror jeg har fremgået ganske klart også i de

derudover er det også vigtigt synes jeg

radikale ordfører var inde på nedlægges

er ikke et udtryk for at regeringen ikke prioriterer forebyggelse højt det gør regeringen og regeringen har en meget ambitiøs plan på forebyggelsesområdet det er også baggrunden for at man har igangsat et langt og

i foråret som vil udmønte sig i at regeringen kommer med en national strategi for forebyggelsesindsatsen i løbet af to tusind og tolv endelig er der sammenlægningen af sekretariaterne for det etiske råd og den nationale videnskabsetiske komité

at der er en kontrol med plejehjemmene det er også baggrunden for at regeringen selvfølgelig vil følge det her nøje

muligheder for at følge op med forbud og påbud i tilknytning til tilsynssager hvor der er konstateret mangler

naturligvis også at det er klogt at tænke over hvordan man bruger pengene på

besparelser kan sagtens være fornuftige især hvis de går ud på at

forslag der går ud på at læger fremover skal søge om tilskud til lægemidler digitalt

skal være med henblik på at lægerne kan søge tilskud skal være en hjælp og en aflastning for lægerne og ikke en belastning som som vi jo desværre har set ved nogle tidligere forsøg

at udvikle it systemer i sundhedsvæsenet men jeg kan se ud fra

forslaget at det har man også gjort sig nogle

er fortrøstningsfuld i forhold til at det sagtens kan lade sig gøre at udvikle systemer som rent faktisk vil kunne give en gevinst

fagmedarbejderne i sundhedsvæsenet i det daglige forslaget om at nedlægge det nationale forebyggelsesråd synes

jeg også er fornuftigt og det er er jo ud fra samme tankegang som flere andre har været inde på

når vi alligevel synes det er fornuftigt at nedlægge det nationale forebyggelsesråd hænger det sammen med at rådet ikke har formået at løfte debatten eller indsatsen på forebyggelsesområdet til gengæld venter vi os

meget af at den nye regering har understreget i regeringsgrundlaget at de vil prioritere forebyggelsesområdet i det hele taget langt langt højere end det tidligere har været tilfældet

forslaget som vedrører embedslægeinstitutionen

målretning og tilpasning af tilsyn på plejehjem har jeg også tidligere spurgt ind til i et udvalgsspørgsmål

specifikt i forhold til embedslægeinstitutionen og jeg jeg vil følge op på noget af det der har været rejst tidligere i debatten fra vores side er det også uhyre vigtigt at tilsynet med plejehjem ikke bliver ringere end det er i dag men fortsat er af høj kvalitet derfor er det også et

herunder hvilken rolle utilsigtede hændelser og anmeldelser af dem spiller og embedslægernes funktion nu hvor organisationen af embedslægerne bliver anderledes det fremgår også af lovforslaget at den forventede besparelse på det her område er

kroner om året fra to tusind

under udvalgsarbejdet finder frem til at de indvendinger som er i høringssvarene og den bekymring som der rejses i høringssvarene

skal imødekommes så tror jeg også godt at det ville kunne lade sig gøre med det forholdsvis

til store dele af forslaget opbakning herfra og så vil vi som flere andre har nævnt følge spørgsmålet omkring

flere partier herunder venstre og dansk folkeparti der er tale om et

det indeholder blandt andet digitalisering af lægernes ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler

en rigtig rigtig god idé som den radikale ordfører sagde kan øget digitalisering frigive arbejdskraft og ressourcer og det finder vi rigtig

finder vi det jo morsomt at en regering som

nedlægge det nationale forebyggelsesråd og vil erstatte det med to møder om året med eksperter

forebyggelsesindsatsen

selv ligge og rode med men overordnet set

den geografiske placering men det må vi jo tage i

at jeg synes det har været en ualmindelig kort høringsfrist som en række aktører har fået tildelt

det er jo heller ikke på nogen som helst måde rimeligt over for dem som skal

svar og komme med nogle kvalificerede bud på forbedringer

får så få dage som de har fået i den her høringsperiode så jeg håber

vil oppe sig på det her område og leve op til det som er beskrevet i regeringsgrundlaget

god regeringsførelse til selve forslaget

at det konservative folkeparti også er tilhængere af en mere effektiv administration herunder at

anvende ny teknologi som for eksempel digitalisering

være med til at styrke patientsikkerheden og være med til at sikre en hurtigere sagsbehandling det hilser vi meget velkommen

det vil sige primært rettet mod de plejehjem hvor der er fundet nogle alvorlige fejl og mangler der har betydning for patientsikkerheden det er i sig selv meget godt at at man

der er problemer men vi bliver også

forholde os til at den seneste rapport fra sundhedsstyrelsen plejehjemstilsynet to tusind og ti viser at der er fejl og mangler på en lang række af de plejehjem som man har undersøgt

var der otte procent af plejehjemmene hvor der var nogle alvorlige fejl og mangler

man går ind og prøver at se på hvordan man kan

tilsyn særlig de steder hvor der er problemer men spørgsmålet er hvordan

de plejehjem hvor der er problemer det fremgår ikke klart af lovforslaget hvordan man vil sikre det og det er helt klart noget som vi skal kigge på under

herunder vil det jo være interessant at se på muligheden for at arbejde mere systematisk med rapportering af utilsigtede hændelser hvilket kan være mere effektivt end nogle tilsyn som ikke fanger problemer og mangler dansk selskab for patientsikkerhed fremhæver

netop det i deres høringssvar og vi ved jo fra sundhedsvæsenet at man faktisk har nogle rigtig gode erfaringer med at rapportere utilsigtede hændelser og handle på dem så nogle af de erfaringer bør man kunne overføre til plejehjemmene

hvorvidt man kan anmode om tilsyn

i danske danske regioners høringssvar herunder hvilken personkreds der kunne bede om et tilsyn

tilsyn om året i ministerens svar på mange af de bekymringer som

det fremhævet at det her lovforslag skal ses i sammenhæng med et andet lovforslag

ministeren for sundhed og forebyggelse snart vil fremsætte

dette lovforslag også var fremsat nu så man ligesom kunne forholde sig til hvad man egentlig forventer at kunne gøre for at kunne leve op til et mere behovsbestemt tilsyn med vores plejehjem men alt det får vi jo rig lejlighed

at drøfte i udvalget herunder hvordan ministeren har tænkt sig at de her tilsyn skal kunne leve op til det behovsbestemte og det er noget som vi vil interessere os meget for

men vi har behov for at dykke mere ned i særlig det med

før vi kan give vores endelige tilsagn

er bred enighed om at

skal gennemføre en form for effektiv administration det lå også i den tidligere regering at der skulle ske en besparelse i samtlige ministerier og det er jo i virkeligheden det

så det ikke betyder at danskerne får

og det er også i forlængelse af det det her lovforslag skal ses

gerne sige tak for de positive tilbagemeldinger til ordførerne så

de konservative havde en bemærkning om

det er optimalt med en høringsperiode på syv dage

at mange af dem der er høringspart i den her sag har afgivet høringssvar og dermed også været med til at kvalificere den debat vi har

sige noget om hvordan man har set

høringsfrister i den tidligere regering

at dem der er høringsberettigede faktisk har reageret og det synes jeg er positivt omkring embedslægeinstitutionerne som alle ordførere også var inde på

det vi lægger op til i lovforslaget

der er tale om at de her skal reduceres

det er en besparelse vi hurtigt får ind ved at reducere driftsudgifterne

ikke det er fordi vi laver en opdeling af

ikke man skal skære alle plejehjem over én kam og sige at det er nødvendigt at vi hele tiden holder øje med dem det er den ene

ved også det betyder noget hvilken ledelse man har på det enkelte plejehjem vil opleve at fordi de kan finde ud af det

jeg tror at det man skal være opmærksom på i den her debat

hygiejne så

være altså hvordan det vil se ud hvor de her

er sådan set enig med venstres ordfører i

at der ikke sker en centralisering og at alt ender i vores største byer

vi har gennemført i sundhedsministeriet jo i virkeligheden har betydet at det hovedsagelig er i københavn besparelserne slår igennem det skal man være opmærksom på så på

for storebælt

set godt gå ind i en nærmere drøftelse af men jeg mener egentlig at det er uhensigtsmæssigt at vi diskuterer den konkrete

meget lokalpatriotisme i den her debat men jeg er indstillet på at vi ikke taler

men den diskussion kan vi jo også tage i udvalgsarbejdet

det nationale forebyggelsesråd

set ikke fortsætte det der har været vigtigt for regeringen

er at vi styrker forebyggelsesindsatsen her i danmark og jeg noterede mig at venstres ordfører

i virkeligheden er at vi sørger for at samle kræfterne på forebyggelse og har et mere helhedsorienteret syn på

det der har været vigtigt for os har sådan set været at

nogle folk der næsten aldrig mødes eller

det ved at sikre at der er nogle mennesker der kontinuerligt mødes og

en måde at styrke forebyggelsen på for det er en prioritet for den her regering så har jeg noteret mig at jeg

nogen der har haft nogen kritiske bemærkninger om

af sekretariatsfunktionerne i de to råd og det synes jeg er

det der mest har været problematikken har været omkring embedslægeinstitutionerne jeg noterede mig også at enhedslisten

jeg er glad for at enhedslisten mener at det er belyst i materialet ellers må vi tage yderligere spørgsmål

sørge for at tingene går mere

ikke at oprette endnu en en

det der står i lovforslaget og det der lægges op til

der bliver fulgt op på store dele af de ting der blev rejst igennem

ikke er en markant reduktion i antallet af embedslægeinstitutioner at gå fra fem til tre så ved jeg næsten ikke hvad man skal definere som værende

på forhånd ministeren sagde at man hører hvad venstre siger men kunne ministeren så ikke også kommentere det spørgsmål jeg rejste i min ordførertale nemlig om man vil være villig til også at give folketingets partier indflydelse på

fremtidige placering af de tre kontorer hvis det er

skal kunne støtte denne del af lovforslaget

jeg tror det er uhensigtsmæssigt at vi får en diskussion i

jeg vil gerne give lovning på at

vi sidder og opfinder alle mulige

ting og sager og de byer som ministeren nævnte var nok ikke nogen af dem vi havde i tankerne der er jo allerede i dag

forholdsvis god regional spredning hvis vi også skal tage hele diskussionen om yderområder ind i debatten altså en af dem er

jeg kunne måske godt tænke mig at ministeren blev lidt mere konkret

til om man sammen med det her lovforslag

fremgår af lovforslaget her i forhold til de placeringer som der så måtte blive truffet beslutning om på et senere tidspunkt

pejle sig lidt mere ind på hvor de fremtidige geografiske placeringer skal

være givet at det er i de tre største byer

centralt for os hvis vi skal kunne støtte

afsluttende bemærkninger at vi hører det venstre siger i forhold til de tre største byer

jeg så den yderligere præcisering

kommer jeg med her i folketingssalen og det

i det videre arbejde grunden til at jeg ikke vil indkalde en ordførerkreds og diskutere de konkrete byer skyldes måske mine erfaringer fra trafikområdet hvor jeg har diskuteret omfartsveje

hvor vi helt konkret måske har haft en tendens

også at blande folks valgkredse ind i debatten det synes jeg er

ikke er valgt vest for storebælt så

ikke de motiver i skoene men jeg tror det er meget godt at man siger kan vi få en principiel drøftelse af det

set indstillet på jeg hører at det er nogle af de samme principper vi er enige

være de tre største byer i danmark det kan vi godt tage en diskussion af

hensigtsmæssigt i landet jeg vil bare ikke ind i en diskussion om de konkrete byer

tage en principiel debat om

os ret i at det havde været mest hensigtsmæssigt at

i forhold til hvordan man kan håndtere det med

selskab for patientsikkerhed at det faktisk har været med til at sørge for

at man arbejder med de utilsigtede hændelser

i det kommende lovforslag at sikre

min hensigt det andet lovforslag som er en ændring af sundhedsloven er fremsat i dag

stykke tid så der har sådan set

at kigge i det andet lovforslag i sammenhæng med den her debat

påpeger er problemet jo hvordan

er problemer på det enkelte plejehjem

og hvilken personkreds der vil kunne anmode om et tilsyn

det er at det konservative folkeparti også er bekymret for om

kontinuerlighed i at vi ved at det er et godt plejehjem og at

vi ønsker er selvfølgelig at det er muligt

en udskiftning af ledelsen som er uhensigtsmæssig men

er kommunernes ansvar at føre tilsyn med vores plejehjem og sørge for at de ældre har nogle gode

forhold at leve under men man kan jo anmelde

man mener at der er behov for et tilsyn på et plejehjem

er

tilsyn med landets plejehjem jeg tror at det er vigtigt at vi ligesom adskiller tingene det er jo ikke ikke embedslægerne alene der skal sikre en god standard ude på vores plejehjem jeg er helt enig med ordføreren i at det er vigtigt at vi har opmærksomheden

jeg sige at det vil

af embedslægerne på plejehjemmene såfremt

man har mistanke om at det ikke

den mistanke kan man jo få meddelt af næsten hvem som helst

år og det skal man også være obs på

er at at tilsyn alene

løser alle problemerne ude på på plejehjemmene jeg tror også at det man

er at sætte spørgsmålstegn ved om

så skal man tale med ledelsen på plejehjemmet og involvere dem lokalt

jeg tror ikke at embedslægerne kan løse alle de udfordringer vi har ude på landets plejehjem

og at den rette behandling

sygehusvæsen

det vil være særlig befordrende for at finde løsninger på de problemer der

jeg vil gerne understrege at det er kommunernes ansvar og det

jeg tror at det er vigtigt at vi holder i hævd at dem der

nemmest kan løse de problemer borgerne oplever i deres hverdag

vi jo stadig væk have embedslægeinstitutionen

stadig væk have embedslægerne der kommer på besøg en gang om året

fortsat komme en gang om året

nødvendigt men hvor man alligevel gerne vil holde øje med situationen

der tror jeg at ordføreren og jeg er enige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

på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den tiende april to tusind og tolv først giver jeg ordet til ordføreren for forespørgerne fru sophie

her forespørgselsdebat er egentlig simpel nemlig

bede sundhedsministeren om at redegøre for regeringens planer om at afskaffe patienternes ret til hurtig behandling inden for en måned for i stedet at indføre såkaldte differentierede ventetider efter massivt pres fremlagde socialdemokraterne og sf jo i folketingsvalgkampen en detaljeret men alligevel måtte vi forstå foreløbig liste over alle de mange forskellige patientgrupper som ifølge partierne ikke længere skulle være omfattet af behandlingsgarantien på en måned listen omfattede både patienter med forstørret prostata patienter med problemer i bevægeapparatet som for eksempel gigtplagede knæ patienter med åreknuder hvis de var uden sår og mange mange flere i valgkampen måtte vi endda forstå at der var tale om en foreløbig liste det her var eksempler på patientgrupper

ret til hurtig behandling ville blive fremlagt efter valget

ministeren efter seks måneder i regeringskontorerne om at svare på

simpelt spørgsmål om hvilke patienter der ifølge regeringen skal vente længere herunder hvor længe de maksimalt skal vente før end de måske måske ikke får retten til at kunne vælge ventetiden fra ja i virkeligheden spørger vi jo blot regeringspartierne om de mener hvad de mente i valgkampen set i lyset af de mange brudte løfter og kovendinger der har været fra regeringspartierne efter valget

kan man selvfølgelig godt mene at det i sig selv er et helt urimeligt spørgsmål

bede regeringen om at redegøre for hvorvidt de rent faktisk vil gennemføre det samme efter valget som de lovede før valget ikke desto mindre er det selvfølgelig vores klare håb at regeringen også på det her område vil begå løftebrud og dermed droppe sine planer om at forringe danskernes ret til hurtig behandling inden for en måned man kan altid have

håbe om end vi nok desværre har vores tvivl ikke om at regeringspartierne i næste måned vil gennemføre noget andet end det de

interessant i denne sammenhæng er dermed at få at vide hvilke konkrete grupper af patienter der ikke længere skal have ret til hurtig behandling inden for en måned

herunder hvor mange måneder patienterne maksimalt skal vente

regeringen allernådigst vil tillade at de kan få lov at blive behandlet på et privathospital hvis det offentlige ikke selv kan levere behandling

ministeren og regeringspartierne i dag er i stand til at levere nogle klare svar det fortjener danskerne selv om vi ikke synes at danskerne fortjener længere ventetider eller for den sags skyld øget ulighed i adgangen til hurtig behandling som jo desværre er konsekvensen af regeringens ideologiske felttog mod patienternes ret til som i dag at kunne stemme med fødderne og dermed

minister for sundhed og forebyggelse til besvarelse af

danskerne skal kunne føle sig trygge ved og have tillid til sundhedsvæsenet hvis man bliver patient skal man være sikker på at man får den behandling man har brug for

udredningen som er grundlaget for overhovedet at stille en diagnose skal ske så hurtigt som muligt det er vigtigt for

afklaret man har brug for at vide hvad man fejler regeringen vil derfor give nogle klare rammer der med det sigte løfter kvaliteten i patientforløbene for de danske patienter vi vil et reelt systemskifte

spørgerens formulering patienternes ret til hurtig behandling inden for en måned

blive behandlet inden for en måned

tale om i de regler som den tidligere regering fik indført

hvis ventetiden i det offentlige overstiger en måned

således kun en ret med realiteter

patienter nemlig typisk kirurgiske patienter med mindre alvorlige sygdomme

udvidede frie valg kun et tilbud til de patienter har en sygdom som private aftalesygehuse behandler det efterlader selvsagt store grupper af patienter udenfor

som elastik i metermål umiddelbart

brug af det udvidede frie sygehusvalg efter en måned men der bliver først tale om en rettighed når er afklaret hvad man fejler

meget fornuftigt men det nuværende system er indrettet sådan at patienten kan risikere at skulle lægge

som patienten skal gennemgå

ingen tidsramme for udredningen

to diagnostiske undersøgelser som for eksempel en blodprøve og en ct scanning kan risikere at

foretaget flere diagnostiske undersøgelser i en udredning

en måneds garantien har ført til et sundhedsvæsen hvor fagligheden måske har været tvunget til at bøje af for et uprioriteret efterspørgselspres

med det samme men i

sundhedsvæsen hvor ressourcerne er knappe bliver vi nødt til at prioritere

ventetiden kan betyde en forværring af sygdommen skal behandles

der kunne tilbyde dem en hurtig operation jeg tror ikke

i to økonomiaftaler skrive

læse at den tidligere regering ville undgå indikationsskred

patienten det vil give mest sundhed for pengene så vi får et sundhedsvæsen hvor kvalitet og produktivitet går hånd i hånd vi har brug for et systemskifte

sygeplejerskerne og til dem der driver sygehusene de siger samstemmende

en måneds fristen blev suspenderet i perioden fra efteråret to tusind og otte til sommeren to tusind og ni som følge af strejken blandt sundhedspersonalet i foråret

privathospitalerne blandt andet baseret på den lægefaglige vurdering af sygdommens alvor helt overordnet delte nogle regioner patienterne op i dem

i tre måneder derudover begyndte regionerne i langt højere grad end tidligere at anvende udbud

at differentierede ventetider til behandling sikrede at de mest syge blev behandlet først og derudover at suspensionen var forbundet med en stor besparelse

det førte ifølge regionerne til en samlet besparelse på omkring tre hundrede million kroner

som regionerne have de mest syge behandlet først

der skal ske en prioritering af patienterne på et fagligt grundlag hvor der tages udgangspunkt i patienten patientens sygdom

systemskiftet bør bestå i at patienterne skal have en hurtigere diagnose så den rigtige behandling kan igangsættes efter patientens behov og det skal en ny rettighed være med til at understøtte

hvis de offentlige sygehuse ikke kan nå det inden for en vis frist

til udredning inden for en afgrænset periode

en hurtig udredning har ofte afgørende betydning for en vellykket behandling og

eller få en hurtig afklaring af sygdommens alvor

og så kan vi love dem at udredningerne bliver effektive sammenhængende og hurtige forløb af høj kvalitet for eksempel med afsæt i de såkaldte diagnostiske centre vi vil simpelt

kræftområdet til andre patientgrupper

sygehuset fremover skal tage ansvar for patienten og vi undgår derved at patienterne bliver kastebolde i sundhedsvæsenet

eventuelt skal behandles skal lægen

eller i gruppen for mindre alvorligt syge

med forskellige tidsperspektiver

at de mest syge skal behandles først og hele arbejdet med at differentiere patienter i alvorlig og mindre alvorlig sygdom vil kunne understøttes af de nationale kliniske retningslinjer som vi afsatte firs million kroner til over fire år på finansloven for to tusind og tolv

så naturligt at komme ind på hvor lang tid en patient med grå stær forstørret prostata problemer i bevægeapparatet og så videre kan forvente at skulle vente svaret er at det afhænger af den konkrete lægefaglige vurdering ventetiden sættes ikke kun af lægerne for vi tager

at patienten ikke er alvorligt syg så kan patienten godt tåle at vente lidt længere end

inden retten til udvidet frit valg træder i kraft

alvorlige og mindre alvorlige det afhænger

det kan lægen sammen med patienten og det skal ske inden for nærmere fastsatte patientrettigheder

fokusere på at behandle de mest syge

vi sikre en hurtig udredning hvor patienten

tredje fastholder vi endelig patientens ret til et udvidet frit valg dog med differentieret frist

regionerne diskutere enkelthederne i den konkrete model vi kommer med derudover vil vi lytte til de faglige argumenter og endelig vil vi følge danskernes ønsker om at de mest syge

nogle dogmer og give patienterne mere lige vilkår

hvor de mest syge kommer først uafhængigt af om de tilfældigvis fejler noget som et privathospital kan behandle

og det er ordføreren for forespørgerne fru

ministerens eget parti sammen med socialdemokraterne var i stand til at fremlægge sådan en detaljeret liste jeg tror oven i købet at det var på dag elleve i valgkampen

som ifølge partierne ikke længere skulle være omfattet af en behandlingsgaranti på en måned

engang i dag i stand til at oplyse hvilke patienter det konkret drejer sig om og hvor mange som fremover ikke skal have muligheden for at kunne vælge ventetiden fra efter en måned hvis man så i stedet forsøger at finde noget der bare ligner et konkret svar i regeringsgrundlaget så er det jo ikke fordi man bliver voldsomt meget klogere her fremgår det godt nok som ministeren også understregede i sin besvarelse at de mest alvorlige lidelser skal behandles hurtigere end andre lidelser og at regeringen derfor vil indføre differentierede behandlingsventetider

offentligheden og jeg citerer

på en kræftsygdom og en springfinger

det derfor må være rimeligt at differentiere ventetiden af behandlingen det lyder umiddelbart vældig fornuftigt at patienter med kritiske livstruende sygdomme som for eksempel kræftpatienter skal behandles hurtigere end andre sygdomme

mange år hvor den tidligere vk regering sammen

blandt andet indførte akut behandling af livstruende sygdomme som kræft og hvor vi har fremsat maksimale ventetider i lovgivningen og gjort det til en del af pakkeforløbene på kræftområdet som omfatter hele forløbet fra begrundet mistanke om kræftsygdom det samme gælder i øvrigt for så vidt angår de alvorligste hjertesygdomme så svaret til sfs ordfører må være at man skal være ærlig og sige at der er forskel på en kræftsygdom og en springfinger

og i øvrigt ikke mindst at sætte handling bag

eller for den sags skyld akutte kirurgiske

hvis de vel at mærke har behov for akut

ved festlige lejligheder giver udtryk for det modsatte man kan derfor

og dermed patienternes ret til hurtig behandling inden for en måned er en helt unik patientrettighed som både giver valgfrihed og lighed i sundhedsvæsenet valgfrihed fordi patienterne har friheden til at kunne vælge ventetiden fra i stedet for

og lighed fordi alle uanset pengepung har ret til hurtig behandling hvis det offentlige ikke selv kan levere behandling

patienter der har benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg retten til hurtig behandling har samtidig betydet at den gennemsnitlige ventetid er faldet med otte og tredive dage siden to tusind og et det svarer til at ventetiderne under den tidligere vk regering er faldet med mellem fem og tredive og fyrre procent

og det er en udvikling som vi i venstre gerne ser også skal fortsætte i årene

kender vi så ganske udmærket

vigtigere at bekæmpe privathospitaler end ventelister

kunne springe de alenlange køer over mens andre blot måtte vente vente og vente

og det er vi faktisk stolte af vi ønsker os ikke tilbage til den tid

at få lov til at vente eller som formanden for gigtforeningen for nylig skrev i et debatindlæg og jeg citerer vi stiller os fuldstændig uforstående

at visse typer gigtsygdomme

der skulle stilles tilbage i køen

og vi ved at hvis mennesker i en bestemt patientgruppe bliver sat bagest i køen risikerer de at blive stående dér

at kun en behandlingsgaranti kan presse de

acceptabelt niveau behandlingsgarantien er

til sidste plads i køen

til at gigtforeningen skriver som de gør de repræsenterer nemlig mennesker som ved

vil sige når man som patient må lever længere med smerter alvorlige funktionsnedsættelser sygemeldinger og risiko for udstødelse fra arbejdsmarkedet det mest paradoksale er

venstre dansk folkeparti liberal alliance og de konservative

folketinget konstaterer at patienternes ret til hurtig behandling inden for en måned er en helt unik patientrettighed som både giver valgfrihed og sikrer lighed i sundhedsvæsenet alle uanset pengepung har ret til hurtig behandling efter lægefaglig vurdering og mere end firehundrede og tredstusind patienter har benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg folketinget konstaterer endvidere at regeringen tilsyneladende er mere optaget af at færre patienter skal på privathospital end de er interesseret i at flere patienter behandles hurtigt og effektivt folketinget konstaterer

et b hold i sundhedsvæsenet hvor det kun er dem med økonomien i orden som vil kunne springe ventelisterne over det vil dels betyde øget ulighed i adgangen til hurtig behandling

samt øgede offentlige udgifter til for eksempel sygedagpenge folketinget opfordrer regeringen til at bevare patienternes

eller en knap så alvorlig sygdom

som gør brug

en diagnose der handler om slidgigt

behandling er meget meget vigtigt

fuldstændig at kopiere det som den tidligere regering ville i forhold til at sikre hurtig udredning

det vi kan blive enige på det punkt så skal der i mindste ikke ske en forringelse

er jo når det kommer til behovet for behandling

at man skaber et a

der bliver stillet tilbage i køen jeg behøver vel ikke citere formanden for gigtforeningen igen

til enhver tid vil kunne købe sig til retten til hurtig behandling

at cirka halvfjerds procent af patienterne i sundhedsvæsenet

de akutte kirurgiske patienter

er dog trods alt vigtigere at vi nu bruger nogle ressourcer på at sikre hurtig udredning

skal behandles når jeg siger vi eller patienterne mener jeg også de psykisk syge

uanset størrelsen

i dag og når vi på nogle områder ser lange ventetider

at at kunne vælge lange ventetider fra hvis det offentlige ikke selv kan levere behandling

optaget af at danskerne hurtigt skulle blive raske at de hurtigt skulle vende tilbage til arbejdsmarkedet

blive opereret hvis de har behov for det

altid behøver at være operation

jo også her en af ordførerens meget store misforståelser

en sammenhæng imellem det udvidede frie sygehusvalg og så det

at nu tager man det her eksempel med en springfinger

jo bare glemmer at fortælle at der hvor der er en konkurrence og dermed hvor det offentlige har fokuseret midlerne hen

at gøre det det har man set ske systematisk det har statsrevisorerne og

i lang tid at man fra venstres side ideologisk

hun har haft kontakt med som har sagt at det udvidede frie

er en god ting selv den konservative tidligere sundhedsminister

at en differentieret behandlingsgaranti var rigtig det synes de faglige organisationer og det synes patientorganisationerne det har vi lyttet til og det er baggrunden for

ikke påstanden om at de private

sundhedsministeriet og finansministeriet der afgav et høringssvar til rigsrevisor har ændret mening til indholdet af de høringssvar

det tror jeg ikke men lad os da endelig teste det

det er en socialdemokrat der er formand der går ind for at patienterne selvfølgelig sikres rettigheder

så vi fokuserer midlerne hen

et af de områder som helt specifikt

målrettet prioritering af midlerne

hvis ventetiden i det offentlige overstiger en måned er

at en sygdom som det private sygehus

helt oplagt selv for en socialdemokrat

lighed når alle uanset størrelsen af deres pengepung

hvis det offentlige ikke kan levere en behandling inden for en måned

foreligger et alternativ et andet sted

det er en skidt ting at der nogle gange er et alternativ til det offentlige målet

at det offentlige skal have monopol på al behandling

det er ikke en vision vi deler vi ønsker at sætte patienterne før systemerne

at firehundrede og tredstusind patienter har benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg

til at skabe lighed i sundhedsvæsenet

til at handle om hvilke sygdomme det er man

har nævnt tidligere nemlig det

der er for de

er jo desværre sådan at danmark stadig har en overdødelighed når det gælder kræftsygdomme

man kræft det kræver en udredning og det kan

det kan være symptomer som at man har feber ondt i maven eller hovedpine

jeg mener at behandlingsgarantien er

af livstruende sygdomme som kræft hvor vi har fået fastsat maksimale ventetider i lovgivningen og gjort det til en del af pakkeforløbene på kræftområdet som jo i øvrigt omfatter hele forløbet fra begrundet mistanke

men vi er bestemt ikke i mål og det er også derfor det er afgørende at de kæmpestore fremskridt vi har opnået på kræftområdet og

bliver fastholdt i årene fremover

det ganske enkelt ikke korrekt at de områder som ordføreren nævner skulle være blevet forfordelt på bekostning af kræftområdet jeg vil næsten sige snarere tværtimod kræftområdet er jo isoleret set et af de områder

prioriteret suverænt flest midler til

blevet prioriteret med et hav af initiativer der er blevet iværksat

unødvendig ventetid for patienterne

er en begrundet mistanke tror jeg det ville kvalificere udredningsforløbene

ekspertisen i for eksempel diagnostiske centre og dertil har

af kræftpatienterne vi har nået enormt store resultater på kræftområdet jeg tror det var formanden

på et tidspunkt udtalte nu har danmark fået en kræftbehandling i verdensklasse vi er på vej så er det korrekt at vi fortsat har udfordringer på kræftområdet der er stadig mange ting der skal

man frigør ved at lade folk vente længere

til danskerne i stedet for at sikre dem en hurtig behandling der kan sikre en tilbagevenden til arbejdsmarkedet jeg kan ikke se fidusen hvor er

at man bliver mere rask af at stå på venteliste

det bliver billigere af at man ikke kommer hurtigere

gennemsyret synes jeg af en opfattelse af at den nuværende ventelistegaranti på en måned skulle være en fordel for alle danskere så vil jeg spørge fru sophie løhde om det

hende at ikke bare en række faglige organisationer lægeforeningen dansk sygeplejeråd og flere men også landets førende sundhedsøkonomer og for den sags skyld fremtrædende medlemmer af de tidligere regeringspartier nemlig den tidligere sundhedsminister jakob axel nielsen og regionsrådsformand

kritiske over for behandlingsgarantien hvorfor fordi den kun omfatter isolerede grupper

vi bruger ressourcerne på det bliver fremstillet som om det er gratis at gå til et privathospital

anden vis og det går ud over de patientgrupper som fejler komplicerede ting og hvor det ikke

at stille diagnosen og hvor det kan være svært at få dem udredt

jeg kan tale på vegne af venstre og her er vores holdning klar

med det udvidede frie sygehusvalg som vi kender det i dag

potentielt

at såfremt det offentlige selv er i stand til at levere hurtig behandling

at kunne stemme med fødderne og dermed vælge ventetiden fra hvis det offentlige har en aftale med nogle aktører om at levere behandlingen det

patienterne og jeg kan ikke forstå hvorfor man skulle være så optaget af at bekæmpe det det vidner jo netop om en regering der er mere optaget af at bekæmpe privathospitaler

eget medlem carl holst der er regionsrådsformand i region syddanmark

har udtalt til jyllands posten i

det giver ikke nogen mening at operationer for stritører åreknuder eller visse fedmeoperationer skal have samme prioritet som hjerte eller kræftoperationer det er ikke realistisk at alle patienter kan behandles inden for en måned på et offentligt sygehus derfor bruges mange offentlige midler vores alle sammens midler

mere effektivt i det offentlige sygehusvæsen

nu kan jeg ikke huske hvilke specifikke sygdomme der blev nævnt springfingeren skal behandles før kræftpatienten eller hjertepatienten

som sikrer nogle helt særlige forløb for livstruende lidelser dermed er

vi har en vision om et sundhedsvæsen

en vision der handler om fri og lige adgang til sundhed ud fra en lægelig prioritering af hvilken patient der har mest behov i et demokratisk forankret sundhedsvæsen med direkte valg til vores regioner i den socialdemokratisk ledede regering mener vi at de mest syge skal behandles først retten til behandling efter en måned som den i dag er udformet ventetidsgarantien som

er med til at skævvride prioriteringen i sundhedsvæsenet til fordel for mennesker med lettere lidelser og ukomplicerede forløb dels fordi det primært er disse grupper der kan bruge det udvidede frie sygehusvalg dels fordi de offentlige sygehuse i de sidste år har udvidet kapaciteten for at holde på disse patienter så der fokuseres mere på økonomi end på patienternes forskellige behov for hurtig behandling

ventetidsgarantien behandlingsgarantien kært barn har mange navne efter bare en måned som mange kender den omtalt giver ikke tilstrækkelig mulighed for at ekspertise arbejdskraft og penge kan prioriteres så patienter med alvorlige eller invaliderende sygdomme får den rettidige og nødvendige behandling i sundhedsvæsenet

på en måned at det politiske fokus under den tidligere højreorienterede regering i al for høj grad har været på ventetiden til behandling frem for den samlede tid patienten har været undervejs i et sygdomsforløb det er galt fordi ventetiden til de forundersøgelser som skal give svar på

patienterne fejler fortsat kan være flere måneder

man får hurtig behandling kan man sagtens have haft et langt behandlingsforløb fordi man har ventet og ventet

den ene undersøgelse efter den anden inden nogen fandt ud af hvilken behandling man skulle have derfor foreslog socialdemokraterne også sammen

og radikale før valget at patienterne skal have krav på udredning inden for en måned kortere ved mistanke om alvorlige sygdomme og ingen ventetid ved mistanke om livstruende sygdomme forslaget er det i det store hele gengivet i regeringsgrundlaget

måned skal praktiserende læger og andre henvisende læger have mulighed for at kunne henvise direkte til undersøgelser på sygehusene i dag kræver sygehusene i mange tilfælde at se patienterne først og selv henvise til undersøgelser men i nogle tilfælde kan det være vanskeligt for den praktiserende læge at sende patienterne til de rigtige undersøgelser fordi symptomerne er for uklare problemet betyder i værste fald at patienter med uklare symptomer kommer til at cykle rundt i sundhedsvæsenet i lang tid inden nogen

finder ud af hvad de fejler og for patienter med livstruende sygdomme eller sygdomme der udvikler sig drastisk i løbet af kort tid kan det være afgørende for resultatet af den efterfølgende behandling

at vi i de kommende år arbejder henimod flere

de praktiserende læger skal kunne henvise patienter som de mistænker for at være alvorligt syge men hvor patientens symptomer er så uklare at

har svært ved at henvise til en bestemt afdeling

har i høj grad vist vejen på det her område

fra forskellige specialer sammen forestå udredningen og henvise patienter til de nødvendige undersøgelser og det betyder også at hvis man efter de første undersøgelser finder ud af at patienten ikke er ordentligt udredt endnu så kan man uden at patienten skal sendes tilbage til egen læge gå i gang med de undersøgelser

problemerne som vi ser det i dag med et eksempel som gigtforeningen har taget frem det er en kontorassistent som er midt i fyrrerne hun har fået alvorligt ondt i ryggen og kan ikke arbejde

hun første gang konsulterer sin egen læge

hun får konstateret at hun har slidgigt går der seks måneder hvor hun glider længere og længere væk fra arbejdsmarkedet

hvor kvinden går fra egen læge til fysioterapi til privatpraktiserende reumatolog til ortopædkirurgisk afdeling til udredning for diskusprolaps til mr scanning inden der endelig stilles en diagnose og behandlingen kan gå i gang mener venstre konservative og dansk folkeparti virkelig at denne kvinde får et godt tilbud i dag mener man at det er rimeligt at en borger med dårlig ryg skal vente seks måneder på at få stillet en diagnose så den rette behandling kan gå i gang ville

nogle af ressourcerne på at styrke udredningsforløbet så borgeren hurtigt

og den rette behandling kan gå i gang så borgeren får mulighed for

styrke og bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet

socialdemokraterne kæmper for den frie og lige adgang til sundhed for alle danskere

ikke kan få et tilbud hos de private venstre konservative og dansk folkeparti har de seneste ti år kæmpet for en patientrettighed

og med disse ord skal jeg derfor fremsætte socialdemokratiet sf radikale og enhedslistens forslag til vedtagelse der lyder således

at regeringen i et kommende lovforslag vil sætte fokus på ret til hurtig udredning og at adgangen til udvidet frit sygehusvalg vil blive differentieret efter patienternes behandlingsbehov det er den lægefaglige vurdering af den konkrete patient og en dialog med patienten der ligger til grund for hvor hurtigt patienten kan gøre brug af rettigheden folketinget lægger vægt på at en differentieret behandlingsgaranti sikrer at de mest syge behandles først

ordførers ordførertale

om at bekræfte at de alvorligt syge

i dag sende patienten hurtigt

hurtig behandling det er fuldstændig korrekt men der findes også andre alvorlige sygdomme end kræft og

ledegigtpatienter som starter med at

undersøgelser i dag ofte venter i lang tid på at blive uredt til trods for at deres sygdom er invaliderende hvis ikke den

hive flere patienter ind når man har en bekymring

for andre mennesker med alvorlige sygdomme og ikke kun kræft og hjertepatienter

at

alvorlige sygdomme som socialdemokraterne

men vi er ikke læger når jeg nævner ledegigtpatienter

at det er en invaliderende sygdom som skal behandles hurtigt men som i dag i mange tilfælde ikke bliver behandlet hurtigt

hvor lægen i dag mener at der er nogle uklare symptomer men ikke

går i gang med at henvise til den ene den anden

fjerde undersøgelse og først efter lang tid opdager man at det der

været behandlet langt hurtigere det er meget alvorligt og det er grunden til at vi bør sætte meget mere fokus på hurtigere udredning end den tidligere regering nogensinde har ønsket at gøre

vi har en lang udredningstid er det vel ikke meningen at dem vi kan udrede

og jeg mener at man fra regeringens side går ind og

to tusind og syv i to tusind

venter i lang tid måske også i urimelig lang tid

er omfattet af den her udvidede behandlingsgaranti grå stær er

man diskutere om ældre mennesker i gennemsnit

på at komme i behandling til trods for at der skulle være en garanti der jo skulle sikre

mulighed for at blive behandlet hurtigt

en behandlingsgaranti som ikke bliver på en måned men som bliver på to måneder sandheden er

faktisk bagefter viste sig at det ikke havde været nødvendigt

undgået en operation som måske ikke var til gavn for patienten

dages ventetid

og som få det ordnet så man kan leve videre

på sygedagpenge i seks

at det rent faktisk var slidgigt vedkommende havde i ryggen

ved en meget tidligere indsats

behandling hurtigere i gang og have sikret os at kvinden beholdt tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed

lige præcis det det handler om den tidligere regering har sagt

sygdom får en hurtig udredning men slidgigt

udredt eller får en hurtig behandling altså

tingene lidt i perspektiv psykiske

en målsætning om hurtig udredning inden for en måned for patienter med uklare

det her område har overtaget den tidligere regerings politik

i rigtig rigtig lang tid på at blive udredt fordi den tidligere regering i hvert fald ikke definerede gigt som en alvorlig sygdom som skulle udredes hurtigt

kan vi jo se at der er folk der i dag venter seks måneder eller op til en år for overhovedet at blive udredt for

til gigtforeningen og andre

nogle af patienterne med mindre skavanker det kan være

har været fremme i debatten

at smerterne er eller hvordan forløbet er

uforstående overfor at visse typer gigtsygdomme er med på den liste der blev lagt frem af

sf under valgkampen og som pegede på en række sygdomme der skulle stilles tilbage i køen ellers tak

og vi ved at hvis mennesker i en bestemt patientgruppe bliver sat

blev indført derfor ved vi at kun en behandlingsgaranti kan presse de alt for lange ventetider for gigtpatienter ned på et acceptabelt niveau

at tage imod så siger ordføreren vi har ikke nogen liste det er jo ikke

carl holst der er regionsformand i venstre

for hvad man gjorde dengang der var sygeplejerskekrise og man differentierede behandlingsgarantien

region syddanmark det er ligeledes

nogle af de samme sygdomme som carl holst senere nævnte i sin egen kronik hvor han slog til lyd for at man burde differentiere behandlingsgarantien for nogle sygdomme op til tre måneder og så nævnte han nogle eksempler det er ikke socialdemokratiets liste det er carl holsts liste

er dialog med gigtforeningen siden

vi er ikke læger og det er læger der skal afgøre hvor hurtigt patienter

over hvordan ordføreren fuldstændig kørte ud ad en tangent og anklagede den tidligere regering

udredningen blandt andet med diagnostiske centre

andre end kræftpatienter som har brug for hurtig udredning det er derfor vi

et år siden ude med en meddelelse om at skulle have diagnostiske centre hvor der kunne foregå en hurtig udredning også på tværs af faggrupper så det er simpelt hen ikke sandt når ordføreren siger at det kun var

har det med at bent hansen som er socialdemokrat

for danske regioner og også for region

en af årsagerne til at man har hævet produktiviteten inden for sundhedsvæsenet

produktiviteten mener

patienter som har et alternativ på et privathospital

ikke fejler noget der er så alvorligt at de ikke kan vente i to måneder

vente to måneder med at komme på privathospital

to måneders behandlingsgaranti for alle patienter i to tusind og syv så jeg synes også man skal passe på med at komme alt for højt op på den høje hest så må jeg bare minde om

tidligere minister bertel haarder også før har været i samråd om

centre og mange gange har ministeren slået fast at det særlig var kræftområdet man tænkte på og det var også i kræftplan

kom magten tilbage til lægerne

et systemskifte det var det ministeren indledte med at sige og ordføreren er så

jeg synes det er lidt svært at sige at

ordføreren om

den her stilladsarbejder der har problemer med knæet og som er sygemeldt og skal behandles stilles ringere eller bedre

vedkommendes snak med sin læge og den udredning der er det afhænger af hvad det er der gør at manden har ondt i knæet det er en lægefaglig vurdering det er ikke en politisk vurdering det afhænger også af om manden selv ønsker behandlingen hurtigt eller om han ønsker at den ligger i hans ferie

holdninger

er lægerne som er dybt dybt bekymrede

at vi bruger en masse ressourcer på at behandle nogle mennesker der i nogle tilfælde har skavanker som

lige inde ved siden af hos naboen altså har en datter som har rigtig rigtig store psykiske problemer og hun kan

i op til en år på at blive udredt og behandlet i vores psykiatriske system så kan borgerne rent faktisk godt se

det er derfor mange læger har råbt vagt i gevær og

hofte og knæpatienter kommer til efter en måned uanset hvor

nogle steder i det danske sundhedsvæsen

stilladsarbejder hvis hvis jeg

der lægges op til er jo at man ikke har en garanti for at man kan komme til efter en måned men

fremadrettet nu skal gå to måneder tre måneder fire måneder inden man kan komme i behandling det synes jeg da er meget bekymrende

til otte uger så man kan stadig væk komme og vælge sit privathospital efter en til to måneder det afhænger af hvor alvorlig ens sygdom

at lave udredning fordi folk faktisk godt kan se at de mange steder kan få hurtig behandling men hurtig udredning er mange steder rigtig rigtig svært det er jo også baggrunden for at pensiondanmark og andre har taget

at hjælpe folk igennem hurtig udredning for har man først en diagnose ved man om noget er alvorligt eller om det er noget der kan vente lidt så vil rigtig mange mennesker faktisk godt selv være med til at planlægge hvornår

bede ordføreren bekræfte det som regionerne

i udbud

for eksempel operationer

af knæ eller grå stær eller

er det samme som at alle behandlinger kan sendes i udbud for eksempel kræftoperationer

også være rigtig mange behandlinger i fremtiden hvor der ikke vil være nogen steder

noget som helst i udbud fordi det kun varetages i det offentlige sundhedsvæsen

gøre flere ting end bare at sende ting i udbud og en af de ting vi gør nu er at vi foreslår at nogle af dem med mindre skavanker venter lidt længere på at få lov til at komme på privathospitalet en og en og en

vi kan bruge pengene mere rationelt på at sikre at folk kan få en hurtigere diagnose

er dog en ting som jeg selv med

at brolæggeren med dårligt knæ eller sosu assistenten med lændesmerter

og gå med smerter i længere tid fordi regeringen vil afskaffe behandlingsgarantien på en måned

er patient den dag man skal have sin behandling

patient den dag man stiller op hos sin praktiserende læge og siger at

det er hele sygdomsforløbet fra lægen sender en til den første undersøgelse for at finde ud af

er af den faste overbevisning

en hurtigere adgang til

samlede behandlingsforløb i sidste ende blive

udredningsperioden er en usikker periode hvor

også i sidste ende spare sygedagpenge

de såkaldte differentierede ventetider har været at man gerne vil frigøre kapacitet til at behandle de mere alvorlige lidelser så bliver jeg bare nødt til at spørge ordføreren forestiller man sig i ramme alvor at læger som i dag fjerner hængende øjenlåg

der bedøver eller er med til bedøvelse der findes

røntgenbilleder der findes folk der

som har den sygdom som i virkeligheden er lettest at behandle eller om man også prioriterer

de patienter der har komplicerede forløb hvor det kan være svært at udrede

og finde ud af hvad patienten fejler og hvor der måske er

vi synes at de mest syge patienter skal have mest gavn af de ressourcer

personalemæssige og de pengemæssige således at vi sikrer

de mest syge patienter kommer først det er nok den letteste måde at sige det på

konkrete eksempler men det ved jeg at lægeforeningen gør

kan kun anbefale fru jane heitmann at kontakte lægeforeningen der er eksempler på at nogle kirurgiske knæpatienter er kommet i bedring efter at have ventet et stykke tid

motto i hvert fald hvis man vil have den differentierede behandlingsgaranti

i overstiger en måned retten gælder for alle patienter der har ventet eller vil komme til at vente mere end en måned

tvunget til at vente på behandling mens økonomisk velbeslåede kunne betale sig

behandling på private sygehuse eller i udlandet siden har over firehundrede og tredstusind mennesker benyttet det

udvidede frie sygehusvalg og fravalgt lang ventetid for behandling på det offentlige sygehus firehundrede og tredstusind er immer væk en stor procentdel af den danske befolkning i vejledningen

det udvidede frie sygehusvalg står der ordret tilrettelæggelse af patientforløb og tilbud til patienterne på baggrund af indikationsniveau for undersøgelse og behandling samt prioritering af patienter og arten af behandlingstilbud skal altid ske på et lægefagligt forsvarligt grundlag den udvidede fritvalgsordning indebærer ikke ændringer

kunne være at man skulle læse den her passus op et par gange

det som man gerne vil have

hvornår patienten skal til allerede nu er det lægen som afgør

for mange læger der henviser til operativ behandling burde det så ikke være over for lægerne at man præciserede hvad der var galt det udvidede frie sygehusvalg har bidraget til større lighed i behandlingsindsatsen det er vigtigt at når man

mange mennesker som vi også tidligere har hørt nogle ordførere sige der går lang tid med nogle symptomer

jeg også hører at regeringen gerne vil gøre noget for

at sende en videre så er man jo ringe stillet og så kan man komme til at vente i endnu længere tid

og hvor hurtigt nærmere undersøgelser eller behandling skal påbegyndes uden at der er foretaget en egentlig konsultation af en lægefaglig sagkyndig på området og dermed risikerer vi at alvorlige sygdomme bliver overset og ikke behandlet i tide patientens rettigheder skal vel heller ikke afhænge af hvor man har ondt der har også tidligere fra lægefaglig side været rejst tvivl om det ansvarlige i at bruge differentieret ventetidslister således sagde cardiologisk selskab og dansk

at det ikke er muligt på kvalificeret lægefagligt grundlag at udpege patientgrupper hvor man uden risiko for forværring i deres sygdom kan udvide behandlingsgarantien det er simpelt hen for vanskeligt at forudse hvordan en patients sygdom

udvikle sig mens vedkommende venter på at komme til det udvidede frie sygehusvalg og rettigheden til at blive tilbudt behandling på et privat sygehus efter en måned ændres ikke ved lægens forpligtelse til at behandle de mest syge patienter først

handler det også om at det er de syge patienter der skal behandles først ligesom vi har prioriteret i mange år og ligesom vi prioriterer at en udredning skal

så hurtigt som muligt men samtidig også at når man

en behandling så hurtigt det kan lade sig gøre

regeringen vil gøre op med privathospitalerne

lidt længere tid

havde selskaber der findes

hvad man havde oplevet og en og halvfjerds procent af de

enige i at en af konsekvenserne af behandlingsgarantien er at patienter med størst behov for behandling ikke nødvendigvis kommer først i behandling to og halvfjerds procent af selskaberne er enige i at medicinske patienter tilsidesættes til fordel for kirurgiske patienter nu er de medicinske patienter og særlig de ældre

udtalt sig meget om og indsatser for

med en vk regering og vi har skubbet på og fået nogle penge sat af til netop de ældre sundhedstiltag

videre med en ny regering og få den til at

med til at sætte penge af til medicinske patienter

finanslov hvorimod den nye regering

dem der er syge og mangler at få udredt deres sygdomme kunne de penge ikke gøre mere gavn herhjemme i danmark

de ældre medicinske patienter smertepatienterne

at komme ind på en specialiseret smerteklinik

at nogle patienter skal så hurtigt på privathospital at nogle taler om decideret overbehandling hvis vi kunne bruge ressourcerne

eller psykisk sygdom eller ældre svagelige

og tredstusind har brugt det udvidede frie sygehusvalg og samtidig er der sygehuse der har effektiviseret fordi der har været en konkurrence i

men ja der er hængepartier jeg så gerne

smertebehandlingsplan så vi sikrer at de praktiserende læger

en hurtigere udredning for smertepatienter sende dem hurtigere til en smerteklinik eller bruge de private smerteklinikker lidt bedre end man gør i dag fordi man glemmer

en garanti på det område det er synd at de psykisk syge unge mennesker specielt i

på en venteliste når vi ved at der er tomme sengepladser

ulige fordelt fordi de mangler økonomi

ved at når man herindefra sætter fokus på en ting

de penge vi uddeler andre steder enten til udlandet

det kan betale sig at arbejde på vores syge og svage i samfundet lave nogle handlingsplaner på smerteområdet for de psykisk syge de

forslag til at differentiere den og indføre en egentlig udredningsgaranti vi bakker selvsagt helt op om indholdet i ministerens tale og også i det som fru sophie hæstorp andersen har sagt på socialdemokratiets vegne indtil nu fru sophie løhde fra venstre påstod i sit indlæg

regeringens forslag om at fokusere på hurtig udredning og derefter åbne op for differentieret ventetid

et udtryk for et ideologisk felttog det er ikke tilfældet tværtimod er det et opgør med et paradigme der med garantier for de få og økonomisk understøttelse af privathospitalerne har skævvredet sundhedsvæsenet brugt ressourcerne uhensigtsmæssigt og gjort politiske prioriteter frem for de faglige til styringsværktøjer på detailniveau i sundhedsvæsenet vi ønsker fagligheden skal være styrende for tilrettelæggelse af behandlingerne

ældre medicinske patienter og det gælder de mange tusinde mennesker der har psykiske sygdomme det er derfor at behandlingsgarantien har skævvredet sundhedsvæsenet i forhold til

der er den bedste faglige løsning og også hvad der er den mest retfærdige løsning vi vil sikre at mennesker med symptomer uanset hvad det er for symptomer udredes hurtigst muligt så det bliver klart hvad de skal behandles for det er fuldstændig afgørende at finde ud af

eller om ens symptomer måske er en stressreaktion det vil medføre et kvalitetsløft i sundhed og herefter skal

være et fagligt funderet valg foretaget af læger at tilrettelægge en behandlingsplan nogle skal selvfølgelig behandles akut og med det samme nogle kan vente en måned og andre planlagte operationer kan vente lidt længere paradigmeskiftet i sundhedspolitikken vil sikre at de sygeste bliver behandlet først at vi bruger ressourcerne bedst muligt at den faglige vurdering bliver den afgørende at der opnås større retfærdighed

en af dem var at at nu måtte vi forstå

mere end firehundrede og tredstusind patienter altså en halv

er sunde og raske

ulykke eller meget pludseligt i deres seng eller sover stille ind

de fleste af os ender med at dø af en eller anden form for sygdom mange der ikke er syge i dag bliver det på et eller andet tidspunkt og det der er pointen med hele den her diskussion

nogen der anfægter at det for den enkelte patient der fejler et eller andet uanset

hvad det måtte være er en fordel at komme til

senere men vi er nødt til at prioritere ressourcerne samlet set og det at man har sat nogle de lette ukomplicerede operationer

været godt for den halve million men det har været dårligt for nogle andre og vi mener i regeringen og i det radikale venstre at den prioritering som nødvendigvis må foregå i sundhedsvæsenet og som jeg går ud fra at også den tidligere regering er enig i

skal foretages på et fagligt

for behandling er udtryk for få men ok

lægefagligt der tilsiger at det er godt for patienterne

en måned hvis det offentlige ikke selv kan levere

lægerne skal jo heller ikke i dag henvise til operation når det ikke er nødvendigt

det de danske læger i sundhedsvæsenet

at hvis en lægefaglig vurdering siger at fysisk træning fysioterapi kostomlægning eller en

og siger at lægerne i det danske sundhedsvæsen bare sender dem alle sammen til operation selv om de skulle

ingen der på noget tidspunkt har hævdet noget andet tværtimod det vi siger

det første vigtige skridt er at blive udredt hurtigt

i to måneder nej den enkelte patient

men det der er pointen her er jo at man er nødt til at se på det ud fra en samlet vurdering

prioriteret ressourcerne bedst muligt og den skævvridning der er sket

sat en operationsmaskine i gang på privathospitalerne som høstet stordriftsfordelene og i visse tilfælde overopereret opereret patienter som egentlig godt kunne have ventet hvor tilstanden ville være gået væk af sig selv eller hvor man kunne have trænet den væk eller andet

det sygehusvæsen vi har i danmark skal være for alle danskere sundheden er en af hjørnestenene sundheden og

bliver brugt bedst muligt der er ikke tale om at

der er blevet opereret på et privathospital ikke skal opereres fremover nogle af dem skal oven i købet opereres på et privathospital

man kan lave gode aftaler med privathospitaler om det men vi skal sørge for

et eneste privathospital i danmark er det så sfs formand der tegner hvad regeringspartierne mener eller er det radikale

vi har noget imod at man har favoriseret det at private arbejdsgivere kunne få fradrag for at give deres medarbejdere

men vi har ikke noget imod at privathospitaler eksisterer og jeg kan da sagtens forestille mig at

kan samarbejdes mellem det private og det offentlige der skal bare ikke finde overbehandling sted og det der er hovedessensen her er at de mest syge bliver behandlet

og den radikale ordfører siger meget flot at fremover vil en faglig vurdering blive det afgørende jamen det må jo så betyde

påstand og en grov beskyldning mod den danske lægestand

dem som er ukomplicerede og som privathospitalerne derfor har

i stor stil hvor det at man har en behandlingsgaranti på en måned

længere i nogle tilfælde kunne have ført til at tilstanden var forsvundet af sig selv eller at den kunne trænes væk og

er jo noget vi ser på en række områder vi ser det på

vi ser det også på andre områder

skibet af sted til operation med det samme

ser hvorvidt patienten egentlig skal

man var ude på glatis i forhold til behandlingsgarantien og det der egentlig var fagligt belæg for at gøre

burde opereres

hvor mange

kræftsygdom måske ikke udviklet sig så voldsomt

det der er hele pointen her derefter skal der tilrettelægges en behandlingsplan og der synes vi

en ren tilståelsessag fra den tidligere regering

nærmest per automatik fik folk direkte til en operation

det viste sig at det var tilstande hvor

kunne være en fordel at afvente situationen en lille smule

er skatteyderne som helhed som skal understøtte det og det er det vi har

vi fik regeringsmagten vi mener ikke at det skal være fællesskabet der understøtter den udvikling men om folk vil forsikre sig eller ikke vil forsikre sig står dem jo frit for vi lever i et frit land det vi har imod en måneds behandlingsgarantien er at den favoriserer en lille gruppe nemlig en gruppe som er forholdsvis nem at diagnosticere

operationerne er forholdsvis ukomplicerede

som også har behov for hurtig udredning og det er dem vi vil tilgodese ved at sige det må være et fagligt helhedsskøn der gælder her vi må se på det ud fra en helhedsbetragtning og sikre at vi bruger ressourcerne bedst muligt

så kan det godt være at det ikke er rart at have ondt i sit knæ en måned længere

høre ordføreren stå fra talerstolen og sige at læger nærmest per automatik sender patienter til operation samtidig med at ordføreren står og taler om faglighed

at ordføreren faktisk mener

sendt patienter til operation

og et fagligt forsvarligt grundlag at

i behandlingsgarantien er jo at hvis man har en diagnose som kan klares med en operation men også med andet så har man haft en mulighed for at gå til et privathospital hvis der ikke var

i det offentlige sygehusvæsen det kostet nogle penge

mener vi man kan bruge bedre ved at lave en helhedsvurdering af hvem skal behandles hvornår det vil heller ikke være sådan at det vil stå mejslet i sten at

den ene eller den anden sygdom der skal til på det ene eller på det andet tidspunkt

hvornår man har behov for

en operation og hvor hurtigt det skal gå og det mener vi skal være en lægefaglig vurdering og når vi laver det her er det jo på baggrund af de reaktioner som er kommet

på den anden side har vi også hørt ordføreren sige at ifølge ordføreren

nuværende behandlingsgaranti en lille patientgruppe jeg er fuldstændig

det grundlag synes jeg lige jeg bliver nødt til at spørge ordføreren når vi nu taler om lige i omegnen af en halv million danskere som har gjort brug af behandlingsgarantien

at man med en behandlingsgaranti sætter patienten i centrum eller mener

vurdering til grund for det folk kan trods alt ikke diagnosticere medicinere eller operere sig selv det må være en lægefaglig vurdering den halve million er mange mennesker det er over de år hvor der har været en behandlingsgaranti men det svarer altså i procent til fire fem procent af alle de patienter som er gået igennem sundhedsvæsenet i den samme periode nemlig fra to tusind og to til to tusind og elleve så en halv million er mange men det er fire

fem procent af dem som har været igennem sundhedsvæsenet i

ordføreren står og siger at det godt

på vegne af kollektivet vælge hvad der er bedst for den enkelte

fuldblods socialistisk parti

ordføreren er ordføreren af den opfattelse at det at der er kommet en øget

har medført at der også er kommet en produktivitetsstigning på de offentlige hospitaler som er kommet alle danskere

kan forsikre herre joachim b olsen om at jeg ikke er

socialist og heller ikke agter at blive det selv om jeg holder rigtig meget af socialister herunder dem vi er sammen med i regeringen

er sket et produktivitetsløft

danske offentlige hospitaler og at det sandsynligvis også har været tiltrængt men det er kammet over og det er jo det som det her også er et udtryk for vi skal have det sådan at den vurdering der sker i sundhedsvæsenet sker på et fagligt grundlag så de mest syge bliver behandlet først det er det vi gerne vil opnå

alvorlige sygdomme og mindre alvorlige sygdomme

nu repræsenterer ordføreren et parti som blandt andet har været med til

skattefritagelsen på sundhedsforsikringer jeg vil gerne bede ordføreren ud fra

ideologisk grundlag at forsvare hvorfor den enkelte ikke må have lov til at få en skattefritagelse på en sundhedsforsikring når man med den sundhedsforsikring ikke er med til at springe køen

ikke har en kommer hurtigere i behandling fordi køen

på hvorfor den enkelte ikke må have lov til at tegne en sundhedsforsikring og få en

man må tegne en hundeforsikring man må tegne en bilforsikring man må tegne den forsikring man har lyst til

sætter grænser for hvad man kan lade sig forsikre

afhængig af hvilken tilstand der er tale om men fuldstændig ligesom det ikke er fællesskabet der skal understøtte

må det om de vil have en sundhedsforsikring også være en privatsag og ikke noget de skal skattebegunstiges for det vi har noget imod er at skattebegunstige dem

radikale ordfører sagde at alle patienter skal udredes inden

få lejlighed til at behandle det i sundhedsudvalget

jeg oplever det men at sige at alle patienter

sige at de ressourcer man ikke vil bruge på det her

bruges på udredning

inden for tredive dage

vigtigt at undgå utilsigtede skred i indikationer for behandling

at nogle læger skulle komme til at henvise

når man indfører den her form for garantier som den tidligere regering gjorde der sker et skred som ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt

det sfs ordfører herre jonas dahl

borgerne i danmark skal føle sig trygge og have tillid til det danske sundhedsvæsen så langt

vi kan blive enige i debatten i dag men så tror jeg

patient mener jeg

har krav på at være sikker på at få den behandling man har brug for og også på rette tidspunkt det er baggrunden for at regeringen har valgt at prioritere forebyggelsesområdet

at undgå at der måske er så mange mennesker der bliver syge det område

man ikke så højt i den tidligere regering og det har vi netop sat fokus på nu lige så vel som vi har sat fokus både på det medicinske og psykiatriske område og tilført yderligere midler

en erkendelse af at der rent faktisk er behov for at prioritere de tre områder

være flere forklaringer på derfor vil jeg gå lidt ind i det det gælder i dag at man har en patientret til et udvidet frit sygehusvalg til private sygehuse hvis ventetiden i det offentlige overstiger en måned men det er således kun en ret der er en realitet

være de kirurgiske patienter eller de ortopædkirurgiske patienter hvis

er retten til det udvidede frie sygehusvalg kun et tilbud til de patienter der har en sygdom som

også derfor det har været så interessant de seneste år at debattere ikke mindst privathospitalerne

været baggrunden for at den daværende sundhedsminister senere statsminister og nuværende formand for venstre lars løkke rasmussen

med fuldt overlæg valgte at overbetale privathospitalerne fordi man havde et ideologisk ønske i venstre om at prioritere privathospitalerne det har vi aldrig fra sfs side været enige i men vi synes faktisk at det er vigtigt at prioritere patienterne vi synes det er vigtigt at prioritere behandlingen af de patienter der har behov for det derfor er jeg sådan set også meget glad for at det vi har sagt i regeringsgrundlaget og det er jo også det der ligesom er oplægget i dag til debatten er at danskerne skal behandles til tiden under overskriften behandling til tiden i regeringsgrundlaget beskrives det som

har været inde på at akutte og livstruende sygdomme skal behandles med det samme

der altså også er nogle sygdomme som måske godt kan vente lidt længere tid

diskuteret meget om der skulle findes sådan en hemmelig liste

vi gå rundt og prikke patienterne på skuldrene det må jeg bare

afkræfte jeg har den ikke og jeg

et dokument derfor synes jeg også at det her er et forsøg på at skyde hinanden motiver i skoene jeg vil gerne slå fast at det der er helt afgørende for sf er at patienterne får den behandling de har behov for det er også derfor vi

der laver den lægefaglige vurdering derfor skal det ikke være

sådan nu har vi bestemt hvordan behandlingerne skal være men vi har faktisk tillid til de lægefaglige organisationer vi har tillid til de grupper ude i samfundet som beskæftiger sig med patienterne og derfor

mig også meget tryg ved at når regeringen nu får ro til at udarbejde sit endelige forslag give det luft i debatten og bruge tid på i de kommende måneder at debattere det så tror jeg rent faktisk også at den bredere offentlighed vil

tage fat i hvor stor opbakningen egentlig er

af de lægevidenskabelige selskaber er enige i at en af konsekvenserne ved en en måneds behandlingsgaranti er at patienter med størst behov for behandling ikke nødvendigvis kommer først til behandling det er dog tankevækkende at lægerne selv

på grund af det udvidede frie sygehusvalg

interessant at slå fast at danskerne

var det noget af det jeg godt kunne frygte men det viser netop også at befolkningen rent faktisk lytter de lytter til de faglige argumenter der har været fra

sådan set også fra venstres regionsformand i syddanmark carl holst og den tidligere konservative sundhedsminister jakob axel nielsen ja man kan sige at fornuften

sig ind i de to tidligere regeringspartier men undersøgelsen blandt den brede befolkning viste at fem og tres

altså næsten to ud af tre mente at der skulle indføres en differentieret behandlingsgaranti der sikrer at de mest syge patienter bliver behandlet først

en klar understregning af at der er behov for den udvikling som

tager fat på hurtig udredning og sikrer at de mest akutte

også stolt over at kunne bakke op om fru sophie hæstorp

forslag til vedtagelse og ser frem

medlemmer og ordfører for det regeringsbærende parti sf

bare høre om det er regeringens politik at man om ti år skal

netop at slå fast at vi har en ambition om at styrke de offentlige sygehuse jeg har da en forhåbning om at de offentlige

blive så gode til at behandle patienterne

nogen sinde skal benytte os af at folk kan få behandling på et privathospital på grund af den differentierede behandlingsgaranti for det vil betyde at patienterne rent faktisk er blevet behandlet i tide det betyder at patienterne sådan set kan gå tilbage til deres arbejde eller hvad

nu går tilbage til men at vi netop får

behandlet de patienter som har behov for det hvis vi kan styrke det offentlige sundhedsvæsen så meget at det kan udkonkurrere det private så synes

noget at skamme sig over så er det noget jeg i givet fald vil være stolt over

at det er regeringspartierne som gerne vil sørge for at man får behandlet de syge og at det vil oppositionen så ikke det er

vi alle sammen har lige præcis det mål der hedder at selvfølgelig skal man behandles hvis det

at man har noget man har behov for at blive behandlet for

var ikke herre villy søvndal han har også været ude at tale i ældre sagens blad om at

astrid krag blev sundhedsminister udtalte hun faktisk også at hun

at privathospitalerne blev overflødige

meget sundt at man kan have forskellige alternativer så man kan prøve prisen

af af syge jeg noterede mig i hvert fald at de radikales ordfører var meget begejstret for at man også fortsat kunne

jeg ved ikke hvordan det tituleres men men det gør det vel sådan

jo netop er sfs udgangspunkt i det her

set en ambition om at behandle danskerne hurtigst muligt således at de i givet fald kan blive færdigbehandlet eller udredt og færdigbehandlet så hurtigt som muligt

det skal foregå på et privathospital det vil jeg gerne stå ved

en større barm eller forstørret andre af sine nedre dele som mand

man skal være velkommen til det men så er det jo en privat operation og så må man betale for det selv

det er vigtigt at man kan få den behandling man har behov for

vælge ventetiden fra inden for en måned inden for to

og andet det må bero på en lægefaglig vurdering

kommer til at opleve den største forringelse

kunne få lov til at vælge ventetiden fra efter en måned tror ordføreren at det

den ene eller den anden der har det største behov for at blive behandlet afhængigt af deres smerter og afhængigt

er et spørgsmål om at have respekt for den lægefaglig indsats der bliver ydet derfor synes jeg også det er interessant netop at holde fast i at lægeforeningen jo

en bilforsikring jeg synes bare ikke man kan sammenligne de to ting jeg synes at det der det helt helt centrale

om flere eller færre vil benytte sig af deres sundhedsforsikring i fremtiden når nu regeringen fjerner patienternes

hurtig behandling inden for en måned det svar tror jeg giver sig selv

hurtig behandling inden for en måned hvis det offentlige ikke kan levere

foran i køen i modsætning til i dag hvor alle uanset pengepung

er alvorligt syg synes jeg ikke det er rimeligt at man

skal vente en måned for så i givet fald

skulle vente noget ekstra tid ude på et privathospital hvis det er det der er venstres synspunkt

man blev behandlet i morgen og hvis det var meget alvorligt så helst i løbet af eftermiddagen det må da altid være alvorligheden af ens sygdom som afgør hvor hurtigt man skal behandles og der har jeg faktisk tillid til

vores sundhedspersonale godt kan finde ud af at vurdere det

skal stå og lave den udredning af patienterne men det ser vi meget forskelligt på jeg tror på

vi skabe en hurtigere og mere effektiv behandling til gavn for både bankdirektøren og sosu assistenten

enig i noget

at det kunne være

får en reel konkurrence mellem de to og hvis de kan konkurrere på lige vilkår så lad den bedste vinde

komme borgeren til gode i sidste ende det

sundhed for pengene det tror jeg vi kan være enige om

jo godt at vi også kan finde vores områder og det er

kan samles i toget mod aarhus på et tidspunkt og udveksle videre erfaringer jeg er faktisk meget enig

joachim b olsen i at der skal være lige vilkår hvis der skal være lige vilkår kræver det også

slået fast at der er foregået overbetaling af privathospitalerne det er baggrunden for at man blandt andet har taget fat på det og

kvittere for at den tidligere regering i det mindste anerkendte at der var behov for

sænkede betalingen til privathospitalerne

at hvis man skal have en lige konkurrence kræver det også være en fair afregning og så kommer vi tilbage til det med udbuddene

en bedre kvalitet til en billigere pris

også selv været med til som medlem af regionsrådet i midtjylland men jeg har bare en ambition om at vi på lang sigt får styrket

ganske voldsomme produktivitetsstigninger

også siger at det har noget at gøre med at der er kommet en øget konkurrence

er det så ikke en idé at få styrket den konkurrence jeg gider ikke den der overbetalingssag

jeg om de mener det samme som de

hvad vil sf så gøre

det er jo netop til gavn for alle danskere at man får mest sundhed for pengene den enkelte patient er

blandt andet skyldes at vi har haft nogle social og sundhedsassistenter nogle portører nogle sygeplejersker og nogle læger der faktisk har ydet en ret ekstraordinær indsats og faktisk har sørget for at flere patienter er blevet behandlet på vores offentlige sygehuse

rent faktisk har ydet en stor indsats

tror jeg bare vi skal styrke det offentlige sundhedsvæsen

tror på at vi har et behov for det og jeg synes desværre vi kan se der er nogle områder hvor de private ikke kan levere

der ikke er nogen konkurrencemuligheder det gælder

ude at sige at de er helt med på

regeringens linje med differentierede ventetider

om differentieret ventetid vi har en patientrettighed der hedder behandling inden for en måned den står i loven og den

nok fordi de er bekymrede for den sosu assistent som

kommer til at stå meget meget dårligere og

samlede sundhedsudspil bygger på erfaringer og viden fra patienter og fagprofessionelle udspillet griber fat om mange af de udfordringer som vi længe har kendt til blandt andet udfordringerne med at skabe bedre sammenhæng i systemet og med at hjælpe mennesker der har alvorlige psykiske problemer og så fortsætter han så jo jeg synes

der er en rigtig stor anerkendelse i det citat af

anerkender da fuldt ud at der er nogle

er bekymret men jeg synes faktisk også at man nu har brugt tid på at

rent faktisk er en meget stor respekt for det

men det er et blålys fordi patientrettigheder på en måneds ventetid gælder for en meget lille andel

fokus på at lægeforeningen faktisk mener at de her rettigheder

må folketinget enten tilføre flere ressourcer så de lever

eller sikre at hospitalerne bliver mere produktive løsningen er ikke at forringe patienternes rettigheder

finde flere ressourcer så man kan beholde den her behandlingsgaranti

skånes universitetssygehus bent christensen har været

øget politisk fokus på det men jeg bliver lidt interesseret

at høre de konservatives udspil og det

anerkender at det hvis man skal fastholde behandlingsgarantien

venstre og konservatives finanslovudspil hvor man nu åbenbart

og alle borgerne skal behandles inden for en måned jeg glæder mig rigtig meget til at se hvad man

og fra sfs side vi vil gerne være med til at prioritere fordi vi tror på der er nogle steder vi kan bruge pengene

vi har behov for at prioritere psykiatrien forebyggelsen de medicinske patienter og de mest alvorligt syge og derfor vil vi også indføre en differentieret

ikke sygehusenes og lægernes briller siger professoren

spørge ordføreren om han er enig i den betragtning altså at man skal anskue det ud fra patientens synspunkt og ikke ud

citatet af herre kjeld møller pedersen jeg har været skeptisk over for en så kort frist fra dag et og det har vist sig at på sygehusene har de ikke den nødvendige tid til at få afklaret hvad der skal ske med patienten det betyder at man sender patienter af sted på privathospital i bundter

at der er problemer med behandlingsgarantien så hvis nu man

en af den tidligere vk regerings egne kære eksperter ville man måske også være nået til den erkendelse at der er problemer med behandlingsgarantien det var måske også det der var baggrunden for at den daværende konservative sundhedsminister netop også endte med at konkludere

netop også tog fat på nogle retningslinjer i forhold til skulder og fedmeoperationerne det var måske

det er jo noget af det der kan blive spændende at se i de kommende måneder

den anden retning jeg tror

set at det der bliver interessant at se bliver hvordan

nedbragt ventetiderne på de offentlige sygehuse hvordan undgår vi at folk venter hvordan sikrer vi at flere borgere bliver udredt hurtigst muligt så de får en viden om

de fejler og vi får lavet det bedst mulige behandlingsforløb således at patienterne borgerne i sidste ende får den bedst mulige behandling det synes jeg vi skylder dem

har faktisk tillid til at det kan den læge der står over for patienten bedst vurdere

lighed i sundhed specielt ikke at

en meget sjov ting samtidig

en

en skattefritagelse det var den diskussion vi havde tidligere er hvorfor skal nogle borgere have en begunstigelse i forhold til skat fordi de har en sundhedsforsikring det svarer altså lidt til at sige

lidt det der er synspunktet synes jeg fra borgerlig side og jeg forstår det simpelt hen ikke jeg har fuld forståelse for at man vil have en bilforsikring eller en sundhedsforsikring

er det helt afgørende og det er jo også det der er regeringens position

er at vi gerne

enige i det har de også arbejdet for det lykkedes bare ikke at komme igennem med det jeg håber da at vi i fællesskab kan blive enige om at sætte fokus på en

udredning til gavn for patienterne det sikrer da et bedre patientforløb og i sidste ende forhåbentlig også

behandlet patienterne meget meget hurtigere det tror jeg vi alle sammen kan blive enige om og derfor glæder

at fremlægge det forslag vi har diskuteret både

fremlægge forslaget og få en debat på baggrund af det

inden for en måned

om en til to måneders differentieret behandlingsgaranti og hvis jeg læser

at det er den lægefaglige vurdering af den konkrete patient og en og en dialog med patienten der ligger til grund for hvor hurtigt patienten kan gøre brug af rettigheden

hvad mener ordføreren med denne dialog hvad er skal foregå

at patienter med symptomer på alvorlige sygdomme er udredt inden for tredive dage det var det ordføreren sagde og derfor synes

at lægge hinanden andet i munden det den socialdemokratiske ordfører blandt andet sagde

behandles hurtigst muligt men det kan også godt være at det er nødvendigt med en differentiering lad os så bare

det her er noget som er en akut opstået sygdom som betyder noget i forhold til patientens førlighed eller arbejdsevne eller hvad det nu

eller er noget som måske har levet med i mange år

jeg har selv en mus i knæet som er en gammel fodboldskade det er tyve år siden den opstod

kunne leve med at vente tre måneder det er ikke noget jeg har behov for at blive behandlet

mange der har det jeg tror godt at vi kan forstå at der er nogle der måske har

en

dialog med patienten hvem tror ordføreren så kommer først til behandling er det bankdirektøren

lidt svært men som har fået stillet en diagnose

ordføreren tror kommer først når man skal have en dialog

ud på lovforslaget går ud på at de rettigheder patienterne

er bedst til at argumentere tror ordføreren så at det er bankdirektøren

tror jeg sådan set at den godt uddannede læge

betyder i forhold til fremtidig førlighed jeg tror rent faktisk godt at en læge kan foretage den vurdering

hvert fald betydelig mere tiltro til at det er en læge der foretager vurderingen

herre hans andersen eller mig selv

ikke at vi har de faglige forudsætninger for og derfor tror jeg

set det er godt at vi overlader det til lægerne og til sundhedspersonalet at vurdere hvorvidt den ene eller den anden skal behandles først eller hvor meget det haster

fru stine brix fra

komplicerede sygdomme som potentielt kan dække over livstruende sygdomme for eksempel kræftsygdomme som vi har været inde på flere gange her i dag ikke bliver udredt og behandlet tilstrækkeligt hurtigt

når vi sammenligner os med andre lande omkring os i dag er det desværre også sådan at især de ældre patienter som indlægges med lungebetændelse eller dehydrering

må ligge på gangene på sygehusene og at kvaliteten af plejen ikke er god nok fordi der ikke tilstrækkeligt med ressourcer i dag er det desværre også sådan at børn med psykisk sygdom venter alt for lang tid på at få den rette behandling og at voksne med psykisk sygdom bliver udskrevet før

færdigbehandlet for disse tre grupper af patienter har den nuværende behandlingsgaranti ikke været en fordel den nuværende behandlingsgaranti har reelt kun været en behandlingsgaranti for de patienter som fejler noget

medicinske patient

patienten med en psykisk lidelse har kunnet få glæde af behandlingsgarantien tværtimod

dele af sundhedsvæsenet hvor den almindelige planlagte og relativt ukomplicerede kirurgi

prioriteringen af de midler der er i sundhedsvæsenet

at regeringspartierne og os

om en differentieret behandlingsgaranti for mig er det helt åbenlyst at vi kan prioritere bedre end vi gør i

kan komme hurtigere til end det er tilfældet i dag jeg har også noteret mig

og jeg synes også er interessant at flere undersøgelser viser

mennesker som også udgør patienterne i systemet

netop skal prioritere på den her måde endelig synes jeg er meget interessant og det har ikke været så meget fremme i debatten i dag at to ud af tre lægefaglige selskaber

prioritering på en ny måde hvor man lægger mere

og så differentiere behandlingsgarantien

forkorte ventetiden eller

den bliver på samme niveau som den er i dag

patient i det øjeblik hvor man har brug for operation eller behandling

det er et vigtigt element i den differentierede behandlingsgaranti og det kan jeg forstå på ministeren at man lægger til

og ikke på baggrund af en given diagnose en sygdom hos en patient kan

så det må være en konkret faglig vurdering der i sidste ende

diskussion som jeg tror er meget meget vigtig og vil blive endnu mere vigtig i de kommende år når vi taler sundhedspolitik

etiske råd jacob birkler som har sagt

i sig selv noget uetisk ved at prioritere

og i særdeleshed hvis vi undlader at sige hvordan vi prioriterer alternativt vil prioriteringerne foregå i det skjulte og jeg skal sige at han har sagt det i forbindelse med diskussionen om behandlingsgarantien

her ligger en prioritering af de patienter som rent faktisk er dem der kan gøre brug af de private hospitaler som alternativ til fordel for de

privathospital

det offentlige sundhedsvæsen løser og hvilke opgaver det private

forpligtelse til at uddanne kommende generationer af sygeplejersker læger og sosu assistenter og man ikke bare sammenligne hvad priserne er i det offentlige og

og når man ikke har udgifter til de komplicerede patienter er det lettere at tilrettelægge

i drg taksten ikke indgår at det private sundhedsvæsen har nogle omkostninger som det offentlige

af

betale for noget der er dyrere i det private

effektivt jeg har set mange undersøgelser bakket op af mange af de dygtige sundhedsøkonomer vi har i det danske samfund

og de forsikringsbaserede sundhedsvæsener som

i langt højere grad at overbehandle patienter så jeg tror det

at vores sundhedsvæsen er offentligt fordi det også viser sig at det er langt mere effektivt

senere eller koster en operation nogenlunde det samme uanset hvilket tidspunkt

vi har mange patienter

en behandling og som også er på sygedagpenge

formå at nedbringe ventetiden for dem markant

at der kan være rigtig mange penge at spare det kan for eksempel være patienter med en psykisk sygdom

vil kunne komme til hurtigere så samlet set tror jeg

ventetid med at prioritere klogere

lægefaglig side og fra sygeplejerskefaglig side at der er en tendens til overbehandling

i stedet for for eksempel komme lidelsen til livs ved træning

for mig at enhedslisten mener at der bliver overbehandlet

lægerne dermed ikke følger de kliniske retningslinjer men det er

operation billigere af at en person får den efter længere

tre måneder eller fire måneder i stedet for efter en måned

hvis vi undgår meget lange ventetider for psykiatriske patienter som så undgår at blive

komplicerede lidelser inden de udvikler sig

sådan nogle ting vil jo klart kunne være med til

planter folk på en venteliste

at en operation eller en behandling ikke bliver billigere af at man planter

det at en lidt længere ventetid for nogle patienter jo netop kunne være

det fornuftige at gøre og så er vi jo virkelig gået galt i byen

men som jeg sagde til fru sophie løhde før så mener jeg at

komplicerede sygdomme som viser sig at være

kemobehandlinger eller strålebehandlinger end man havde behøvet

være med til at indføre differentierede ventetider

med en ryglidelse skal vente længere tid på at kunne indgå i konservativ behandling som man

er retningslinjer for i dag det synes jeg da er rigtig rigtig ærgerligt

betyder at man ikke kan gå på arbejde at man er nødt til at være på sygedagpenge og

det rigtig rigtig skidt

i det forløb hvor man går og venter på at blive udredt

udredningsprocessen jeg synes at venstre konservative dansk folkeparti og liberal alliance

og man kan også modtage sygedagpenge når man er i et udredningsforløb

at vi skal lytte til de lægefaglige selskaber når de vurderer at

måske samlet set kan komme til faktisk at mindske ventetiderne i forhold til hvad

indførte

en regel om at patienter skulle kunne blive behandlet på et privathospital efter at de havde stået på venteliste i tre måneder

privathospitalet hundrede procent af drg taksten

et eller andet udtryk for at man principielt

den behandlingsgaranti der er i dag om at

sygdom man blev ramt af

en af grundene til at den tidligere regering tabte valget var jo netop

ventetiderne på hospitalerne var helt urimeligt lange det fik den tidligere regering gjort op med behandlingsgarantien har været en succes i to tusind og ti blev ethundrede og sekstentusind behandlet under behandlingsgarantien i de foregående år

det henholdsvis syvoghalvfemstusind og treogtredstusind og før to tusind og fem

det halvtredstusind ventetiden er faldet siden indførelsen af behandlingsgarantien og det er derfor et skridt i den forkerte retning når man tager et opgør med behandlingsgarantien jeg synes heller ikke og det synes vi ikke i liberal alliance at det stemmer overens med nogen af de udmeldinger som regeringen er kommet med

og hvor alt skulle være på bordet det at der er privathospitaler som konkurrerer på lige fod med offentlige hospitaler

grundlæggende grundlæggende udgangspunkt for et moderne velfærdssamfund velfærdsstaten er kendetegnet ved monopoler ved at det offentlige har monopoler på ydelser både når det handler om uddannelse og om sundhed men et moderne velfærdssamfund må være kendetegnet

der er konkurrence til gavn for borgerne således at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt til gavn for borgerne

jo netop borgeren der skal være i centrum nu vælger man så at gå tilbage man vælger at sætte systemet over borgeren på trods af at firehundrede og tredstusind danskere er blevet behandlet under den her behandlingsgaranti regeringen tager et skridt i den forkerte retning og det er beklageligt det er beklageligt

da der er store besparelser at hente ved at putte ydelser i udbud jeg har selv spurgt ind til sundhedsministeren flere gange for at få svar på hvilke besparelser der ligger hvis man putter sundhedsydelser i udbud

meget meget svært ved at få svar på indtil der var en journalist

står her med en liste med otte og tredive behandlinger det er ikke en udtømmende liste men

prisen når sundhedsydelser bliver lagt i udbud med prisen på privattaksterne som er de takster

det vil sige takster som ligger under drg taksten

der er ganske markante besparelser

en helt nødvendig prioritering at flere

men der er ingen ingen faglig begrundelse for at man skal have den ret allerede efter en måned

det vi har diskuteret

der samlet set går ind for at der skal være

det er et tilbageskridt for patienterne det er en garanti som bliver forringet og jeg

spørgsmål bekræfter

nu inden for to måneder vi tager udgangspunkt i borgeren og

af borgerne som har behov

andre patienter i det danske sundhedsvæsen

i øvrigt er har du slidgigt i dit knæ men har diabetes ved siden af så kan du i mange tilfælde godt

blive behandlet på et privathospital

du har måske flere forskellige sygdomme så

som vil få en bedre mulighed for at blive behandlet alene fordi vi bruger ressourcerne

nogle der skal vente i endnu længere tid

så bliver den jo billigere prisen er

privathospital end den er i det offentlige så det er jo ikke det samme man kan slet ikke sætte det sådan op

også sat fokus på at udredningen skal være bedre

i den retning at flere borgere bliver behandlet

folk lå og ventede på gangene og ikke kunne komme til og det er jo et et faktum som ingen kan benægte

så det har da været et skridt i den rigtige retning nu vælger man så at gå et lille skridt i den forkerte retning og det synes vi er en forkert prioritering

mig bekendt

generel udfordring der er jeg er helt overbevist om at

et tilbageskridt

ud fra at når herre joachim b olsen mener

altså skal behandles inden for en måned

så jeg vil bare gerne høre om liberal alliance også vil være med til

behandles inden for en måned og så vil jeg egentlig

ja høre svaret på hvor

men herre joachim b olsen vil jo ikke prioritere så går at han er villig til at betale regningen er han det

der er et enormt besparingspotentiale det har man ikke nogen lyst til af ideologiske grunde

en kamp mod privathospitaler og jo fordi man sætter systemet højere end borgeren det

kommer hun snart tilbage det ser vi frem til jeg synes nu den nuværende har klaret det ganske godt men

har været nogle socialistiske politikere som har ment at man skal styrke det offentlige på bekostning af

hvor får vi mest for pengene så der kunne man jo

som vil øge danmarks velstand med seks og tres milliard

vi lod den gennemregne af uafhængige økonomer

i modsætning til regeringen som lod deres egne regnedrenge i arbejderbevægelsens erhvervsråd regne den ud og hvor man så bagefter har måttet erkende at den var underfinansieret

har ret stor tillid til regeringen fordi de ikke holder hvad de lover

også før valget at det var det der ville ske og det er så det der

hurtigt behandlingsforløb samt at patienter med livstruende sygdomme skal have en høj prioritering i det danske sundhedsvæsen det tror jeg

for at vi er tilhængere af behandlingsgarantien sådan som

at der er fokus på hvordan man kan få skabt nogle hurtigere udredningsforløb end vi har i dag

er baggrunden for at vi i den tidligere vk regering netop satte fokus på diagnostiske centre men regeringen bryder sig ikke om behandlingsgarantien på en måned en rettighed der ellers sikrer at alle har adgang til behandling og ikke kun dem

kommer regeringen med masser af påstande som

at beskylde de danske læger for at behandle uden grund hvilket jeg egentlig mener

patientforløb og tilbud til patienterne på baggrund af indikationsniveau for undersøgelse og behandling samt prioriteringen af patienter og behandlingstilbud

at det konkrete behandlingstilbud til en patient altid skal bero på en lægefaglig vurdering så hvorfor komme med sådan nogle

at vi i denne sal ofte taler om økonomien om vækst

højere produktivitet ja det gør selv regeringen

der bliver placeret på sidelinjen der bliver placeret på en venteliste mens de venter på at få en behandling og som derved ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet vi giver dem simpelt mulighed for hurtigt at få ordnet knæet eller ryggen

komme tilbage og passe deres arbejde

med sygdom og lang tid på sygedagpenge faktisk er med til at der er flere der får

skal da være velkommen til at kalde rygproblemer og lignende lidelser for småskavanker

skal tåle at vente men faktum er altså at hver eneste dag folk er sygemeldt fra deres arbejde

samfundet dyrt rigtig dyrt endda det samlede sygefravær koster årligt samfundet seks og halvtreds milliard

er syge venter på en tur på operationsbordet eller en anden form for behandling

når regeringen indfører differentierede ventetider et af argumenterne for en differentieret behandlingsgaranti har været at det skulle frigøre midler til at prioritere alvorligt syge patienter

alvor forestille sig at en rygkirurg nu skal til at behandle ældre medicinske patienter

man ikke både have fokus på at få et hurtigere udredningsforløb så man kan finde ud

være ambitiøs og gå efter både og sidst er også det mere ideologiske aspekt regeringens korstog mod ulighed og sundhedsforsikringer forvirrer jo

den differentierede behandlingsgaranti tvinger man folk til at tage tegnebogen frem

ikke ønsker at være sygemeldte i længere perioder ifølge regeringen blev

skattefrihed for sundhedsforsikringer jo afskaffet for at undgå et a og et b hold jeg er så ikke enig

b hold ved at have differentierede ventetider for befolkningen

a hold kan betale sig til en hurtig behandling mens andre pænt må vente på at få ordnet knæet ryggen eller en grå stær

derfor opfordre regeringen til at droppe ideen om en differentieret behandlingsgaranti for det giver nemlig kun garanti for én ting og det er at man endnu en gang sætter systemet

patienter ikke desto mindre

tidligere sundhedsminister bertel haarder

udvalg der sad og kiggede på

var blevet afbrudt i sin risengrød det er i hvert fald den forklaring som den tidligere sundhedsminister selv er fremkommet med at

at man så også nu indfører retningslinjer og har indført retningslinjer

en behandlingsgaranti på en måned det mener jeg simpelt hen ikke hænger sammen

og indikationsskred på anvisninger til fedmebehandlinger

de alvorligt syge mennesker

medicin at gøre skulle blive billigere af at om at vente længere tid på at de får

hele dagen

sygdomme hvor der er nogle uspecifikke symptomer

risengrød og endte med at citere the julekalender med udtrykket

man var ikke i stand til at forklare

og nu kunne man ikke rigtig forsvare at man blev ved med at holde det tilbage de kunne

konservative sundhedsminister i sidste ende

at der var behov for en differentieret behandlingsgaranti heldigvis holdt

røget ud som sundhedsminister men det er dog tankevækkende at man i det konservative folkeparti heller ikke nu vil anerkende det som daværende sundhedsminister i øvrigt sagde meget klogt

at de nye retningslinjer vil være til gavn for patienterne og være med til at sikre at de rette patienter tilbydes den rette behandling og ikke mindst at det er de rigtige patienter der henvises til operation det understreger

personen opførte sig eller havde det eller

hvad det er jacob axel nielsen egentlig har sagt om

vi kom med nogle retningslinjer det

nogle ting der er til gavn for patienterne ligesom vi mener at behandlingsgarantien er til gavn for patienterne det som jacob axel

at han mente at tredive dage var for kort tid til at de offentlige sygehuse kunne nå at reagere det handler om logistik

om hvorvidt en behandlingsgaranti er i orden eller ej

dårlig organisering gå ud over borgerne

jacob axel nielsen den daværende sundhedsminister sagde

hvis jeg stadig sad i sundhedsministeriet ville jeg helt klart bede nogle fagfolk om at give mig

altid været dårlig til dansk men det er jo meget klar tale så begynder den konservative

så klar en diagnose af problemet med behandlingsgarantien umiddelbart efter at han er stoppet som minister så er den konservative ordfører enig i

til at sygehusene i praksis kan nå at finde ud af hvilken behandling patienterne har brug for før behandlingsgarantien træder i kraft

fordi man var nervøs for at sende patienter ud til de private hospitaler

at håndtere det med at sende patienterne rundt fra det ene hospital til det andet hospital men derimod gled patienterne ud til de private fordi de gjorde brug af deres ret til behandling inden for en måned det er da om noget et tegn på at vi har at gøre med dårlig

siger til regionerne at de skal få gjort op med den dårlige logistik og få sørget for

seks uger eller at man kunne gøre tidsfristen helt afhængig af hvilken sygdom

frie sygehusvalg har været en stor succes det er den selv samme person

ud fra de her forskellige citater men

at de kan få behandling inden for en måned og ikke se at en behandling skulle blive billigere af at man lader

eller måske fire måneder på at få en behandling

bliver dyrere for den samlede samfundsøkonomi fordi borgerne så er længere tid

at det udvidede frie sygehusvalg har været en succes og har været med til at nedbringe ventelisterne

lægger mere fokus på udredning altså præcis det samme spor som

så det er simpelt hen at drive det den tidligere sundhedsminister har sagt for vidt

den behandlingsgaranti vi har er en god rettighed for borgerne det er også en rettighed der er med til at sørge for

det er faktisk noget bent hansen som er formand for danske regioner og

at man har øget produktiviteten i det offentlige sundhedsvæsen

med at de allermest syge patienter skal komme til først sådan er det jo også i dag baggrunden for at den tidligere regering

og kræftpakker hvilket har været og

og det lyder jo rigtig rigtig smukt jeg tror at alle ønsker sig alting

om hun ikke er enig i at vi er nødt til at foretage nogle prioriteringer i sundhedsvæsenet og om hun ikke er enig i at vi hele tiden skal forsøge at blive klogere og gøre tingene på den mest hensigtsmæssige måde og om vi ikke i den sammenhæng er nødt til at reagere på de tilbagemeldinger

fra lægeforeningen dansk sygeplejeråd og fra fremtrædende medlemmer af såvel

altså de tidligere regeringspartier

at det at man indførte en måneds behandlingsgaranti altså har nogle afledte effekter

kommet til at betyde at vi ikke bruger ressourcerne på dem

den her behandlingsgaranti

netop også for at beholde behandlingsgarantien at regionerne har fundet ud af at det er en rigtig god idé at arbejde med

et sygehus i lund bent christensen som

i det danske sundhedsvæsen hvis vi bruger nogle af de erfaringer han har fra

fru benedikte kiær ikke godt bekræfte

jo netop er at man kan planlægge hvor mange operationer der skal være tale om over et vist forløb og at det derfor kræver at man netop kan styre hvem skal til hvornår når vi taler om de planlagte operationer og ikke

enkelt blot kan gå hen og banke på døren hos et privathospital og sige nu er det min tur

et kvantum mr scanninger eller et kvantum behandlinger inden for et givent område faktisk kan opnå store besparelser på op mod halvtreds procent

en rettighed for borgerne som borgerne er rigtig glade for hvilket danske patienter også er ude og sige

at udvande borgernes rettigheder og siger at det er et argument for at

under de givne forhold med en behandlingsgaranti på

er

patienter har så godt et sundhedssystem som overhovedet muligt

indfaldsvinkler til det det er ganske tydeligt igennem

at vi både højre og venstre side i salen

bliver vurderet ud fra hvor alvorlig

hvornår man så bliver behandlet ud fra hvornår man har fået sin udredning

der er problematisk hvis man og snakker med patienterne

at man laver den her opdeling

lytte til fagligheden her vi mener lægen skal på banen og vurdere den enkelte patient i samarbejde

livet for vedkommende så vedkommende

i samarbejde med den enkelte patient

patienternes rettigheder

syddanmark det er tidligere sundhedsminister jakob axel

borgerlige politikere men jeg synes

er enige med den nuværende regering i

at samtlige regeringsordførere og også mig selv i min indledende tale sagde at vi snakker om at

måned for de alvorligt syge og to måneder for dem der ikke har en alvorlig sygdom

rigtig mange af dem og sidder fast i systemet det er dem har brug for at blive udredt det er dem der har brug for at komme videre og

den ene måneds garanti at vi bruger ressourcerne der i stedet for at sikre

ingen tvivl om at hvis vi kigger rundtomkring i landet hvor

så

har sagt at vi jo allerede har udredning i dag

at man skal have udredning

set også sagt i samråd

at gøre tingene bedre men

mange andre patienter der ikke har sikkerhed for udredning i dag der er patienter der sidder rigtig lang tid i systemet

sidst men ikke mindst synes jeg at fru stine brix pointe

vi ikke vælger vælger vi alligevel og det synes jeg måske

vi bør have lidt i centrum for det er det der sker i øjeblikket og det skal vi have gjort noget ved

vi har et system i dag hvor kun har retten til

set ret underordnet hvor i landet man bor

kan spare en masse penge ved at patienterne skal vente noget længere

penge på at lade flere patienter vente på en venteliste altså på

og så er det ikke sikkert man vil gøre det hvis man for eksempel befinder sig i tarm det er

er der får mulighed for at benytte sig af det frie sygehusvalg

der benytter sig af det frie sygehusvalg

der er tale om

ikke benytter sig af det frie sygehusvalg

at alle mennesker var blevet behandlet og udredt

må man jo alt andet lige formode at ministeren snarligt vil tage initiativ til at få flyttet alle de store specialiserede sygehuse fra alle de store byer og

udkantsdanmark ellers hænger ministerens

flytte for eksempel rigshospitalet

billigere og hvorfor var det at man gav flere penge

som man gerne vil have gjort noget ved

og at fjerne de massive ventelister som vi oplevede under den tidligere nyrupregering

at patienten først skal vente længere på en venteliste

hovedsagelig i storbyerne og det betyder altså noget for udkantsdanmarks adgang til dem og derfor

også i mindre grad af det frie sygehusvalg

jeg sige omkring det her med at det bliver billigere

privatsygehuse der findes i danmark og jeg er helt sikker på at de

kan

på det her område derfor indførte man jo visitationsregler

fedme ryg skuldre knæartrose

med hængende øjenlåg og grunden til at vi kigger på det her og

vi ved at hvis man ikke er opmærksom på det så skrider det

var opmærksom på det her og hev det ind i økonomiforhandlingerne

der fremsættes om en måned hvor mange patienter man regner med

behandle fordi man har opdaget deres symptomer tidligere kommer det til at fremgå og

den tidligere borgerlige regerings måde at drive sygehusvæsen på

set sikker på at de borgerlige partier har stor forståelse for eftersom de også tidligere

og tilbud til patienterne på baggrund af indikationsniveau

milliard kroner til sundhedsvæsenet

ganske voldsom opprioritering af sundhedsvæsenet som er

hvis vi skal løse de udfordringer vi står med

jeg har ikke lyst til at starte regionsforhandlingerne i folketingssalen ethvert økonomisk ansvarligt parti ved at det er en god idé

er jo at som systemet er indrettet i dag

bliver sendt frem og tilbage i systemet ganske mange gange og det

rumle rundt i sundhedsvæsenet på den måde

for vi tror at hvis vi gør rigtig meget her

patienten mere tryg og det er vigtigt for at få en god behandling

mener vi at vi kan spare nogle ressourcer

hurtigt forløb og så også komme til en afklaring

en alvorlig sygdom eller mindre alvorlig sygdom

at se det her lovforslag der er berammet til at komme i slutningen af april

skal vente længere tid eller ej

at man sparer penge på

den enkelte borger kan komme tilbage på arbejdsmarkedet

samtidig har en borger som ikke er produktiv

har ventetider på op til en hundrede og ti dage for de

sparer samfundet både penge på den enkelte patient i sundhedsvæsenet og i dagpenge i

egentlig en ganske fornuftig pakke

jeg den her diskussion altså også

det tror jeg kunne være med til at gøre at vi fik en bedre prioritering i vores sundhedsvæsen når

selv føler sig inddraget i den proces og kan forstå hvorfor ting kommer til at tage lidt længere tid fordi

debat i dag man kan sige at vi har været omkring rigtig mange ting

så det har været en lang og en god

debat ministeren gjorde jo i sit indlæg indledningsvis meget ud af at forklare at

regeringen har den her ambition om en udredning inden for en måned

at regeringen også på dette område har overtaget den tidligere regerings politik om at patienter med uklare symptomer og alvorlig sygdom skal være udredt inden for tredive dage og dermed at patienterne skal kunne henvises til hurtig og sammenhængende udredning men så ophører enigheden nok også for mens regeringen alene har en ambition om hurtigere udredning

regeringen til gengæld give patienterne længere ventetid

og oppositionspartierne

er det for os et både og vi ønsker ikke længere ventelister til fordel for kortere udredning vi ønsker og det er for os helt selvfølgeligt begge dele så understregede ministeren at nu skulle vi have et systemskifte ja tak det må man sandelig sige hvad ikke alle kan få skal ingen have

kunne vælge ventetiden fra hvis det offentlige ikke kan levere behandling inden for en måned

systemskifte men det bliver et systemskifte på systemets vilkår hvor patienterne igen må acceptere at systemet bestemmer vilkårene for at stå i kø til sygehusbehandling og hvor det fremover igen bliver sådan at det kun er dem med tegnebogen i orden som får mulighed for at springe foran i køen

det her med at de alvorligste lidelser skal behandles først

at vi også er vældig glade for at det allerede er sådan i forvejen ministeren redegjorde

fint for alle de mange initiativer der er taget for så vidt angår akut behandling af livstruende sygdomme som kræft og hjertelidelser og for så vidt angår de akutte medicinske patienter

bliver de jo også allerede i dag indlagt akut hvis de vel at mærke har behov for akut behandling

helt ked af at den nuværende sundhedsminister kun er fungerende

indlæg at man ikke har noget imod at de private hospitaler får en rolle at spille hvis det offentlige ikke kan levere

helt kede af at vi nu skal give slip på den fungerende sundhedsminister men bortset fra det

stillet en række centrale spørgsmål som vedrører patienterne nemlig hvem er det præcis der skal vente længere og hvor længe er det de maksimalt skal vente før

får retten til at kunne vælge ventetiden fra

men det var meget

svar

at det er noget med en lægefaglig

der skal komme en vurdering

når det ikke er nødvendigt hvis det er den lægefaglige vurdering at motion eller kostomlægning kan overflødiggøre en operation

skal lægen naturligvis ikke henvise til en operation

slog fast at en operation koster fuldstændig det samme

og dermed også det her projekt tilsyneladende alene handler om

at man er interesseret i at flere behandles hurtigt og effektivt det offentlige sparer i hvert fald ikke penge på at opbygge pukler af patienter på ventelister på et eller andet tidspunkt skal patienterne have behandling og behandlingen bliver hverken bedre eller billigere af at patienterne står på lange ventelister først

i sit kommende lovforslag har lyttet til lægerne og regionerne når nu man vil forringe patienternes muligheder for at kunne vælge ventetiden fra

man lytter til regionerne

hvornår regeringen begynder at lytte til patienterne den socialdemokratiske ordfører gik endda så langt

hellere ser at man giver patienterne magten til at kunne vælge ventetiderne fra

samme spørgsmål når nu regeringen også har varslet at den vil blive måske bare en lille smule mere

næste måned om end vi dog næppe bliver enige om spørgsmålet når det kommer

dengang drejede det sig om forældelsesfristerne i sådanne sager

år behandlet et andet beslutningsforslag om sædelighedssager nemlig om tvangsbehandling nu står vi så med det tredje beslutningsforslag i rækken nemlig det vi behandler nu altså b to og tredive denne gang handler det om skærpet straf for seksuelle overgreb mod børn selv om vi

har drøftet denne kategori af sager ganske indgående skal der ikke herske nogen tvivl om at der er tale om et meget vigtigt emne som

bestemt fortjener at være sat højt på dagsordenen

derfor glad for at jeg her i dag har lejlighed til at gentage at regeringen har stor fokus på indsatsen i forhold til seksuelle overgreb mod børn

vi vil løbende være opmærksom på mulighederne for at styrke indsatsen på dette meget vigtige område

er seksuelt misbrug af børn en af de mest afskyelige forbrydelser som ofte har meget voldsomme konsekvenser for ofrene og som vi som samfund bør tage absolut skarpeste

samtidig vil jeg allerede her indledningsvist slå fast at regeringen ikke kan støtte dette beslutningsforslag og det vil jeg selvfølgelig gerne uddybe

med kort at opridse indholdet af straffelovens § to hundrede og to og tyve der er helt central

denne sammenhæng det fremgår af straffelovens § to hundrede og to og tyve stykke en at den der har samleje med et barn under femten år straffes med fængsel i indtil otte år af stykke to fremgår det at

barnet har været under tolv år eller hvis gerningsmanden har skaffet sig samleje ved tvang eller fremsættelse af trusler kan straffen stige til fængsel i indtil tolv år

indgå som en skærpende omstændighed hvis gerningsmanden gerningsmanden

udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed

stykke tre sikres det at straffen i sådanne sager er på samme niveau som straffen for voldtægt af voksne

det ikke har været nødvendigt for gerningsmanden at anvende vold eller trusler om vold når det gælder oplysninger oplysninger om strafniveauet

øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål nummer to hundrede og en og tres

også inde på spørgsmålet om forvaring jeg kan i den forbindelse oplyse at det i dag er udgangspunktet at seksuelle overgreb mod børn resulterer i en tidsbestemt frihedsstraf

idømme en betinget dom med vilkår forudsat at der ikke er tale om forhold i den groveste ende anvendelse af en tidsubestemt

kan imidlertid komme på tale ved grove

straffelovens § halvfjerds stykke to kan en person således blandt andet idømmes forvaring hvis vedkommende findes skyldig i voldtægt

og endelig at anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet ved at forebygge denne fare

altså at give domstolene bedre mulighed for at gøre brug af forvaring i sager om seksuelle overgreb mod børn og straffen skal i øvrigt skærpes markant i sådanne sager forslagsstilleren peger i den forbindelse på muligheden

minimumsstraffe hvorfor er regeringen

imod disse tiltag når når bekæmpelsen af pædofili

her må jeg endnu en gang gøre opmærksom på som vi har gjort tidligere under lignende debatter her i folketingssalen at straffelovrådet

er alle bekendt lige nu er ved at foretage en samlet gennemgang af straffelovens kapitel fire og tyve og det er et kapitel som omhandler forbrydelser mod det der hedder

netop spørgsmålet om straffen og strafniveauet i sager om seksuel misbrug af børn et helt centralt element i straffelovrådets overvejelser

er det regeringens helt klare opfattelse at eventuelle lovgivningsinitiativer på dette område bør afvente straffelovrådets arbejde straffelovrådet fik i den pågældende opgave af den forrige regering

understrege at det selvfølgelig ikke handler om at der er nogle som vil gribe ind over for seksuelt misbrug af børn og så er der andre der ikke vil gribe ind over for seksuelt misbrug af børn sådan er virkeligheden selvfølgelig ikke og heldigvis for det forebyggelse af seksuelt misbrug af børn er et meget vigtigt indsatsområde for regeringen og det er derfor også helt afgørende at vi har en velfungerende håndtering og behandling af personer der er dømt for seksuelle overgreb på børn men det er og bliver regeringens opfattelse at vi i denne sag bør afvente straffelovrådets arbejde

fra ministeren og holdningstilkendegivelserne jeg må sige at det undrer mig meget at

ministeren der er socialdemokrat står her på talerstolen og siger at man ikke

specielt fordi socialdemokraternes ordfører der sådan er er talsmand

i talrige avisartikler har sagt at det vil man have i

jydskevestkysten her den

toogtyvende november to tusind og elleve siger socialdemokraternes retsordfører herre ole hækkerup

at give de personer der gør den slags en

jeg mangler så at socialdemokraterne og ministeren handler hvorfor vil man ikke gøre det

skulle herre peter skaarup starte med at høre efter hvad jeg siger

af min tale at fordi vi gerne vil afvente straffelovrådet

diskussion af om straffene bør skærpes eller om det skal være lettere at idømme forvaring i sager om

at de eksisterende regler om forvaring er fuldt tilstrækkelige

forvaringsspørgsmålet når det handler om spørgsmålet om straffen

når straffelovrådet har haft lejlighed til

se på det samlede kompleks se på kapitlet altså det

dansk folkeparti går ud på at man skærper straffene

og det er så det ministeren ikke vil anderledes kan det

straffe man oplever

rammer loftet altså vi oplever aldrig at den maksimale straf gives

af paragraffen angiver

afgørelser alt afhængigt af hvor alvorlige sagerne er og

jeg tror også man må sige hvis man følger lidt med i debatten om nogle af de forfærdelige sager der

det er den måde det fungerer på i et retssystem hvor

udstikker rammerne og domstolene udfylder dem i den konkrete bedømmelse af den enkelte sag det er det der er regeringens udgangspunkt og

domstolene der i de konkrete sager skal afgøre straffen for den enkelte

loyal vis at det er den tidligere regering der bad straffelovrådet om at se nærmere på kapitel fire og tyve om om sædelighedsforbrydelser og blandt andet det her spørgsmål og

gennemgang kommer til at indeholde men

tror ministeren så det vil være muligt at fremsætte et lovforslag

i folketinget i en kommende folketingssamling

beslutningsforslag såvel som som det parti jeg selv kommer fra venstre hvor hurtigt vi

i processen i to tusind

interessant at høre hvad ministeren mener om

tidligere regering har igangsat og vi synes det er

får lov til at gøre deres arbejde færdigt ikke mindst i lyset af at det her

forventes afsluttet kort tid efter sommerferien at vi så

ministeren mente det var muligt

i folketingssalen i næste samling

var noget man satte straffelovrådet i gang med

selv om de har været lidt lang tid om det

vi selvfølgelig nøje studere

at der var behov for at se på det

da også at vi i fællesskab kan se konstruktivt på resultatet af det grundige arbejde som nu kommer og som jo er

bedre muligheder for at idømme seksuelle krænkere af mindreårige forvaring seksuelle overgreb mod mindreårige børn er et dybt dybt alvorligt emne

sidste par år har der været en række meget alvorlige overgrebssager som

grebet ind i tide og det er jo én problemstilling

familien af hensyn til retsfølelsen

strafferammen godt nok en af de sager der er blevet diskuteret meget er jo

en tiltalt fik syv år

fuldstændig udnyttelse af strafferammen

så at det ikke giver anledning til at udnytte strafferammen mere

om højere straffe for seksuelle overgreb mod mindreårige børn

konsekvent skal skærpes og

set glade for at dansk folkeparti har rejst debatten

vil håbe at herre ole hækkerup som socialdemokratisk retsordfører kan overbevise ministeren om at det skal ske i næste samling efter

lovgive i den her samling men vi kan jo

det straffelovrådet er ved at kigge på derfor mener vi

set positive over for det vi ønsker at sende et klart signal til befolkningen om at overgreb på børn er ganske uacceptabelt og at man skal føle sig tryg ved at vores retssystem tager hånd om de her sager på en konsekvent vis

det straffes meget hårdt

der er tale om seksuelle overgreb mod mindreårige børn

kan forestille sig især fordi en voksen misbruger sin autoritet

og forbryder sig mod et barn og det er nogle overgreb som har livsvarige konsekvenser for de børn det går ud over det skal

modsvares i en konsekvent strafferamme fra folketingets side og en konsekvent

det er påtrængende at vi handler hurtigt

at

spørge venstres ordfører om ikke også venstre finder det oprørende

at selv om folketinget egentlig har ligestillet voldtægt af børn med voldtægt af voksne så sker der jo

pædofile at de voldtager børn mange gange hvorimod en voldtægtsforbryder i

en gang når ministeren siger at man har lavet den ligestilling lyder det jo meget godt

spørge venstres ordfører om er spørgsmålet ikke at

har ligestillet de to ting fordi det er så meget mere krænkende i og med at barnet bliver misbrugt mange

med balance mellem voldtægt og overgreb

at vi i høj grad har opnået det vi ville der bliver straffet

helt ærlig uden at have læst debatten fra dengang så tror jeg

der var de politiske intentioner bag ændringen det ændrer ikke ved det faktum at

den strafferamme der er og hvis man ikke vil det

og generelt synes vi da i venstre at man skal straffe personfarlig kriminalitet hårdere og

skærpe straffene for seksuelle overgreb mod børn socialdemokraterne mener at der skal være en markant straf for overgreb mod børn det er jo som det allerede

helt generelt at man skal gøre hvad man kan for at forebygge overgreb man skal straffe overgreb markant man skal hjælpe ofrene bedre og man skal sørge for at den dømte bliver behandlet så det ikke kommer til at ske igen i den forbindelse har vi netop med retsudvalget været i herstedvester og hørt om behandlingen der foregår af dømte

hvis man kæmper for at forhindre det næste overgreb i den forbindelse støtter vi også varmt den

behandling også med medicin der dæmper kønsdriften og for så vidt også den medicinske kastration hele den behandling vi hørte om derude det her beslutningsforslag handler så alene om straffen

gamle regering at der var behov for at få set straffene igennem i forhold til sædelighedsforbrydelser

men arbejdet med at gennemgå hele området er som jeg tror det blev nævnt af ministeren færdig

omkring sommer og så bliver det selvfølgelig folketingets opgave

og givet udtryk for at der skal straffes hårdere strafferammen skal udnyttes

en kommende samling der tog hånd om

ole hækkerup selv siger i jydskevestkysten den toogtyvende november sidste år nemlig der er tale om mere end et halvt drab når overgrebene er

under selve domsforhandlingen er mest tilfreds når nogle af de her alvorlige tilfælde ender med forvaringsdomme

siddet med de konkrete tilfælde og med de konkrete undersøgelser

have den største tryghed og også sikkerhed for at det ikke kommer til at ske igen

at straffen for sexovergreb mod børn skal være hård og

vil ikke sige at den skal være så hård og markant som hvis man har begået mord

og den straf man får derfor er jeg tilhænger af at der er hårde og markante straffe for sexovergreb mod børn jeg vil ikke op på niveau med det med at have begået mord men

synes det skal være hårde

man tage nogle af de sager der har været meget omtalt i medierne altså brønderslev og esbjerg

fornuftigt strafniveau

er citeret for i bemærkningerne hertil så må jeg sige at min umiddelbare vurdering af den sag var at det var lidt i underkanten af hvad jeg ville have fundet rimeligt efter det jeg havde kunnet se

om ordføreren mener at strafferammen

høj grad udnyttes af domstolene og hvis

i lovgivningen altså mener ordføreren

en udvidelse af strafferammen der gør at man kommer op i niveau med mord for

være den her forskel jeg synes at man skal kunne tage nogle flere hensyn ind når man vurderer straffen vi har tidligere under andre debatter snakket om det her med forældelsesfrister

forældelsesfrister laver man noget kædeansvar i forhold til forældelse

hvordan det skulle kunne blive meget værre

så det der præcis med hvad man

men jeg kan allerede se nogle ting for mig eksempelvis det med forældelsesfrister som vil betyde at man kan blive dømt

retspolitiker hvad er forskellen på det som herre ole hækkerup har sagt til pressen og så det som herre ole hækkerup siger her i dag efter herre ole hækkerups egen opfattelse

i den måde man udtaler sig når det er journalister der spørger

at hvis man eksempelvis tager esbjergsagen havde jeg den samme forundring over hvordan det skulle kunne blive meget værre og hvorfor man ikke der havde udnyttet strafferammen på de otte år

det er så i øvrigt det samme jeg er citeret for i de bemærkninger

der skal ikke herske nogen tvivl om at jeg synes at det vi har med at gøre her

et er overgreb det er i sig selv forfærdeligt fordi det bryder

prøve at hjælpe ofrene bedre end vi gør i dag jo i virkeligheden

socialdemokratiets retspolitik og det er meget tilfredsstillende det

men når nu

er der vel ikke noget som helst til hinder for at stemme for beslutningsforslag b to og tredive der netop siger at der skal være skærpede straffe

man går ikke ind og siger hvor meget mere de skal være skærpede eller hvordan de skal skærpes men at der skal være skærpede straffe det betyder at med den tidshorisont vi har foran os hvor straffelovrådet kommer med noget til sommer vi kan forholde os til så kan vi

skal være skærpede straffe hvordan det så konkret skal være kan vi tage til efteråret

jo ikke et eneste argument imod beslutningsforslaget her

hvordan er det man forestiller sig at man eksempelvis kunne skærpe straffene vi

gøres ved at lave noget kædeansvar hvor man kan gå endnu længere tilbage der er mange muligheder man kan overveje som vil føre til en skærpelse forstået på den

hele pointen da den gamle regering satte straffelovrådet i gang med at

at sige hvordan kan man gøre det her derfor synes jeg

at tage stilling til præcis hvordan vi skal gribe det an på det her område førend vi har fået straffelovrådets bemærkning

skal være helt ærlig at hvis nu vk regeringen havde fortsat

vi skal have

der skal ske i bt den femtende december siger socialdemokraternes ordfører herre ole hækkerup feks jeg er parat til næsten alt for at sørge for at de mennesker får en

også mener at hele det sociale system har spillet fallit i

ikke er lighedstegn mellem det som man siger udadtil i pressen og det man så rent faktisk stemmer herinde altså

de kommuner der har været involveret har svigtet i den forstand at man jo ikke

for at gøre den næste tilflytningskommune opmærksom på det

synes der er en række ting man har brug for at gøre bedre i forbindelse med det satspuljeforlig vi har lavet som

med i har man aftalt at lave børnehuse man har aftalt at lave en masse opfølgende

blev allerede understreget af herre karsten lauritzen lauritzen et er det der med at

bliver nødt til at have den der blinde tillid til voksne derfor synes jeg det er rimeligt at der er en rigtig rigtig hård straf jeg skal så også sige og her er jeg sikkert slappere end herre peter skaarup

synes at der skal være den graduering at

socialdemokraternes side i medierne nogle gange

jeg har læst op her og så det der bliver sagt her i salen for

ikke noget som helst i vejen for at socialdemokraterne og regeringen kan støtte det

jo gøre på den anden side af at straffelovrådet

får den virkning at straffen for seksuelle overgreb mod børn

bedre muligheder for idømmelse af forvaring af seksuelle krænkere af mindreårige

for i forbindelse med

jo i princippet kan betyde at faren kommer ud efter en ikke særlig lang fængselsstraf så der er simpelt hen ikke overensstemmelse mellem tingene herre ole hækkerup ikke se

men hvis vi alligevel alle sammen synes at vi skal følge op når straffelovrådet færdig

vi snakker os fra hinanden

hvis man kigger på de enkelte konkrete sager

at tænke at det var alligevel mærkeligt så bliver man jo også nødt til at kigge på hvad

at vi vil opgive gradueringen eller proportionaliteten i retssystemet der vil være nogle forbrydelser eksempelvis rovmord som skal give livstid og

de fængselsstraffe man skal have i de her tilfælde

strafegnede så på den måde vil der stadig væk være en graduering her kan man sagtens forestille sig at

vil være lidt anderledes end mit svar

brønderslevmor og tønderfar

her en masse børn hvis liv er

og så kan de sådan set bare gå derinde og hygge sig og være kærester

kønsdriftdæmpende medicin og hvordan de bruger medicinsk kastration hele pointen

for sædelighedsovergreb mod børn begynder med at benægte

har begået noget og de benægter også at det de har begået var forkert så meget af processen handler

jeg har begået noget forkert jeg er syg

ligger så en masse medicinske muligheder behandle folk det foregår allerede i dag det synes jeg er fremragende

spørgsmål om dem der er kærester det vil jeg nødig blande mig i jeg skal bare sige

lavet fordi man ellers er bange for at det vil føre til prostitutionslignende forhold i fængslet derfor

i de danske fængsler har anmeldt at nu er

er kærester og at de hygger sig inde i fængslet mens

udsat for en masse overgreb jeg forstår stadig væk ikke

når ordføreren går ind for at der skal ske noget på det her område

tilslutter sig forslaget der ligger et konkret forslag

vi kan jo altid vente på en eller anden rapport eller en eller anden undersøgelse der er i gang men

de børn der er blevet udsat for det her

med sit arbejde og vi skal lave en politisk opfølgning kan man sagtens forestille sig

til efteråret vil stå og have en debat i folketingssalen hvor der er nogle af partierne eksempelvis fru karina adsbøls

vil have en skrappere holdning end jeg

at begå rovmord fordi vi bliver nødt til at have en graduering i retssystemet men jeg synes det er vigtigt med en markant straf

de har fået en fængselsstraf hvis de er fundet strafegnet og de skal slippes løs igen en dag

at de ikke begik en forbrydelse igen efter udstået straf

hensyn jeg synes at vi skal imødekomme men jeg

det er det bedste vi kan gøre

tak

for dette forslag det er jo det tredje i rækken vedrørende seksuelle krænkelser mod børn og om lidt skal vi så

man kunne måske synes det blev en smule trivielt

skal det være så lad det være

godt kvittere for at vi får drøftet det her emne godt og grundigt fra forskellige vinkler ministeren fremlagde klart og tydeligt at der allerede i dag er hårde straffe for seksuelle krænkelser mod børn op til otte år for børn under femten år og tolv år for børn under tolv år

også muligheden for en forvaringsdom i særlige tilfælde som vi for eksempel har set det i dag

jo så heldige at den tidligere regering satte straffelovrådet i gang med at se på området det har vi vist været omkring et par gange tidligere i mine øjne er

og det skal venstre og konservative da have ros for

at det er et svært område og lad os nu lade dem færdiggøre deres arbejde i respekt for den tidligere regering i respekt for straffelovrådet i respekt for de gode beslutninger men først og fremmest i respekt for ofrene

det tror jeg vi alle sammen kan blive enige om

som er nævnt i bemærkningerne som et forslag så må man konstatere at der nok er et stort skel mellem radikale venstre og

have en uafhængig domstol må man jo sige at minimumsstraffe ofte

del af bemærkningerne nemlig under overskriften afsluttende bemærkninger der står og nu citerer jeg ligesom forældrene skal gøre alt hvad de kan for at beskytte

det kan gøres på flere måder der kan eksempelvis eksempelvis idømmes højere straffe

seksuelle overgreb mod børn endelig for at opsummere kan jeg fortælle at vi i radikale venstre ikke kan støtte forslaget og på vegne af sfs ordfører fru

er måske ikke så overrasket ud fra historiske erfaringer

netop de to partier har været en stopklods for at vi fik hårdere straffe for

personfarlig kriminalitet men derfor kan vi sagtens diskutere og herre jeppe mikkelsen er jo også godt inde i i diskussionen her når vi siger at og fremmest fordi så længe en overfaldsmand

vil den pågældende overfaldsmand forhåbentlig ikke begå nye overgreb i og med at han jo sidder

at ved at indsatte i fængslerne kan påvirkes der i en positiv retning i stedet for at være ude i det kriminelle miljø

sygdom de har altså trangen til at misbruge

i stedet for at der er en gruppe der aldrig ønsker behandling

en smule jeg troede det var i forhold til dem der ikke havde begået noget tidligere eller

til fængselsopholdet for at svare på på det som herre peter skaarup siger

når vi kigger på statistikkerne for recidiv i forhold til

at det virker ret godt i dag og ja de påvirkes rigtig godt i fængslet

danske samfund men kigger vi på sædelighedsdømte specifikt og kigger vi på om de begår ny ligeartet kriminalitet

jævnfør recidivstatistikken for

tror jeg det er op mod en tredjedel af dem vi dømmer til en

som kan foretages i forbindelse med et fængselsophold men

jeppe mikkelsen til bemærkningerne i

for den ene del af

handler om seksuelt misbrug

af det man egentlig kunne give i sådan nogle sager og for den anden del ligger den

at bekæmpe mest muligt så meget som vi kan gøre herinde fra fra christiansborg i dag men hvis vi

nok til at resocialisere pædofile

altså det vil jeg mene hvis vi kunne komme derned med andre typer af kriminalitet havde vi godt nok meget mindre retspolitik at tage os af her i salen

ude i de danske fængsler og i retsvæsenet

starter med at sige at

mener ordføreren virkelig at at det er trivielt

er det vel ikke trivielt at vi diskuterer det her i folketingssalen så er det vel meget meget relevant og et vigtigt emne som vi bliver nødt til at gøre noget ved der er altså børn hvis liv er ødelagt

ordførerens ordvalg det kan godt være jeg har misforstået det men

for dette forslag det er jo det tredje i rækken vedrørende seksuelle krænkelser mod børn og om lidt skal vi så have det fjerde man kunne måske synes det blev en smule trivielt men skal det være så lad det være og så vil jeg da godt kvittere for at vi får drøftet det

emne fra forskellige vinkler det jeg egentlig sagde

trivielt altså hvem er man så er det ordføreren

at tage den her diskussion i folketingssalen om

vigtigt emne om vi skal tage den fire fem seks eller syv gange er underordnet det handler jo om at vi skal handle herinde og vi skal debattere og diskutere jeg mener ikke at

i folketingssalen er trivielt og jeg mener slet ikke at det er trivielt at vi diskuterer det her

er men det er klart at gentagelser kan være trivielle og det kan da være

for at for at lave

så er det herre simon emil ammitzbøll som ordfører for liberal

meget spændende forslag som dansk folkeparti

overgreb på børn er noget af det mest modbydelige der overhovedet findes det er sådan set ikke kun når det handler om seksuelle overgreb som der er tale om her

voldelige overgreb på børn vi synes at det er vigtigt at

er tale om mindreårige der er tale om umyndige borgere som ikke selv har mulighed for

kræve deres ret varetaget derfor synes vi også at det

de ting der er blevet sagt i løbet af dagen om at man venter

straffelovrådets overvejelser kan komme med i et lovforslag i næste samling hvis man vedtager det her beslutningsforslag dette beslutningsforslag vil jo kun

lovforslaget skal indeholde og så kan man tage de mere faglige overvejelser med ind som måtte komme det er fuldstændig uproblematisk

man sige hvorfor bliver det

ikke vedtaget når det egentlig er så åbenlyst vi har jo hørt

socialdemokraternes retsordfører herre ole

i intentionerne i det her forslag for ikke at sige meget enig for vi har hørt det rigtig mange gange jeg ved ikke om det er fordi

det i virkeligheden er blevet så nemt at sige noget i det offentlige rum som er anderledes end det man siger i folketingssalen

man kan i virkeligheden sige hvad som helst i denne sal der er ikke så mange journalister der opdager det og derfor kan man sagtens have to forskellige holdninger

simpelt hen ikke kan fordrage beslutningsforslag stillet af oppositionspartier

lige meget hvor fornuftige de er og hvor enig regeringen måske i virkeligheden er

ærgerligt at vi ikke kan have en fornuftig dialog om tingene her i folketingssalen

står som forslagsstiller

tidligere radikale statsminister hilmar baunsgaard sagde

hvem man samarbejder med men hvad man samarbejder om

er konklusionen altså at liberal alliance

når det er sagt vil jeg bare for referatet for sanddruelighedens og alt muligt andets skyld sige

tilsluttet os samtlige bemærkninger der er i beslutningsforslaget vi har tilsluttet os det der står i selve beslutningsforslaget hvor der står at man pålægger regeringen

skal fremlægge et forslag der gør at straffen for seksuelle overgreb mod børn skærpes markant samt give bedre mulighed for idømmelse af forvaring af seksuelle krænkere af mindreårige det synes vi lyder fornuftigt

idékatalog i bemærkningerne

der er nok nogle af dem der vil virke lettere skræmmende på liberal alliance der er måske noget som vi synes er mere tiltalende

skal skille os ad jeg tror at det vigtige er at blive enige om målsætningen og

skal være frem til det egentlige lovforslag

side er der opbakning til

det der står på forsiden nemlig at der er behov for at vi får markant

vi straffer for seksuelle overgreb mod

for det første ganske ganske forfærdelige det er ekstremt krænkende men derudover har det jo altså også den effekt at det giver livsvarige skader på de her børn det gør både fysisk og psykisk skade på børnene livsvarigt og derfor er det

forbrydelse der skal straffes rigtig rigtig hårdt

det er blevet fremført fra regeringens side at man

støtte beslutningsforslaget for man afventer straffelovrådets arbejde ja ja vi er fra konservativ side enige i at vi skal afvente

at den dato der står på forsiden bliver ændret men ellers

for at man kan vedtage den retning der ligger i beslutningsforslaget inddrage det som straffelovrådet kommer med og til efteråret lave et lovforslag der får den konsekvens

tidligere hvor vi gik og ventede og ventede og ventede på straffelovrådet

lidt halsløs gerning at kaste sig ud i at vedtage sådan

så havde vi ikke rigtig et juridisk sagligt og fagligt grundlag at gøre det på men det har vi nu

vi kan sagtens gøre det og så afvente den konkrete formulering når straffelovrådet er færdig det ville så i øvrigt også være et meget meget kraftigt signal til straffelovrådet om at blive færdig med sit arbejde det er jo nogle gange til at

men hvis man vedtog beslutningsforslaget her ville straffelovrådet jo være tvunget til at blive færdig til sommer hvis vi ikke vedtager

godt blive lidt i tvivl om at straffelovrådet bliver færdig til sommer selv om

at vide rigtig mange gange men man kan godt blive noget i tvivl

blevet udsat og det ville være rigtig rigtig ærgerligt

fra konservativ side enige i i beslutningsforslaget her der er ingen tvivl om at de der seksuelt krænker børn skal straffes hårdt

utrolig positiv behandling af det her forslag

skærpede straffe for seksuelt misbrug af børn

at vi har en så forholdsvis bred støtte til forslaget både fra

i hvert fald i medierne fra socialdemokraterne

grønne knapper altså vil stemme for og at der er en divergens mellem det man siger i medierne

der er jeg måske tilbøjelig til at give

men det kan jo være at det ændrer sig hen ad vejen

tvivl om i dansk folkeparti ifølge forslaget

der kommer bedre muligheder for at idømme seksuelle krænkere

folkeparti en af de alvorligste krænkelser man som menneske kan blive udsat for de børn der misbruges af en voksen som de ofte har et nært og tillidsfuldt forhold til vil ofte ende med store psykiske skader og smerter for resten af deres liv som vil forfølge dem på den vis er risikoen for

partnere relativt stor derfor er det vigtigt at den pædofile krænker standses i tide og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at vi i folketinget handler hurtigt

ikke her på tredje år afventer at straffelovrådet måske finder frem til noget til sommer som måske kan medføre at der bliver lavet et lovforslag om et år eller to det har vi ikke tid til når vi skal hjælpe børn

så hvert offer sparet er en kæmpe gevinst for vores samfund og dets sammenhængskraft og naturligvis ikke mindst for de stakler som ville være blevet ofre hvis der ikke var blevet grebet ind jeg kan jo blot nævne de sager der har været som

sagen er rigtig rigtig alvorlig der er pædofile der har fået lov at blive ved i alt for mange år sagerne fra tønder fra rebild fra esbjerg og fra brønderslev

over meget lange perioder og hvor straffene

rigtig mange gentagelser af den kriminalitet

kommuner har svigtet og sagsbehandlere har svigtet

fået grebet ind i tide sagerne fra tønder fra rebild og fra esbjerg og mange andre alvorlige sager har vist os at de krænkere der ikke

for forskellige overgreb sandheden er at de fleste pædofile ganske enkelt har en perverteret seksualitet der gør dem uegnede til at bevæge sig frit rundt i samfundet og derfor bør de i forvaring

indtil man er fuldstændig sikker på at de ikke begår nye overgreb

blandt politikerne på christiansborg og det er ikke trivielt at vi diskuterer måske det tredje forslag fra dansk folkeparti inden for det her område det er vigtigt at vi diskuterer det

det er de færreste mennesker der skifter seksuelle præferencer over et langt liv normalt vil man

muligt at bede nogle om at skifte deres præference men det

man vælger alt for ofte at tro eller måske rettere håbe på at de gør det men det er jo ikke nogen trøst for ofrene det er tværtimod et svigt fordi der ofte sker det

det er et enormt svigt af ofrene for pædofili at vi gang på gang giver korte nogle gange nærmest symbolsk korte straffe for systematisk voldtægt og krænkelse af små og uskyldige børn det duer ikke og vi kan ikke være bekendt at vi ikke stopper i tide uanset om det er

vi ikke tillade os at se igennem fingre med vi skylder vores børn vi skylder vores unge at vi beskytter dem mod pædofile overgrebsmænd og overgrebskvinder det er samfundets yderste pligt at beskytte børn mod voksne kriminelle for børnene kan jo ikke selv de er slet og ret

over for de voksne mennesker

stopper deres forehavende de pakker ofte deres skumle handlinger ind i slesk tale eller

ulykker ulykker hvis de sladrer det er ikke alle pædofile

retsudvalgs besøg på herstedvester

ikke alle grader af pædofili der kalder på forvaring men der findes en gruppe pædofile hvis overgreb er så grove og vedvarende

gå frit rundt i samfundet jeg vil derfor appellere til den sunde fornuft og til den kærlighed vi alle føler

vi lader den sunde fornuft råde i denne sag og støtter det forslag som dansk folkeparti har fremsat de farligste pædofile bør langt nemmere kunne idømmes forvaring og tiden er inde til at sørge for

derfor er det her ikke trivielt det er vigtigt og jeg håber på at regeringen vil besinde sig og støtte forslaget

enestående mulighed for allerede nu

markere at man vil gøre noget til

skærpelse af straffen for seksuelt misbrug af børn og det var det tredje beslutningsforslag i denne samling i rækken af beslutningsforslag om sager om seksuelt misbrug af børn og nu står vi så med det fjerde beslutningsforslag om dette emne og det beslutningsforslag vi behandler nu angår specifikt spørgsmålet om prøveløsladelse i sager om seksuelt misbrug af børn også i forhold til dette tema er der tale om en problemstilling

det fremgår da også af bemærkningerne til beslutningsforslaget

hundrede og tolv fra folketingsåret to tusind og otte til

som jeg meget klart lige har givet udtryk for i i forbindelse med debatten om b to og tredive er seksuelt misbrug af børn en af de mest afskyelige forbrydelser som ofte har meget voldsomme konsekvenser for ofrene

sat indsatsen mod seksuelt misbrug af børn højt på dagsordenen men også i forhold til beslutningsforslag nummer b tre og tredive

indlede med at slå fast at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget og det vil jeg selvfølgelig gerne uddybe jeg vil indlede med at understrege at kriminalforsorgen har stor fokus på indsatsen over for personer som er dømt for seksuelle overgreb mod børn og det gælder også i forhold til spørgsmålet om prøveløsladelse efter straffelovens § otte og tredive stykke

for andres liv og helbred skal der indhentes en udtalelse fra retslægerådet inden der træffes afgørelse om prøveløsladelse disse høringsregler er med til at sikre at sagen er tilstrækkeligt oplyst før der træffes afgørelse

det oplyses at det fremgår af kriminalforsorgens vejledning om prøveløsladelse at når det gælder indsatte der er dømt for sædelighedskriminalitet vil der hyppigt være behov for at fastsætte vilkår om fortsat behandling i forbindelse med eventuel prøveløsladelse herved etableres der mulighed for at understøtte tilpasning til en tilværelse i frihed i overgangsperioden efter afsoningens afslutning

nævnes at hvis den prøveløsladte ikke overholder de fastsatte vilkår

er der efter § fyrre stykke to i straffeloven mulighed for forskellige reaktioner herunder kan det bestemmes at den prøveløsladte skal indsættes til udståelse af reststraffen det fremgår også af vejledningen at hvis en sædelighedsdømt ikke vil acceptere et relevant vilkår under prøveløsladelsen om at fortsætte en påbegyndt en påbegyndt psykiatrisk behandling eventuelt kombineret med

end sædvanlig medføre at der gives afslag

personer der dømmes for seksuelle overgreb mod børn hvorfor kan regeringen så ikke støtte

når vi nu ønsker at styrke indsatsen mod seksuelt misbrug

fremhæve at når det gælder prøveløsladelse så sker der som jeg netop har redegjort for en grundig undersøgelse af sagen før der træffes afgørelse om prøveløsladelse og der gives som altovervejende hovedregel afslag på prøveløsladelse hvis den sædelighedsdømte ikke vil acceptere acceptere et vilkår om relevant behandling en afskaffelse af muligheden for prøveløsladelse i disse sager vil efter regeringens opfattelse være i fundamental modstrid med vores retssystems

tilgang til straffuldbyrdelse forslaget om

ændre reglerne om prøveløsladelse på den måde som dansk

lægger op til hvorefter en bestemt persongruppe generelt og på forhånd skal udelukkes fra prøveløsladelse rejser en række vanskelige og principielle spørgsmål i forhold til den almindelige ordning med prøveløsladelse prøveløsladelse sker som nævnt efter en konkret vurdering i den enkelte sag og regeringen ser ingen grund til at fravige dette fravige dette grundlæggende princip den gældende praksis vedrørende prøveløsladelse af personer dømt for sædelighedskriminalitet er da også fastlagt inden for rammerne af

med vilkår om sexologisk behandling er et vigtigt element i resocialiseringen af den sædelighedsdømte

man samtidig afskaffe muligheden for at støtte og hjælpe den dømte til en kriminalitetsfri tilværelse en tilværelse ude af kriminalitet

til gavn for alle men det handler ikke kun om støtte i forbindelse med overgangen til en tilværelse i frihed det handler jo i høj grad også om

og netop i disse sager er prøveløsladelse fordi det sker med vilkår om sexologisk behandling af endog meget stor betydning for den dømtes risiko for tilbagefald til ny kriminalitet hvis man gennemførte den ordning som dansk folkeparti lægger op til ville vi ikke længere have mulighed for at løslade de pågældende på prøve med tilsyn og vilkår om behandling og dermed ville vi ikke have mulighed for at bruge dette vigtige redskab i resocialiseringen af sædelighedsdømte det anser jeg bestemt

nogen forbedret retstilstand og da slet ikke for potentielle

forebyggelse af seksuelt misbrug af børn er et meget vigtigt indsatsområde for regeringen og det er derfor også helt afgørende at vi har en velfungerende håndtering og behandling af personer der er dømt for seksuelle overgreb på børn men vejen frem er

muligheden for prøveløsladelse i sådanne sager og regeringen kan derfor

det er dybt krænkende for retsbevidstheden at mennesker der

for seksuelt misbrug af børn

og begår nye overgreb

tale nok så meget om at det er en individuel bedømmelse om

to tredjedele

sniksnak men det der står tilbage er

igen misbruger børn

års fængsel for seksuelt misbrug af to lokale søstre på

en år og ni måneders fængsel pågældende var prøveløsladt

men vi har da som samfund

at når også folk der er dømt for noget så modbydeligt som

det er derfor at behandling og prøveløsladelse jo går meget meget

retsudvalget har lige været på besøg i herstedvester og det her var også et emne som vi fik præsenteret

også der blev bekræftet at når vi nu skal sikre at

sammenhængen mellem prøveløsladelse og

et vigtigt redskab det er derfor regeringen bestemt ikke ser nogen

grund til at vi skulle

den mulighed og jeg må sige

stadig væk ikke kan forstå at dansk folkeparti rent faktisk

det anser jeg som sagt ikke for at nogen som helst form for forbedring af retstilstanden i det danske samfund

at

i herstedvester så ingen uenighed

også meget nærliggende at tro at den pågældende

vigtigt at vi her i folketinget er åbne over for at diskutere prøveløsladelse og ikke bare parkerer vores holdning hos nogle embedsmænd der

gør en fremragende indsats for at sikre at dem vi sætter ind i vores fængsler

egen regning der er folk her som gør en stor indsats til gavn for alle i det danske samfund for

dømte kriminelle ud som mindre kriminelle det mener jeg faktisk er en meget meget stor indsats

om retsfølelse det er noget vi diskuterer meget og tilsyneladende

jeg spørge justitsministeren om nogle af de hårde

i fængslet komme ud efter

selv om man har begået meget meget alvorlige forbrydelser

tilfælde af pædofili voldtægt af egne børn

uanset hvem det er der sidder i vores fængsler så er det

det der er kriminalforsorgens absolutte opgave

er at de kommer ud som mindre kriminelle det gælder også de her typer som vi taler om her

som har begået modbydelig kriminalitet

altovervejende

på prøveløsladelse hvis den sædelighedsdømte ikke vil acceptere et vilkår om relevant behandling lige nøjagtig når vi har med den her type af personer at gøre tror jeg vi alle sammen er enige om

meget fornuftigt at

det nuværende system er med til at sikre og det er det som gør at vi forhåbentlig

ud som mindre kriminelle det er til

konkret eksempel med en en dom der faldt i brønderslevsagen

spørgsmål men blot en konstatering af det justitsministeren lige svarede og der er så en politisk uenighed som vi dog synes er ganske

står her og taler om at det krænker

måske have fremført det dengang man selv lavede reglerne om vi synes som sagt i regeringen at det er vigtigt at de her personer

som bedre mennesker holder sig fra det de har begået tidligere

de holder sig fra den modbydelige kriminalitet som de

fængselsstraf for seksuelle overgreb mod børn ikke skal have mulighed for at opnå

i venstre har vi stor sympati for dansk folkepartis forslag vi betragter overgreb mod børn som meget alvorlige forbrydelser

om at deres gerninger er uacceptable seksuelle overgreb mod børn og mindreårige er en så grusom form for kriminalitet at

set mener at man skal ændre de nuværende regler for prøveløsladelse udgangspunktet må være at man ikke kan ikke kan blive prøveløsladt hvis man har begået så alvorlige forbrydelser som nogle pædofilidømte har generelt mener vi i øvrigt det er

prøveløslader folk specielt når det gælder meget alvorlige forbrydelser som

misbrug og vold mod børn vi har set

en af de tiltalte fik elleve år hvilket reelt betyder at den pågældende person kan være prøveløsladt efter mindre end seks år

rigtigt som justitsministeren redegjorde for at man skal indgå i et behandlingsforløb osv men der er mulighed

set når der er tale om så alvorlige forbrydelser og så alvorlige gerninger at

prøveløsladelse ligger jo også noget tid tilbage

være legitimt en gang imellem i hvert fald vi har det udgangspunkt at hensynet til ofrene altid skal veje tungere end hensynet til forbryderne og når ofrene skal leve med overgrebene resten af livet

og mere end det opleve den fulde straf

vi positive over for det beslutningsforslag som dansk folkeparti har fremsat vi undrer os i i venstre dog noget over

ikke helt i overensstemmelse med det som den socialdemokratiske ordfører har fremført blandt andet om brønderslevsagen så vi

overraskede over at man ikke er villig til at se på prøveløsladelse

det har herre ole hækkerup som retsordfører givet udtryk for

tage en debat med ordføreren om

i den kommende samling kunne lave et lovforslag der handler om at se på straf forældelsesfrister som vi har behandlet tidligere og også spørgsmålet

og udnytte den brede enighed der er i pressen men tilsyneladende ikke når vi kommer til behandlingen her i folketingssalen men

socialdemokraterne mener at vi skal gøre hvad vi kan for at forebygge sexovergreb

vi skal straffe og vi skal gøre hvad vi kan for at det ikke sker igen og samtidig skal vi blive bedre til at hjælpe ofrene

det ikke sker igen og samtidig skal være hjælp at få retsudvalget har netop været på besøg på herstedvester for at høre om lige præcis det her altså erfaringerne med kønsdriftsdæmpende medicin med medicinsk kastration og med behandling det handler simpelt hen om at de dømte skal indse at de har gjort noget der er dybt forkert

noget forkert når det er vigtigt med behandlingen og den medicinske behandling så er

og derfor skal vi undgå at det kommer til at ske igen

det ville være konsekvensen af det her beslutningsforslag

vil der være en fare kommer flere ofre jeg tror

vk flertallet i den såkaldte noget for noget ordning

prøveløsladelse nu kan finde sted tidligere

noget for noget ordningen når det gælder sådan nogle tilfælde som dem vi snakker om her

kan omfatte sædelighedsforbrydelser jeg tror som sagt at man i den slags tilfælde skal være meget varsom med at bruge noget for noget ordningen men

kunne omfatte sædelighedsforbrydelser var vel ikke ukendt dengang kort sagt

sagerne er meget forskellige og det kræver selvfølgelig en individuel bedømmelse af hvornår man man er parat og det er en balance der

socialdemokraternes retsordfører har gjort det

personlighedsspaltning hvor man det ene sted agerer på

og et andet sted agerer fuldstændig anderledes

man skal sørge for at ham det handler om får noget behandling så man

når han bliver prøveløsladt men som jeg også har understreget tidligere når vi

overveje prøveløsladelse hvis den dømte er i behandling hvis man kunne komme op med nogle andre ideer og det kunne jo sagtens være

nogle andre ideer hvor man sagde at sådan her kan vi også lokke eller bruge indirekte tvang til at få folk derhen hvor vi gerne

sikre på at de alle sammen er i behandling når de har udstået deres straf så er det da ikke noget jeg på forhånd vil afvise

at sige til folk du skal i behandling kammerat fordi det er et vilkår for at kunne få

ene side og på den anden side og vil gerne diskutere og alligevel vil man ikke noget

enten må man jo mene at det er

børn er blevet udsat for utallige overgreb over en periode på tre og tyve år siger

det er i øvrigt venstre der i det her tilfælde taler om at komme med et

eller også mener man det som jeg synes socialdemokraterne siger i dag nemlig at man ingenting vil

at der er lighedstegn mellem

dømt for sexovergreb mod børn overhovedet det opfatter jeg da også som en anden melding end den eksempelvis venstre kom med

det jeg siger om at man kan se på tingene når jeg siger man kan se på tingene

når man bruger prøveløsladelse at det bruges til at sikre

gør hvad vi kan for at undgå det næste offer

det der må være sigtet men samtidig og det prøvede jeg også at sige i min ordførertale synes jeg også det er vigtigt at holde sig for

gør hvad vi kan for at forhindre at der kommer

sige at de fortryder den noget for noget ordning de selv indførte jeg noterede mig i den forbindelse at ordførerne var ude at sige at man jo i forbindelse med noget for noget

at det ikke var i flæng tværtimod det foregik på en helt anden måde

hvis vi går ind og kigger på den noget for noget ordning som venstre konservative og dansk folkeparti gennemførte og som i princippet også gælder pædofilidømte

er heldigvis meget meget sjældent man bruger noget for noget ordningen til nogen der er pædofilidømt giver det så anledning til at der er noget vi skal

selv fra herre

retspolitik der sikrer at vi bruger prøveløsladelse

at folk altid er i behandling også bedre end i dag så jeg er da åben over for det men jeg synes bare der er et vist spring fra at sige

til at sige det som står i beslutningsforslaget nemlig at der ikke længere skal være mulighed for at opnå prøveløsladelse jeg synes da der er en vis afstand det jeg prøver at signalere her simon emil ammitzbøll

vil være forkert at man ikke kan sige til folk du kan opnå det her men så skal du være i behandling for jeg tror det er nøglen til at få alle i behandling det er den ene side af mønten

skyld kunne komme op med en god idé hvor man sagde kunne vi ikke gøre arbejdet for at resocialisere folk bedre ved at gøre sådan

i november måned var et forslag som var identisk med det som dansk folkeparti foreslår her det var bare en

kunne være at man så i de der tre fire

jeg spørger ind til

at man gerne vil stramme op som man antydede i november måned

enige om at vi skal gøre hvad vi kan for at forebygge for at straffe

for at hjælpe ofrene alt det som er i gang nu jeg kan sagtens forestille mig at når

år og man så kigger på hvad der er gennemført af initiativer for at hjælpe ofrene ved at man har samlet op

sket mere i forhold til sexovergreb mod børn end der er sket i mange af de forudgående år

sandheden er noget andet sandheden er at alle partier i det her ting jo ønsker at

hvad vi kan for at forhindre den her type af forbrydelser det jeg så bare appellerer til og her er der det vedstår jeg blankt en åbenlys nuance mellem mit synspunkt og herre

vi skal sørge for at folk er behandlet når de bliver løsladt og jeg ønsker at alle skal være behandlet når de bliver løsladt så synes jeg det er fornuftigt at bruge prøveløsladelse som en del af det element betyder det så at jeg på forhånd afskriver alle ideer der nogen sinde kunne komme

og kan man finde på nogle nye metoder der kan lokke eller ved indirekte tvang kan få folk til at få den adfærd vi er interesseret i så synes jeg

vi ville ændre de regler vi selv havde været med til at indføre

bredt flertal godt nok i lyset af nogle

er relevant at få afdækket hvor er det man har den meget meget tidlige prøveløsladelse har det virket rimeligt i de tilfælde og har det

det handler lige præcis om at ramme balancen mellem på den ene side hensynet til at der skal være en straf der kan mærkes

også selv have det hvis det var mig selv eller nogle af mine der var blevet ramt og på den anden side

vil sikre når folk slippes ud at de ikke gør det igen

mod børn hvad er erfaringerne der

til ritzau jeg vil gerne se på alt der handler om hvordan vi sikrer at personer der er dømt for seksuelle overgreb ikke begår nye overgreb

mens de er i fængsel siger retsordfører ole hækkerup

så ved jeg ikke om ritzau har fejlciteret

tunger skal jeg forstå ordføreren at han mener at man ikke kan få behandling

prøveløsladelse jeg kan forstå at

skal foregå behandling i den her prøveløsladelsestid men

man da sagtens man kan da sagtens få behandling

man ikke er prøveløsladt det vil jeg da mene mener ordføreren

at hvis man afskaffer prøveløsladelse overhovedet

sexovergreb mod børn og jeg

jeg deler fru karina adsbøls sådan umiddelbare reaktion der

at det må da være rimeligt så tror jeg også bare at vi let risikerer at der er nogle som vi før fik i behandling fordi vi kunne sige

opnå prøveløsladelse så kan konsekvensen blive at vi slipper nogle løs som ikke er blevet behandlet og det vil være problematisk i forhold til det mål vi jo i

er enige om nemlig at det handler om at forhindre at det sker

et konkret forslag her i folketingssalen og så er det som

handler færdigbehandlet om at man ikke længere udgør nogen fare for andre

forvaringsdom jo hensigtsmæssig vi har også nogle tilfælde hvor folk har fået en tidsbestemt straf som gør at de uanset hvad vi beslutter skal slippes løs

det handler om at opfylde den anden del ud over det der med at man skal have en straf der kan mærkes nemlig at vi skal sørge for at det ikke sker igen der synes jeg

at det så sker igen når folk bliver løsladt hvis de har fået en tidsbestemt straf den kan være lang

elleve år eksempelvis men derfor skal vi stadig væk tænke os om

i ni år lad os se på om du kan blive prøveløsladt men det kan du kun hvis du til gengæld tager imod den medicinske kastration

hele det her område vedrørende seksuelle krænkelser

altid en konkret vurdering

fungerer prøveløsladelsen som en gulerod

det virker at få folk i behandling

recidivet uhyre lavt for sædelighedsdømte kriminalforsorgens recidivstatistik to tusind og ti viser at recidivet lå på

tusind og otte men når vi taler om ligeartet kriminalitet

procent det er uhyre lavt i forhold til andre kriminalitetsgrupper

vil ikke have den samme gulerod til at indgå i resocialiserende tiltag

så er det at det samme sker igen det håber jeg

i det danske folketing ønsker vi har lige behandlet b to og tredive og som jeg der også var inde på står der i bemærkningerne at ligesom forældrene skal gøre alt hvad de kan for at beskytte deres

samfundets pligt men det er også derfor at jeg må meddele at vi ikke kan støtte forslaget

de sværeste og tungeste at danse med på det her område

hvordan man måler tilbagefald til kriminalitet men jeg vil

problem i at vi jo ser sager hvor folk der er blevet prøveløsladt begår nøjagtig den samme form for seksuelle overgreb

det pågældende misbrug foregår igen

at den pågældende idømmes

er problemet her er at der gives meget lave straffe

mulighed for prøveløsladelse og

for en periode på en år og ni måneder jo

inden

tale om at der måske ikke er så mange sager men en sag er bare en for meget og derfor mener jeg at

at herre peter skaarup vil respektere min holdning

indgå i resocialiserende tiltag og på den måde

der være endnu flere der falder tilbage og begår nye sædelighedsforbrydelser

færdige med at afsone uanset om de så skulle afsone i tre år eller

en sag for meget eller hvor mange sager vi nu har for meget

ved behandlingen af b to og tredive nemlig at dansk folkeparti kommer med nogle forslag og nogle initiativer

øget straffene i forhold til pædofile altså folk der begår seksuelle overgreb på børn vi har det jo sådan i liberal alliance at vi synes at overgreb på børn både de seksuelle

set også andre former for overgreb på børn er noget af det mest modbydelige der overhovedet findes derfor skal vi selvfølgelig se på hvordan vi kan gribe ind over for det

hvis vi vedtager det her forslag fuldstændig som det

vil det i hvert fald få den effekt

får nogle længere straffe end de gør i dag

man kan faktisk sige at når det nu åbenbart er så svært

være en form for rambuk

vil jeg faktisk sige at liberal alliance godt kunne være fristet til at stemme for det her beslutningsforslag jeg vil dog godt have lov til at gå lidt dybere

den udvalgsbehandling som vi nu skal have

flere røster fremme om at der kan være et problem i at vi ikke kan presse nogen af de pædofilidømte ind i et behandlingsforløb

kan få den negative konsekvens

set at det er relevant nok at spørge ind til lige præcis

lave et behandlingsforløb efter endt straf men hvis det eneste der gør at folk er villige til at gå ind i behandlingsforløbet er at de kan få en

hele den her problematik

set få løst meget let ved at folketinget om ikke i enighed så i hvert fald med et flertal vedtog det forrige forslag b to og tredive og pålagde regeringen

faktisk sørger for at pædofile

desværre ikke til at der var stemning for

behandlede b to og tredive men jeg synes at man bør genoverveje b to og tredive inden vi

andenbehandling som jeg håber forslagsstillerne af b to og tredive

vi kan sende et kraftigt signal herfra om at vi

acceptere overgreb på børn og slet ikke seksuelle overgreb på

under det forrige forslag vi havde til behandling nemlig beslutningsforslag

ser vi gerne strengere straffe til pædofile vi ser også meget gerne at vi får strammet op på mulighederne for prøveløsladelse

vil især gerne have strammet op på mulighederne for prøveløsladelse når vi taler om den personfarlige kriminalitet herunder ikke mindst

så vi indskrænker mulighederne for prøveløsladelse vi ser også fra konservativ side gerne at der bliver en præcisering af de krav der bliver stillet om behandling før og under

at vi er helt skarpe på

for enhver af disse seksuelle krænkere

til stadighed er i behandling under prøveløsladelsen

også gerne det er så ikke i justitsministerens regi men alligevel at man i højere grad prøvede

følge op efterfølgende for en ting er at

er prøveløsladt men det gode ville jo være hvis

fortsatte denne behandling både af hensyn til

undgå kommende ofre vil det være rigtig godt hvis vi fik en bedre kobling mellem kriminalforsorgen

sikre at behandlingen fortsætter også selv om

vi er fra konservativ side ikke indstillet på at man helt afskaffer prøveløsladelsesmuligheden

lige nøjagtig prøveløsladelsesinstrumentet

lige noget de har den helt store lyst til jeg har faktisk hørt at der er nogle der foretrækker at sidde tiden ud uden at få behandling bare for at slippe for behandling så det er altså noget der skal lokkes ret kraftigt med for at

behandlingen er jo afgørende for at undgå kommende

prøveløsladelsesinstrumentet er rigtig godt i den sammenhæng derfor vil vi gerne stramme op på muligheden for prøveløsladelse men vi vil ikke fjerne prøveløsladelsen helt sådan som forslaget lægger op til

det er på den baggrund at vi ikke kan støtte beslutningsforslag nummer b tre og tredive hvis det kommer til afstemning

enige i intentionerne om at der skal strammes op på det her felt et andet argument for

prøveløsladelsesmuligheden

det helt grundlæggende synspunkt at vi skal gøre alt hvad vi kan for at der kommer bedre mennesker

en ting er at de har begået kriminalitet

når vi har konstateret det og de har fået deres straf

sørger for at give en behandling der bevirker at vi får bedre mennesker ud af fængslerne end vi

at fjerne prøveløsladelsesmuligheden fuldstændig

liberal alliance og herre simon emil ammitzbøll

lave straffe for

være rimelighed og en ordentlig retsbevidsthed i

ligger den på mellem en fjerdedel og en ottendedel af maksimum det vil sige at der gennemsnitligt gives meget lave

vi i sin tid sørgede for at få nedsat straffelovrådet til at se på hele kapitel fire og tyve om seksuelle krænkelser i det hele taget det er fordi vi ønsker at skærpe

vel vidende at man har prøveløsladelsesinstrumentet i slutningen af afsoningen der tror jeg at mange måske misforstår hvad prøveløsladelsesinstrumentet

der er jo helt klare kriterier for og krav til hvad man skal under en prøveløsladelse derfor er der den gode mulighed for at man kan holde hånd i hanke med de her mennesker

kan sørge for at de kommer i behandling og at de fortsætter den behandling

det er det der skal til for at undgå kommende overtrædelser så det vil være lidt synd at kortslutte processen her

afskaffer det som på længere sigt bevirker at vi får færre kriminelle vi vil gerne begge dele vi vil gerne have hårdere straffe men vi vil også gerne undgå nye forbrydelser derfor siger vi ja til

herstedvester at det er

men det sker ikke fordi de pågældende ikke vil derfor kan der

god ræson i at man kigger på de her regler

vi er for så vidt enige i at hvis ikke man vil

bør muligheden for prøveløsladelse ikke være til stede for denne type kriminelle fordi risikoen for at de går ud og begår fornyet

i stedet for at vi nu overlader til kriminalforsorgen at

vi politisk lige så godt skære igennem og sige der er ingen mulighed for prøveløsladelse hvis man ikke er i behandling så enkelt er det ofte sker der jo det i kriminalforsorgen at hvis en indsat nægter at gå i behandling

afslag på prøveløsladelse så vedkommende får lov til at sidde tiden ud men det er ikke obligatorisk at det skal være sådan det kunne vi fra konservativ side godt tænke os det var

et krav før og under en prøveløsladelse at man er i behandling for så opnår vi det bedste af begge dele så håber vi på

b tre og tredive om stop for prøveløsladelse af pædofile jeg har noteret mig at både venstre og liberal alliance

konservative synes om at man skal gøre noget

en anden holdning når sagen er til

stilling til det man siger man er åben over for ifølge forslaget

er det sådan at personer der er idømt fængselsstraf for et seksuelt overgreb mod børn og unge under atten år ikke længere skal have mulighed for at opnå

er fremsat fordi vi i dansk folkeparti finder at pædofili er en ekstremt

det er en krænkelse der skader et barn for livet

givetvis gør at barnet er ude af stand til at udvikle et normalt sexliv som voksen faktisk er der stor risiko for at det misbrugte barn i et eller andet omfang også vil risikere at bringe sine traumer videre til sine egne børn pædofili er på den vis en meget ond cirkel der må og skal brydes så ingen nye børn

derfor er det vigtigt at man får sporet krænkeren og dømt krænkeren det duer så ikke at pædofile lukkes hurtigt ud og gives så lempelige vilkår i

straffen at de relativt nemt kan genoptage de seksuelle handlinger som er forfærdelige og dybt skadelige for dem

fra lovgivers side fra folketingets side sender et kraftigt signal om at

under ingen omstændigheder vil acceptere seksuelle overgreb mod børn de pædofile skal vide og mærke at deres overgreb er dybt dybt uacceptable og vil blive straffet meget hårdt og meget konsekvent det nytter derfor ikke set med dansk folkepartis øjne at pædofile sendes på udgang før tid når de i stedet for skal have professionel behandling og samtidig mærke konsekvenserne af deres forfærdelige overgreb

derfor er det vi har fremsat det her forslag vi vi ser det som vigtigt at man i en rum tid får mulighed for fra samfundets side at påvirke dem

med eller på anden vis tæt på deres ofre hvis barnlige naivitet og tillid til andre mennesker

fra rebild hvor

får mulighed for at komme sig over krænkelsen og i god ro og orden får lov til at blive genopbygget uden at deres seksuelle bøddel kan opsøge dem igen i den meget følsomme første fase af ofrenes liv

konstant kontinuerligt behandlingsforløb der ikke afbrydes undervejs af udflugter ud i den store verden med alle de fristelser og potentielle

for pædofile til at begå flere overgreb

og det kan man jo diskutere om de bør

bør det være efter lang tids

så det er muligt at påvirke dem i en positiv retning

er en meget grov og stor krænkelse af offeret det er en utilgivelig krænkelse og den skal stoppes den skal stoppes udelukkende ved at den krænkende part er seksuelt afholdende hvilket bedst sikres bag tremmer så vi undgår at den form for

her forslag går jo netop ud på

tilstrækkelig tid til behandling

tilstrækkeligt rum og mulighed for behandling også af dem der ikke vil behandles

ud om nødvendigt for at undgå behandling her er det altså vigtigt at vi strammer skruen og også tænker på hvad det så rent faktisk er

fortsætter deres krænkelser gang på gang

jydskevestkysten har beskæftiget sig med de skrev om

har fået en fængselsstraf på en år og ni måneder

ni måneder jeg gad nok vide hvor meget behandling han har kunnet

to lokale søstre på syv syv og elleve år han får så en ny dom

for det forhold med i dommen hører så en del af den straf han ellers skulle have afsonet

jeg spørger bare er det sådan vi skal håndtere de her ting

på et tidspunkt hvor man altså er klar til at begå nye overgreb så er der nogle der kan tale om at tilbagefaldet

så stort inden for de første år som man måler på men det kan være at tilbagefaldet så kommer senere

genoverveje sin holdning og jeg

ikke bare social og integrationsministerens lovforslag det

størstedelen af folketinget som står bag det

om de lovforslag der bliver vedtaget i fællesskab at det ikke hedder

det rummer en lang række gode initiativer

fra den godkendende til den anbringende kommune

ligesom bliver sammenhæng i systemet

der bliver også en øget klageadgang for de unge mennesker under atten år som er utilfredse med de initiativer der bliver taget omkring efterværn

om efteruddannelsen og supervisionen

egentlig kun at rykke en kompetence fra en instans til en

at man også havde sikret sig at de her plejefamilier fik den efteruddannelse og supervision

forhandlet med ministeren at få det ind så det kom til at stå skarpere det har desværre ikke været muligt

forsinke processen nødt til at sige

det vil jeg snakke med kommunerne om

at det kunne stå meget skarpere

første øjekast ser ud for det viser sig

at cirka en tredjedel af plejefamilierne ikke engang får det grundkursus

det vil sige at når de så heller

jo helt galt ud derfor er det her lovforslag sådan set udmærket ud fra de præmisser der ligger her men hvis socialministeren havde ønsket

selvfølgelig gået med på venstres forslag om at få kommunen til at sikre at loven blev overholdt

det her til til tilfældighederne fremover

holde ministeren op på at ministeren sikrer at den lovgivning der

læse følgende op vi er rigtig glade for lovforslaget som er en opfølgning på satsaftalen og også fordi vi som udgangspunkt hele tiden har været glade for

skal tage bedre hånd om vores mest udsatte børn og unge det er nogle af de grundtemaer der er i reformen

det også vigtigt og nødvendigt at de intentioner der var med barnets reform også opfyldes i praksis og hvis der er utilsigtede konsekvenser som følge af reformen skal vi selvfølgelig rette op på dem

unges rettigheder opfyldes og at kvaliteten i indsatsen er god nok det er baggrunden for lovforslaget med lovforslaget sikrer vi børnenes rettigheder i praksis

så de kan indbringe deres sager for domstolene på den måde er disse børn og unge ikke længere afhængige af deres forældre når det gælder muligheden for en domstolsprøvelse i disse ofte meget svære sager har børnene jo jo langtfra altid de samme interesser som forældrene og det er derfor et vigtigt og nødvendigt tiltag at også unge under femten år fremover kan klage til ankestyrelsen eller det sociale nævn

mener deres sag er afgjort korrekt ved barnets reform var der endvidere fokus på efterværn til unge overgangen fra

til voksenlivet kan være særlig svær for anbragte unge der ofte er mere sårbare end andre unge i den forbindelse sikrede vi en klar lovhjemmel om unges

efterværnsafgørelser der træffes inden den unge fylder atten år med reformen

skete der utilsigtet det at afgørelsen om efterværn inden den unge unge fylder atten år blev uklar og det rettes der op på lovforslaget retter desuden op på andre uklarheder i forhold til tildeling af gratis advokatbistand når ankestyrelsen tager sager op af egen drift som en del af barnets reform blev lagt vægt på børns ret til samvær først og fremmest så det blev sikret at der skulle tages udgangspunkt i børns ret til samvær og ikke forældrenes derudover blev det tilføjet

bedsteforældre eller andre nære personer i barnets liv lovforslaget præciserer at børn har ret til samvær med deres netværk og kommunerne skal understøtte dette i de tilfælde hvor det er til barnets bedste et andet vigtigt tema i barnets reform var plejefamilierne og ikke mindst uddannelse og supervision af dem med reformen fik plejefamilierne ret og pligt til minimum to dages efteruddannelse samt supervision efter behov i overensstemmelse med plejeopgavernes omfang i den forbindelse blev handle og betalingsforpligtelsen for uddannelse og supervision placeret hos den godkendende kommune desværre kan vi se at alt for mange plejefamilier ikke modtager den efteruddannelse og supervision de har ret

og det er selvfølgelig et problem der nu skal rettes op på det har vist sig at være uhensigtsmæssigt at den godkendende kommune står med ansvaret alene den godkendende kommune har ikke altid indgående kendskab til de børn der anbringes i familien og det kan derfor være vanskeligt for kommunen at vurdere hvilke behov for opkvalificering plejefamilien har med dagens lovforslag foreslås det at flytte handle og betalingsforpligtelsen for plejefamiliernes efteruddannelse og supervision

godkendende kommune til den anbringende kommune det giver langt bedre mening for det er den anbringende kommune der har forpligtelsen til at sikre efteruddannelsen og supervision fordi det er den kommune der kender barnet og dermed ved hvilke behov barnet har og hvilke opgaver plejefamilien skal kunne løfte

og frem for alt sikrer det at intentionerne bag barnets reform nemlig at sikre børns retsstilling sikre retten til samvær og sikre bedre uddannelse af plejefamilier også gennemføres i praksis

om de mest udsatte børn og unge at vi giver dem en bedre chance og bedre vilkår på den baggrund kan socialdemokraterne støtte det fremsatte

skal hilse fra sfs ordfører der heller ikke kan være til stede i salen i dag og sige at sf også støtter

er regeringen og partierne bag satspuljen

for de tolv til fjorten årige

påpege at det er meget vigtigt at vi holder fast i at børnene skal høres

bliver hørt i deres egen sag men

over på børnene en anden ting som jeg også vil sige

det håber jeg selvfølgelig at vi kan få gjort inden vi skal tredjebehandle

kommunerne følger lovgivningen

må kommunerne simpelt hen have en stor interesse i

der vælger at varetage den opgave og

barn ind i deres familie også har de kompetencer der skal til her snakker vi om to

der må vi sige at det må kommunerne kunne leve op til og jeg håber selvfølgelig også at ministeren vil følge op på at kommunerne følger lovgivningen

et samlet folketing vil være med til at holde øje med så dansk folkeparti kan støtte forslaget og vi synes også

er vel efterhånden ved at være nogle af de sidste ting vi skal have gjort klar til at barnets reform kommer helt ud over rampen barnets reform har snart kørt i en en

af de sidste og vi håber at kommunerne snart viser at de er klar til at varetage opgaven

gør det mig egentlig lidt glad alligevel fordi

folketinget er opsatte på at løfte i fællesskab derfor stemte et bredt flertal i folketinget også for barnets reform

og hos de børnefaglige er glade for

men samtidig er vi også alle sammen bevidste om at vi kan gøre det bedre i forhold til at følge op i forhold til at gøre det bedre

fra radikal side stor opbakning til den kurs regeringen har lagt på området

har jo en helt central pointe i

være noget som kommunerne har en kæmpe interesse i det her lovforslag skal ses i forlængelse af barnets reform og har til formål at justere nogle uhensigtsmæssigheder og sikre at lovgivningen opfylder det som vi egentlig ønsker

nemlig at handle og betalingsforpligtelsen vedrørende plejefamiliers efteruddannelse og supervision flyttes fra den godkendende til den anbringende kommune for at skabe en bedre sammenhæng at vi sikrer partsstatussen

tolv til fjorten årige så de ligestilles med de femten til sytten årige at vi fastsætter en klar lovhjemmel vedrørende de unges

at vi også fastsætter en klar lovhjemmel i forhold til den gratis advokatbistand

som ankestyrelsen tager op af egen drift

at vi sikrer de unges retsstilling så må man også

problematik op at punkt to og punkt fire jo er aftaler som vi har indgået i satspuljekredsen men fra radikal side mener vi at alle alle de her fire forslag sådan set er et led i at opfylde målet nemlig den netop forbedrede retsstilling for vores udsatte børn og unge

betalingsforpligtelsen for efteruddannelse og supervision af plejefamilier betyder at den kommune der har ansvaret for barnet også har ansvaret for at det ikke kun er en god og kompetent plejefamilie

også fortsætter med at være det og får de bedste forudsætninger for at hjælpe

det jo netop den anbringende kommune der har kendskab til sagen og ved hvad plejefamilien har brug for derfor er det

naturligt at de også tilrettelægger efteruddannelsen og supervisionen og derfor synes vi naturligvis at det er en rigtig fornuftig ændring også

kan vi støtte det er vigtigt at vi vi sikrer børn og unges retssikkerhed forældre og børn har ikke altid de samme interesser og børnene har jo en særlig stærk interesse i deres egen sag derfor er det naturligt at de også får en stemme i sagen det samme gør sig gældende i forhold til den del af forslaget der handler om at sikre en klar lovhjemmel til at de unge får klageadgang over afgørelser om efterværn jeg skal dog på vegne af enhedslisten bemærke to ting den første er

sendt i høring med en frist på atten dage høringssvar er en vigtig del af lovarbejdet og det er via høringssvar at vi som lovgivere får mulighed for at sikre kvaliteten af den nye lovgivning enhedslisten har sammen med de nuværende regeringspartier i den her folketingssal mange gange påpeget at korte høringsfrister er uacceptabelt hvis vi skal sikre god lovkvalitet og regeringen har også selv skrevet i sit program for god regeringsførelse at man vil sikre at organisationer og høringsparter har ordentlig tid til at gennemgå høringssvar og udarbejde kommentarer uanset at vi mener at det er

mener vi at korte høringsfrister er under al kritik og jeg håber at der er tale om en uheldig fejl som ikke vil gentage sig

ministeren vil lytte til det gælder blandt andet høringssvaret fra børnesagens fællesråd som påpeger at man bør give tolv til fjorten årige fuld adgang til aktindsigt i forbindelse med at de får partsstatus

en helt naturlig del

gælder det dansk erhvervs høringssvar som

afgørelse om efterværn og at en klage over efterværn ikke bør betyde at den unge

i eksisterende tilbud indtil afgørelsen er truffet så man ikke mister værdifuld kontinuitet og så tillidsforholdet mellem den unge og socialpædagogerne

falde om satspuljen det er jo som bekendt sådan at enhedslisten ikke er en del af satspuljen i det her tilfælde skyldes det ikke at vi synes at

vores principielle problem med

satspuljen hvor man jo beder

og så videre og så videre om at finansiere

forslag til lov om ændring af lov om social service lovforslaget indeholder en række initiativer der har til formål at sikre at de plejefamilier der varetager omsorgen for udsatte børn og unge får de bedste rammer for at imødekomme børnenes og de unges særlige behov dernæst har forslaget til formål at sikre retssikkerheden i forbindelse med sager om særlig støtte til børn og unge lovforslaget skal ses i forlængelse af barnets reform der trådte i kraft den første januar to tusind og elleve og det er efterfølgende blevet klart at der er brug for enkelte ændringer for at sikre at lovgivningen er i overensstemmelse med intentionerne bag barnets reform liberal alliance støttede barnets reform

adskillige ordførere har været inde på

tale om en præcisering af barnets reform som jo også et bredt flertal stod bag og også denne præcisering og justering

nyder konservativ opbakning vi er enige i

intention der er er meget bredt i folketinget

det bedst mulige for de børn og unge som har brug for at der bliver taget hånd om dem

der virkelig har brug for at få den hjælp

godt og positivt at vi bliver ved med at have de meget brede forlig på det her område at vi har den fælles interesse indimellem

at vi næsten render i hver sin retning bare for at gøre det bedst mulige men hver gang lykkes det jo trods alt at få samlet trådene

at vi målrettet kører i den rigtige retning og for hver dag der går gør det så meget bedre for børn og unge som vi overhovedet kan

nogle gode tiltag der er i lovforslaget her ikke mindst det at vi nu får sikret at plejefamilierne

den efter og videreuddannelse som der er behov for

i i den store store indsats de gør

de her børn er jo ofte i en situation

det har plejefamilierne også de har også den ekstra

gåpåmod men det kan også være rigtig godt at man sørger for at de får den efter og videreuddannelse

den nye viden der er på området til at kunne løfte den her opgave endnu bedre

skylder vi ikke mindst børnene men også plejefamilierne vi kan fra konservativ side helhjertet støtte lovforslag

god effekt derude og som kommer til at være til gavn for børnene

det glæder mig rigtig meget at vi nu er nået til at det kunne komme i folketingssalen

blev der stillet et spørgsmål vedrørende de kommunale

er tanken at de er omfattet men jeg forventer selvfølgelig at vi kan tage en

eventuelt i udvalgsarbejdet men naturligvis skal de også være omfattet

beklagede at forslaget kun havde været i høring i atten dage

det skyldtes tværtimod en meget langstrakt behandling i satspuljekredsen som jeg naturligvis skal beklage men

som minister ikke mulighed for at samle opbakning til at kunne sende lovforslaget i høring

en god effekt når det bliver vedtaget det er sådan at ifølge lovforslaget

ret og pligt til både efteruddannelse og supervision og kommunerne skal selvfølgelig overholde loven

man kan indskrive i et lovforslag hvor man siger at noget er lov at kommunerne skal

at forslaget kun kunne få atten dage i høring og det skal

det havde været smukkere at det var blevet fremsat med en mere korrekt høringsfrist men det var der altså ikke opbakning til i satspuljekredsen og for mig var det vigtigst at få det igennem sådan at det kan komme til at virke så lovforslaget er rigtig godt

ordføreren for forespørgerne der begrunder forespørgslen og har tre minutter til det

særlig vægt på spørgsmålet om retssikkerhed for de borgere der har et handicap vi synes det er meget glædeligt at vi i kraft af bedre behandling og bedre pleje ser at langt flere

for år tilbage sidste år blussede

ubehagelig debat op hvor borgere med handicap blev beskyldt for at være årsag til kommunernes dårlige økonomi

gøgeunger jeg synes vi skal bruge dagen i dag på at vise at et enigt folketing mener at vi betragter det som noget positivt at langt flere overlever

ikke bare overlever men rent faktisk også lever et aktivt liv og er en del af vores samfund derudover håber jeg at vi med denne forespørgselsdebat kan få en samlet drøftelse af hvordan vi gør handicappolitikken endnu bedre og ikke mindst hvordan vi styrker retssikkerheden

en at indkalde

regeringens lovforslag om at skrive ind i serviceloven at der skal tages hensyn til kommunernes økonomi og til det lokale serviceniveau når man vurderer hvorvidt en borger skal have ret til hjælp

endnu mere kompliceret at gennemskue hvad man har krav på som borger regeringen skylder

den har foretaget en kovending i det her spørgsmål endelig håber jeg på at regeringen vil fortælle nærmere om hvad udsigterne er til at danmark ratificerer tillægsprotokollen til fns handicapkonvention og hvad udsigterne er til at regeringen nedsætter en social retssikkerhedskommission som kan komme med forslag til hvordan retssikkerheden på det sociale område kan sikres og forbedres jeg håber

der er i nogle nye tiltag der vil få betydning for hele det sociale område også for mennesker med handicap her tænker jeg ikke mindst på arbejdet med socialreformen som jeg vender tilbage til om lidt men tilbage til dagens forespørgsel allerede under debatten i maj sidste år viste det sig at vi meget langt hen ad vejen er enige om det spørgsmål der rejses der var bred enighed om at vi ikke skal acceptere at mennesker med handicap bliver udstillet som årsag til landets økonomiske udfordringer

bliver udsat for hetz i debatten der var bred enighed om at fastholde principperne om at hjælp og støtte skal ydes efter en konkret vurdering af den enkeltes behov og

enighed om at vi skal fastholde en høj retssikkerhed for borgere med handicap

den enighed håber jeg vi kan genfinde i dag men jeg håber

behov for at tænke nyt vi skal udvikle handicapområdet det gælder også i forhold til nogle af de centrale spørgsmål i handicappolitikken som rejses i forespørgslen

for mennesker med handicap og til sikring af at mennesker med handicap får den hjælp og støtte som de har krav på og så sættes der kritisk fokus på tonen i debatten jeg har en ambition om at arbejde for at forbedre vilkårene for mennesker med handicap på alle disse felter

at min løsning ikke er en fastfrysning af den måde vi løser opgaverne på i dag samfundet udvikler sig og det skal vi også der er brug for nytænkning i den sociale indsats også når det handler om indsatsen på handicapområdet på retssikkerhedsområdet skal den enkelte borger selvfølgelig fortsat have adgang til at klage over de afgørelser der træffes i hans eller hendes sag

retssamfund som vores afgørelserne skal være i overensstemmelse med de gældende regler det er ikke bare vigtigt for den enkelte borgers retssikkerhed men også for retssikkerheden for andre borgere i lignende sager vi har netop fremsat et forslag om styrkelse af den juridiske ekspertise i de sociale nævn og formålet med forslaget er at styrke retssikkerheden samtidig kan opprioritering af de juridisk sagkyndige bidrage

handicapområdet jeg håber vi kan samarbejde om at finde den rigtige vej til at sikre dette vigtige område

har spørgerne en præmis om at min og folketingets fornemste pligt er at sikre at mennesker med handicap ikke får mindre hjælp end de har krav på i dag

ambitionen med reformen er i meget høj grad at gøre op med vanetænkningen på det

vi skal naturligvis holde fast i det velfærdssamfund der fungerer som sikkerhedsnet for mennesker der falder udenfor men den offentlige støtte må ikke føre til passivitet og isolation tværtimod den offentlige indsats skal som udgangspunkt altid hjælpe folk videre mod et aktivt og selvstændigt liv min vision på socialområdet indebærer et opgør med en række dogmer og jeg ved godt det betyder øretæver ikke mindst når økonomien er trængt og ønsket om forandringer nemt kan beskyldes for bare at tjene et sparehensyn et oplagt eksempel er den debat der blev udløst af mit forslag om at indføre forældrebetaling i særlige dagtilbud nogle har valgt at se det som et urimeligt angreb på en gruppe forældre

har nogle særlige udfordringer at tackle i hverdagen det er bestemt ikke intentionen forslaget handler dybest set om at ligestille alle forældre når det handler om betaling for dagtilbud de ekstra udgifter som følger med et handicap skal der naturligvis fortsat kompenseres for og i en tid hvor alle børn går i daginstitution synes jeg det er rimeligt at ligestille alle når det handler om forældrebetaling ikke mindst fordi økonomien altså dikterer at vi er nødt til at prioritere pengene så vi kan sikre indsatsen over for dem der har størst behov

en sidestilling af forældrebetalingsreglerne det vil sige

dårlig økonomi kan få økonomisk friplads

man kan få dækket merudgifter og transport med videre det er alene en forældrebetaling som den andre forældre betaler jeg har rejst i debatten men socialreformen handler mere om visioner end om penge og målretningen er sådan set bare et redskab

jeg tror oprigtigt på at vi har brug for at ændre vores syn på mennesker der har brug for det offentliges hjælp og det gælder i høj grad

hjælp kunne støttes til at opnå mere vi har mistet fokus på målet om at gøre mennesker med handicap til en del af fællesskabet i stedet for at henvise dem til at liv hvor de alt for oftest ikke er lige så meget med som mange andre den udvikling vil jeg gerne

og ved at stille større krav til effekten af det vi gør vi skal nemlig blive meget bedre til at sætte mål for indsatsen over for borgere med handicap og også til at følge op på om målene

vi skal have skabt en ny kultur hvor vi arbejder mere målrettet med effektmål og opfølgning i forhold til den enkelte borger det sker ikke fra den ene dag til den anden men det er vigtigt for mig at vi tager hul på opgaven for ved at arbejde med effektive metoder kan vi både løfte kvaliteten i

over for den enkelte og samtidig sikre den bedste udnyttelse af samfundets ressourcer efter min mening har vi simpelt hen ikke råd til at

arbejdet med socialreformen er først lige skudt i gang og det tager sin tid at reformere hele den sociale tænkning og arbejdet skal gøres ordentligt

det gælder for eksempel også handicaporganisationerne som jeg gerne vil have med som aktive og konstruktive medspillere i processen det er nemlig vigtigt at huske på parolen

om hvad det er vi gerne vil opnå arbejdet med reformen og med den kommende handicappolitiske handlingsplan som jeg netop har skudt i gang skal sætte skub i en udvikling der skal styrke inklusionen af mennesker med handicap målet er at skabe en større selvhjulpenhed og at mennesker med handicap bedre kan hjælpes ind i samfundets fællesskaber

synlighed kan vi få taget luften ud af den syndebuksretorik der til tider har givet en uacceptabel tone i debatten regeringen har i høj grad fokus på hvordan vi kan skabe en god fremtid for mennesker med handicap samtidig med arbejdet med socialreformen er vi i gang med at forberede en ny langsigtet handlingsplan på handicapområdet handlingsplanen skal sætte rammerne for den progressive implementering af fns handicapkonvention og for de næste fem ti års handicappolitik vi er altså i fuld gang med at lægge grunden til en langsigtet handicappolitik som kan understøtte mennesker med handicap i at få et godt og værdigt og aktivt liv

glæder mig rigtig meget til og som jeg håber at kunne samle bred opbakning til her i salen også selv om jeg ikke kan kan leve op til spørgerens forudsætning om ikke at ændre på det bestående

social og integrationsministeren

giver ordet til ordføreren for forespørgerne fru stine brix som denne gang har

mange oplever at det system der skulle hjælpe dem bliver en modstander som det kræver enorme ressourcer at trænge igennem til de føler sig retsløse og mødt med mistillid og kontrol

og det er heller ikke rimeligt at man skal tigge eller besvare

vi tror på sociale rettigheder frem for almisser og vi vil styrke borgernes sociale retssikkerhed derfor er vi rigtig glade for at det lykkedes at få socialdemokraterne sf og de radikale

kunne blive til virkelighed her efter valget men vi mangler stadig

at se et initiativ og det håber vi selvfølgelig kommer i den nærmeste fremtid

det er afgørende for retssikkerheden at borgerne kan klage over kommunernes afgørelse til en uafhængig ankeinstans

lodret imod det lovforslag som regeringen nu fremsætter på trods af at vi før valget var enige om at det var en dårlig idé

lovforslag som giver kommunerne redskaber til at styre udgifterne på handicapområdet på bekostning af ankemulighederne

fra stort set samtlige handicaporganisationer fra socialrådgiverne og også fra professorer på området til gengæld er jeg glad for at ministeren tilkendegiver at regeringen

at ratificere fns handicapkonventions tillægsprotokol og vi ser meget frem til at vi kommer videre med det arbejde

forhåbentlig kan få os videre i arbejdet med fns handicapkonvention og rent faktisk gøre den til virkelighed

får en betydning for de borgere som er ramt af et handicap

et tredje element der kunne styrke borgernes retssikkerhed ville være hvis vi kunne lave langt enklere regler og mindre kontrol

og ret til uden at det kræver seks måneders ventetid og en ankesag

brug for mere enkle og letforståelige love og regler

og ikke mindst merudgifter bliver langt enklere så borgerne rent faktisk kan gennemskue hvad det er de har ret til endelig kunne vi godt tænke os at drøfte med folketingets partier

en borger miste sin hjælperordning eller sin indkomst hvis vedkommende begår en fejl for eksempel ved at lægge tal forkert sammen men når myndighederne begår en fejl der måske i alvorlig grad forringer borgerens livskvalitet for eksempel ved uretmæssigt at tage hjælpen fra en borger så får det ingen konsekvenser

børn med handicap uden at der en forudgående vurdering den uretfærdighed vil vi gerne have rettet op på

når de faktisk tjener penge på ikke at følge loven

mener vi at folketinget har brug for en drøftelse

de nye regler om handle og betalingskommune betyder at selv om en borger med handicap

kan den gamle fortsat stå for sagsbehandlingen

dels er det uhensigtsmæssigt at en sagsbehandler skal træffe afgørelser om en borger

dels er det udemokratisk enhedslisten går stærkt ind for et nærdemokrati og for borgere med handicap betyder det selvfølgelig at deres sager skal behandles i den kommune hvor de selv har stemmeret

mange flere forslag til hvordan man kan forbedre retssikkerheden for borgere med handicap og jeg håber vi kan få en drøftelse af det her i salen i

og at mennesker med handicap lever længere folketinget tager skarpt afstand fra forsøg på at gøre mennesker med handicap årsag til økonomiske problemer i samfundet folketinget

og for at fremme lige muligheder for at deltage i samfundet folketinget ønsker at fastholde det grundlæggende princip i dansk handicappolitik og lovgivning

skal tildeles ud fra en konkret individuel vurdering det nuværende niveau for retssikkerhed skal sikres gennem et effektivt klagesystem folketinget ønsker at man i samarbejde

og ny teknologi så mennesker med handicap kan deltage i samfundet på lige fod med

folketinget ser frem til en tværministeriel handlingsplan

vil indgå i debatten men kommer som nævnt først til afstemning tirsdag efter påske

det enhedslisten påpegede i talen

engang et årstal på hvornår den handlingsplan

det nuværende niveau for retssikkerhed skal sikres gennem et

meget centralt for folketinget og derfor vil jeg da bruge det til at holde regeringen fast på at

skal forringe klagesystemet

af ambitioner på det her område altså i venstre har vi

set den ambition at vi skal holde fast

skal udarbejdes i to tusind og tolv så vi netop kan komme videre med at udvikle handicapområdet og udvikle

er afhængige af i hverdagen

den her handlingsplan skal være færdig

står meget uklart og jeg håber da på at enhedslisten kan uddybe hvad det er der er blevet lovet her

uanset om der er noget nyt eller ej jeg tror faktisk det er enormt vigtigt at vi sammen mødes og diskuterer hvad tilstanden er nu og hvad vi sammen kan blive enige om fremadrettet derudover vil jeg sige at jeg

ambitioner ambitioner om at nedsætte en retssikkerhedskommission på det sociale område sådan at vi kan få nogle flere og nye forslag til at forbedre retssikkerheden og så håber jeg

venstres ordfører vil være med i debatten så

kan komme flere nye ideer på bordet så vi sammen

er vi optaget af at mennesker med handicap får de samme muligheder som andre for at være en aktiv del af samfundet de skal have frihed til at stræbe efter

derfor skal vi i højere grad se på fordelene ved øget mangfoldighed og rummelighed for eksempel i skoler og på arbejdspladser og vi skal sikre at mennesker med handicap får den hjælp de har behov for på baggrund af en konkret og individuel vurdering venstre har

været med til at sikre

kan eksempelvis nævne tillæg til studerende med handicap på videregående uddannelser en forbedring af ledsageordningen den særlige ungdomsuddannelse ordningen om brugerstyret personlig assistance samt og det er i satspuljeregi sammen med folketingets øvrige partier fem hundrede million kroner til

men der er stadig

venstre vil arbejde for at der kommer større fokus på de kompetencer mennesker med handicap har det er vores mål at flere skal have mulighed for at få et arbejde et job kan nemlig skabe frihed og større uafhængighed og det betyder forbedret livskvalitet for den enkelte i øjeblikket er syv og fyrre procent

personer det kan vi gøre bedre det anslås at flere tusinde personer med handicap er klar til at gå direkte ind på arbejdsmarkedet hvis blot danske virksomheder åbner øjnene

det første drejer sig om unge

aspit det er dokumenteret at eleverne efter tre år opnår personlige og it mæssige kompetencer der sætter dem i stand til at løse opgaver for virksomheder og gennemføre praktikforløb det andet eksempel er de blinde og svagtseende mennesker her er kun tredive procent i almindelig beskæftigelse til trods for at de har et stort og højt uddannelsesniveau i venstre mener vi også at det er vigtigt at mennesker med handicap har valgfrihed

assistance benyttes i dag af rigtig mange og der bør følges op på ordningen så den kommer til at fungere endnu bedre til sommer er det tre år siden at danmark underskrev fns handicapkonvention sidste år iværksatte den daværende regering udarbejdelsen af en ny langsigtet handlingsplan for handicapområdet og formålet med

er at afdække centrale udfordringer og udviklingstendenser på handicapområdet og så skal den opstille nogle mål for indsatsen på området venstre vil opfordre regeringen til at få færdiggjort handlingsplanen der skal sætte rammerne for regeringens kommende prioriteringer på området og implementeringen af

en ting mere i regeringsgrundlaget står der at det specialiserede område skal underkastes en analyse med henblik på at vurdere om udgifterne anvendes bedst muligt analysen skal føre frem til udarbejdelsen af en ny socialreform venstre opfordrer også regeringen til at få færdiggjort analysen og iværksætte udarbejdelsen af en ny socialreform for mens vi venter

sociale område og ikke mindst på handicapområdet nu må de mange ord følges op af handling

på den baggrund skal jeg på vegne af venstre dansk folkeparti liberal alliance

til vedtagelse folketinget konstaterer at mennesker med handicap skal have den hjælp de har behov for på baggrund af en konkret og individuel vurdering der er taget en lang række initiativer til at forbedre hverdagen for mennesker med handicap herunder udvikling af ny velfærdsteknologi iværksættelse af brugerstyret personlig assistance ordningen samt særligt tilrettelagte uddannelsesforløb folketinget opfordrer regeringen til at få færdiggjort den langsigtede handlingsplan

i to tusind og tolv hvori der skal opstilles mål for indsatsen på handicapområdet som for eksempel øget inklusion ungdoms og videreuddannelse øget inddragelse af civilsamfundet større personligt ansvar og bedre håndtering af egne problemer folketinget vil kraftigt opfordre regeringen til at få færdiggjort analysen af det specialiserede socialområde og få iværksat udarbejdelsen af en ny socialreform jævnfør regeringsgrundlaget for at forhindre at utrygheden og frustrationen breder sig på det sociale område de mange ord skal nu følges op

kan kun være enig i at der er en lang vej til målet også i forhold til de analyser og de handlingsplaner der skal være men den vej der er lang og lagt ud er jo sådan set lagt ud af den tidligere regering så hvis den tidligere regering havde været i mål

vi har sat en lang række initiativer i gang og sidst vi havde den her forespørgselsdebat

blev der nævnt at der var sat en handlingsplan i gang på handicapområdet

jeg er så optaget af at vi så får færdiggjort den handlingsplan så vi kan komme videre

set det signal jeg sender i dag og jeg havde da håbet på at regeringen

lave forbedringer på det her område og det vil jeg gerne være med til

handlingsplanen jeg formoder at

men jeg vil gerne gentage mit spørgsmål er det ikke korrekt at jeg hørte ordføreren bruge udtrykket at der er lang vej

vi havde iværksat en række initiativer men jeg synes da stadig væk at vi skal arbejde med

til at ambitionerne altså er faldet lidt den her handlingsplan

den her forespørgselsdebat har jeg så også forhørt mig

vi bliver nødt til at gøre mere for at fremskynde det her og for at få

ti år som kunne have bragt os længere frem i processen

men jeg handicapkonventionen for at høre hvad venstre mener

at vi har en reel klageinstans hvad er årsagen til at man

set fuldstændig den samme ambition om at vi skal arbejde med at få implementeret fns handicapkonvention i danmark

at vi i satspuljeregi har diskuteret hvordan

gøre tilgængeligheden langt bedre og

ikke en god idé at få de to ting der jo hænger så tæt sammen til at fungere samtidig

eksempel i den offentlige politiske debat og jeg lovet at sige videre

til borgere såfremt en kommune

som betyder at eksempel bliver frataget

at kommunerne kan tjene nogle penge på at

er rigtige og som kommunerne efterfølgende bliver bedt om at lave om så skal vi da drøfte

op for at man kan give den form for erstatning

der er jo paralleller til andre områder

hvor man også drøfter det her og hvor der er

ikke får den rigtige service i forhold til

at vi i folketinget skal stå ved den lovgivning

det var mig der var uopmærksom det beklager jeg

på sagen ikke kan være til stede hvorfor jeg har

hendes tale op den lyder forholdene for mennesker med handicap ligger i høj grad socialdemokraterne på sinde derfor er jeg også glad for at kunne benytte lejligheden til at fremhæve nogle forbedringer som socialdemokraterne har været med til at gennemføre siden sidste år hvor vi også havde en forespørgselsdebat om samme emne men hvor regeringen ikke var rød men blå men inden jeg kommer ind på forbedringerne vil jeg gerne knytte nogle ord til retssikkerheden og til tonen i debatten som der spørges til

det første omkring retssikkerheden vil jeg sige at det er et område som socialdemokraterne er meget optaget af også nu hvor vi har fremlagt forslag

som også vil være der fremover borgerne skal have adgang til at klage over de afgørelser der træffes ellers har vi ikke noget retssamfund og det vil jeg tro alle partier i folketingssalen er enige i omkring tonen i debatten er jeg enig i at vi aldrig kan udråbe mennesker med handicap som årsag til landets økonomiske udfordringer det er for mig som socialdemokrat helt uacceptabelt

skal vi tage det meget alvorligt jeg tror vi alle kan være enige om at vi ikke kan gøre mennesker med handicap til syndebukke og jeg tror også at vi alle

udtalelser hvor de end måtte blive fremsat det har vi alle et ansvar for nu til forbedringerne på området her er jeg især glad for at vi har gjort meget for børn og unge med et handicap vi har ikke kun taget udgangspunkt i at mennesker med handicap skal have samme hjælp vi har rent faktisk indført et løft her er udgangspunktet

måske lidt statisk for den nye regering med socialdemokraterne i spidsen har forhøjet loftet over tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af sygt

eller handicappet barn i hjemmet efter at vko havde skåret kraftigt i ordningen det er en helt afgørende forhøjelse af loftet der for rigtig mange mennesker fremover vil betyde

den svære situation det i forvejen er at have fået et alvorligt sygt barn eller et barn med handicap vi sørger også for at børn og unge mellem tolv og femten år

en ledsageordning børn og unge med handicap skal have samme mulighed for at bevæge sig rundt være sammen med deres kammerater i fritiden og have deres eget ungdomsliv uden at være afhængige af at far og mor altid skal følge med vi skal ikke umyndiggøre børn og unge med handicap eller pakke dem ind i vat bare fordi de har et handicap børn og unge med handicap skal have deres selvbestemmelse og selvstændighed det er socialdemokraterne til enhver tid optaget af det

ligebehandling men også reelt lige muligheder for at kunne deltage i

meget tilfreds med at regeringen tager skridt til at underskrive tillægsprotokollen til fns handicapkonvention det er for os i partiet helt uforståeligt at

vko ikke har villet gøre det tidligere

mennesker med handicap klageadgang men arbejdet stopper ikke her socialdemokraterne ser frem til det kommende arbejde med en socialreform og til evaluering af kommunalreformen på det specialiserede område vi skal som sagt ikke kun yde samme hjælp som nu vi skal også udvikle hjælpen socialdemokraterne mener grundlæggende at mennesker med handicap skal have en barndom ungdom og voksenliv på lige fod med andre mennesker det er det vi arbejder for og jeg synes allerede vi er kommet et langt stykke vej på meget kort tid især har vi forbedret forholdene for børn og unge med handicap og fremadrettet vil vi gøre endnu mere for ikke kun at kompensere men også have fokus på ressourcer og muligheder vi støtter selvfølgelig

karina adsbøl som ordfører for dansk folkeparti

gerne kvittere for denne forespørgselsdebat i dansk folkeparti vægter vi højt at mennesker med et handicap får de bedste mulige vilkår også

uddannelse bolig og på arbejdsmarkedet

i dansk folkeparti har vi også vægtet højt at unge mennesker med et handicap fik et retskrav på et uddannelsestilbud der er tilrettelagt individuelt i samarbejde med borgeren

og tilpasset den enkeltes ønsker ressourcer kompetencer samt behov derfor fik vi i to tusind

gennemført stu som er et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge mennesker der af forskellige årsager har en nedsat funktionsevne som i den grad indebærer at der skal

derudover fik vi også øget handicaptillægget og i to tusind og ti aftalte vi med regeringen

relevante fagpersoner og interessenter som frem til efteråret to tusind og ti fik til opgave at vurdere en

den særlige ungdomsuddannelse vi har hørt eksempler på

mod deres vilje kommer på plejehjem i dansk folkeparti

det er en problemstilling som jeg gerne vil tage op i den her debat kristeligt dagblad har skrevet en del af artikler om at mennesker med handicap bliver snydt for frit boligvalg vi skal arbejde for at der er

boligmarked lige fra bofællesskaber til egen bolig og med de foranstaltninger det måtte indebære her tænker jeg på tilgængelighed hjælpemidler støtteordninger

vi har også taget ansvar det sidste nye

i egen bolig kan være svært

dansk folkeparti har også medvirket til at få afsat midler til tilgængelighed og flere kommuner har fået hjælp til en elevator eller andet kommunerne har også et stort ansvar for at løfte den store opgave og de har et ansvar for at løfte den opgave i samarbejde med borgeren mennesker med handicap skal sidestilles med personer uden handicap arbejdsmarkedets parter har et stort ansvar for at inkludere mennesker med

med lev de gør en god indsats for hjælpe unge udviklingshæmmede på arbejdsmarkedet dansk folkeparti kæmpede for at der blev afsat fjorten million kroner i årene to tusind og elleve og to tusind og tretten på finansloven til klap projektet kreativ langsigtet arbejdsplanlægning

formål at hjælpe og støtte unge med et handicap til at være på arbejdsmarkedet lev fortæller at deres udfordring

så de kan se at der er en mulighed for at skifte en beskyttet værkstedsplads ud med et skånejob men der er fortsat store udfordringer på dette område

personlig assistance jeg har bedt ministeren sende udvalget en evaluering

ordningen og om kommunernes udmåling

som ministeren nævner i et svar til mig skulle den ligge

vi har et fælles ansvar med hensyn til effektiviseringer og de udfordringer vil vi

af borgernes retssikkerhed det samme sker på høreapparatområdet

har været iværksat en og hvor rigsrevisorerne har udtalt at der er store problematikker på området problemet er at denne kulegravning ikke som lovet er færdig

være færdiggjort

den rapport skal vi også have oversendt fra ministeriet så vi kan komme i gang med at forbedre området

har gjort i tidligere folketingsår jeg har jo ikke været her så længe så jeg er nødt til at spørge ind til noget jeg ikke helt forstår og det er hvorfor dansk folkeparti ikke har været med

at det har været sådan at man har tænkt at man har et klagesystem her i danmark

ville effektivisere det klagesystem så man har jo klagemuligheder i danmark

ikke er med vi vil gerne være med til at effektivisere klagesystemet i danmark for det er selvfølgelig vigtigt at borgere kan klage og det kan de jo også her i danmark

på plads men skal det så forstås sådan at dansk folkeparti stadig væk er modstander af at

men er man stadig væk modstander af det

mener at klagesystemet i danmark ikke fungerer og så mener jeg at det er vigtigt at klagesystemet i danmark fungerer

klagesystemet i danmark for det er jo sådan at blandt andet organisationen lev som ordføreren henviser til

indskrive kommunale serviceniveauer og

i danmark skal vurdere hvorvidt en sag

er afgjort korrekt eller ej

lokale serviceniveauer og kommunernes økonomi hvor man indskriver i serviceloven at ankemyndighederne skal tage hensyn til lokale serviceniveauer og kommunernes økonomi når de skal vurdere hvorvidt kommunerne har truffet den rigtige afgørelse for en borger med handicap jeg vil høre

stå og svare på nu det drøfter vi selvfølgelig i min folketingsgruppe for det er jo sådan i dansk folkeparti

i folketingsgruppen og det kan jeg forstå at enhedslisten også gør fordi de skal jo også have opbakning

konkret skal jeg gerne give et svar på det

kommenteret forhandlingerne omkring fleksjobreformen og

udtrykt nervøsitet over at

handicappede fordi de får lavere løn end andre

er dansk folkepartis holdning til at

forhandlinger der foregår i øjeblikket

nogle ovre at forhandle på det område

er jo ikke i stand til at svare på hvordan de forhandlinger

de gode løsninger så det er jo umuligt at svare på hvordan de forhandlinger

gerne høre om det principielle i det når nogle af

vi skal selvfølgelig lytte til handicaporganisationerne

de borgerhenvendelser vi får vi skal tage alle henvendelser alvorligt

undrede jeg mig

tog lidt tid inden jeg efterhånden kunne finde ud af hvad begrundelsen

der hvor jeg kommer fra i den kommune som jeg har kendskab til

er retssikkerhed for mennesker med handicap og man gør da alt hvad man kan for at

nu også helt sikker på at der bliver flere mennesker med handicap vi har da set noget med hensyn til fosterdiagnostikken som har gjort at der er sket forandringer men på den anden side set

der også sket det glædelige at der er folk med handicap der som følge af den forbedrede sundhedstilstand også kommer til at leve længere og længere

nogen derfra hvor jeg kommer som har udråbt handicappede

en belastning for økonomien vi har nogle ganske udmærkede bofællesskaber hvor vores egne børn og unge og ældre

en almindelig stemning som der nu har været her fra begge sider i salen

man er intenst optaget af uanset

hvilket parti man tilhører så jeg håber

betyder at skulle nogen være kommet bagefter jamen så vil de da gerne forsøge at komme foran

handicappede som som altså kommer til at bo langt fra

hidtil har fået så der er ingen tvivl om at der er nogle ting som

og det skyldes jo at der hele tiden

man ikke bare kan gøre alting

dengang da ribe amtsråd og

kom på besøg på åndssvageinstitutionerne i nitten

var der altså noget som der skulle gøres noget ved

i stedet for bare at være centrale var så en anden ting men den pædagogiske opgave tog man altså på sig og og sådan kan jeg altså se at vi her har en pædagogisk

næstformand for kommunernes landsforening som for

fordi de udgjorde en belastning for kommunernes budgetter

flere lignende tilfælde så jeg tror at det er ganske klogt at vi som folketingspolitikere markerer os i den debat

ordføreren om det der handler om retssikkerhed for ordføreren nævner at

kommunale serviceniveauer og økonomiske hensyn i lovgivningen

den her aftale som nu danner baggrund for det lovforslag regeringen fremsætter

der er baggrunden for at man har ændret holdning til det her lovforslag

med hensyn til at give kommunerne

en konkret individuel vurdering eller er det kommunernes lokale serviceniveau og det man nu beslutter sig for

på baggrund af regeringens lovforslag

stine brix lige har refereret om de lokalpolitisk fastsatte

økonomiske hensyn også indgå i konkrete afgørelser efter serviceloven for eksempel er dansk handicap forbund

det alene er fremsat for at imødekomme et ønske fra kommunernes landsforening om at få bedre muligheder for at skære i støtten til mennesker med handicap formanden stig langvad siger med dansk handicap forbunds erfaring med kommunernes brug af serviceniveauer og økonomiske hensyn er dette bestemt ikke gode toner

vil blive jeg ser det som en nødvendighed at man

sørger for at opfylde de krav som selvfølgelig ligger med hensyn til borgeres retssikkerhed jeg kan tilslutte mig

kritikken af at kommunalpolitikere giver sig til

kan jeg referere til formanden for dansk socialrådgiverforening bettina post der også er meget bekymret over det her hun bruger ordet magtfordrejning at det tenderer det hun frygter at det bliver overordentlig vanskeligt for en borger at få medhold i ankesystemet når der klages over et afslag

en slags ekspert på de her forhold nemlig professor i socialret

ser økonomiaftalen med kl og det derpå følgende lovforslag som et stort

det vil jeg gerne citere jeg er især bekymret for de handicappede som flere borgmestre har borgmestre har hængt ud ved at pege på meget dyre enkeltsager lige nu er vi i gang med at implementere handicapkonventionen og det harmonerer meget dårligt med intentionerne

de forskellige holdninger og det er ikke muligt bare

og sige jamen alting skal gøres sådan som folk ønsker sig

er det godt at folk giver udtryk for deres

i forbindelse med det arbejde som skal gøres når selve lovgivningsarbejdet skal i gang så derfor

kræfter og tid på at ytre sig om hvordan

forholdene kan gøres

det er vist nok en fortalelse

hvis vi opgør den samlede danske rigdom derfor er der vel også grund til at sige at så kan vi også klare os med en ordentlig socialpolitik

at betalingskommune og handlekommune var den samme kommune

kan hjemtage ansvaret for folk der bor på institutioner som ligger langt væk fra hjemkommunen

et eftersyn og ser efter om det nu også

kommunerne kan handle på

alt hvad kommunerne gør er tilfredsstillende

må vi så drøfte de ting sådan at vi

de de ting der er

erstatning det er sådan

handicappede igen får tilkendt sine ydelser så får han ikke erstatning for de

for mig har det været noget af en selvfølgelighed at

er noget retskrav på at det er sådan

at vi har mulighed for at drøfte den her sag i dag det er helt afgørende at vi hele tiden holder os for øje at mennesker med handicap ikke kommer til at betale prisen for den økonomiske krise i danmark lever mindst ti procent af befolkningen med en eller anden form for funktionsnedsættelse som betyder at de dagligt oplever en begrænsning af mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre det fortæller meget om et samfund hvordan man fra politisk side vælger at behandle mennesker med funktionsnedsættelser derfor er det en af regeringens vigtigste opgaver at arbejde for at virkeliggøre principperne i fns handicapkonvention om retten til selvbestemmelse forbud mod diskrimination og accept af handicap som en del af menneskelig mangfoldighed vi skal skabe et rummeligt og tilgængeligt samfund

ingen skal isoleres eller marginaliseres på grund af deres funktionsnedsættelse alle skal kunne tage et ansvar for eget liv og aktivt bidrage med hvad de kan til samfundet

retssikkerheden respekteres forleden var jeg til møde i dansk blindesamfund de har et slogan

har været på sporet det betyder at de har

klar adresse til at der for eksempel endnu ikke er gålinjer

de risikerer som det er i dag at ende med at falde ned på skinnerne sådan

på direkte kontakt med de borgere som har et handicap resten af tiden går til administration møder og andre opgaver det er absurd og det viser hvor stort behovet er for den afbureaukratisering som vi også har lovet i regeringsgrundlaget en anden stor udfordring er den måde mennesker med handicap bliver omtalt på

komme i en situation hvor man for eksempel bliver ramt af ulykke man kan få et barn med handicap eller udvikle en sygdom

invaliderende karakter så når et menneske bliver udsat for mobning hadefulde tilråb nedgørende omtale

der får denne behandling vi skal som samfund bruge de ressourcer der skal til for at sikre ordentlige forhold for mennesker med handicap det kan vi først og fremmest

være solidariske men også fordi det samfundsøkonomisk kan betale sig vi skal i regeringen arbejde på at ratificere tillægsprotokollen til

dagsorden og vi vil fortsat presse på vi har også et ønske om at der i kommunerne bliver taget et opgør med silotænkning skal det ske

samarbejdet mellem den sociale indsats

at løbe spidsrod mellem forvaltninger og være i kontakt med mange forskellige sagsbehandlere skal stoppe vi har brug for at borgeren har en

så man kan være sikker på der er en sammenhængende indsats og så synes vi

at det er vigtigt at tænke langt mere visionært i forhold til hvordan vi skal blive bedre til at fastholde og inddrage mennesker med funktionsnedsættelse på arbejdsmarkedet vi skal lytte til de erfaringer

at dyrke det tredje arbejdsmarked vi er positive over for at socialministeriet har igangsat arbejdet med at udarbejde en tværministeriel handlingsplan på handicapområdet og det er afgørende for os at det kommer til at ske med reel inddragelse af brugere patienter og pårørende det er vigtigt for os at vi på flere og flere områder sikrer mennesker med funktionsnedsættelse samme behandling som andre

anerkendt som den bedste ekspert i sit eget liv og i sin egen situation og derfor bliver mest muligt

derfor skal vi løbende være parate til at justere lovgivningen og systemerne hvis vi oplever at mennesker med handicap komme i klemme

ud tilslutte os det forslag til vedtagelse som

det er jo godt afsæt for et videre samarbejde og ikke mindst om det der jo meget klart står her

at vi vil arbejde for en progressiv implementering af fns handicapkonvention

at fremme lige muligheder for at deltage i samfundet det får mig jo til at spørge ordføreren hvordan ordføreren så har det med det reformforslag som regeringen har lagt frem

der er jo mange der sætter spørgsmålstegn ved lige nøjagtig det punkt

til vedtagelse altså om det reformforslag faktisk strider imod fns handicapkonvention jeg vil gerne lige citere en ikke helt uvæsentlig aktør i i den her diskussion nemlig dansk handicap forbund der havde foretræde for beskæftigelsesudvalget her i forrige uge tror jeg det var

ændringer er et brud på kompensationprincippet og fns handicapkonvention idet man bevæger sig fra en situation med ligestilling til en situation uden ligestilling hvordan har ordføreren det med

ikke klaret af med ordføreren på området men men jeg kan i hvert fald sige

konventioner som vi i øvrigt har tilsluttet os

er det jo en ny sag og så kan jeg også forestille mig at

spørgeren vil rejse den blandt andet her i salen

at undgå at lave en lovgivning der er i konflikt med en konvention som vi jo

i den her side af salen er rørende enige om at vi skal se at få

gå på rigtige ben hurtigst muligt det er jo sådan at den nuværende fleksjobordning er skruet sådan

er i overensstemmelse med handicapkonventionen fordi den sikrer

selv om de har en nedsat erhvervsevne fordi tilskudsmodellen er som den er i den nuværende ordning men den nye ordning

hvor den handicappede fleksjobber ganske vist har et

tilskud med fra det offentlige men hvor man så kun får løn for det antal timer man arbejder og i mange mange tilfælde vil man risikere at der finder en

man kan også bruge fremmedordet diskrimination af handicappede

vi egentlig er rimelig klart og derfor advarer vi imod det sammen med dansk handicap forbund men jeg er glad for hvis ikke jeg kan få yderligere svar at ordføreren vil være meget opmærksom på det her og kritisk over for det jeg håber at ordføreren vil være med og er enig med mig i i

at enhedslisten står uden for regeringen og har mulighed for at rejse de her kritiske spørgsmål og vi står inden for i regeringen og har mulighed for at bearbejde det herindefra

er faktisk helt sikker på at vi måske ikke

kommuneaftalen jeg vil spørge til den ottende juni to tusind og elleve kunne man

kommuneaftalen tager mennesker med handicap som gidsler mennesker med handicap kommer til at betale en dyr pris for kommunernes pressede økonomi i den økonomiaftale som regeringen netop har indgået med kommunerne åbnes der

den enkelte kommunes økonomi som bliver afgørende for hvilken hjælp og støtte mennesker med handicap kan få daværende handicapordfører fru anne baastrup

mulighederne for et godt liv og et liv hvor de kan udnytte deres evner på arbejdsmarkedet

udtrykte på det tidspunkt

et forslag hvor man netop indfører

som en del af regeringen og vi har overtaget en økonomi

det bliver vi nødt til at tage alvorligt det er jo ikke det samme som at vi ikke stadig væk tager

hvordan de skal behandles vi har faktisk og det gør

et pres på at vi også i kommuneaftalen og

selv gammel kommunalordfører så så jeg kender

på trods af en dårlig økonomi på trods af et underskud på hundrede milliard

i kommunen og også os der sidder i regering som nu bærer ansvaret

at rette op på et underskud på hundrede milliard

virkelig ikke er tilfældet

vi har sådan set stadig væk ikke fjernet os fra det der er vores grundsyn

men lige så vel som folk med handicap skal være en del af et fælles hele

sf været meget imod når det for eksempel hedder at at specialområdet tager fra normalområdet det har jeg diskuteret ufattelig mange steder både i skolesammenhænge og i institutionssammenhænge og den debatform vil vi ikke være med til så når vi siger at vi har et samlet hele

der er også sket positive ting i den her regering og vi har været med til

sikre at forældre som har et barn med handicap selv kan

vælge at være hjemme der er kommet en højere ydelse til de forældre så de får den her mulighed

er enig med fru stine brix er rigtig meget at arbejde på og jeg håber at vi kan samarbejde om at holde et kritisk blik på det her til gavn for os

at der har været en masse artikler om

at mennesker med handicap

ordføreren gøre for at sikre at at

faktisk angik allerede dengang var der for mange yngre som

kun havde det valg at bo på et somatisk plejehjem til trods for

tilbud om at bo på et somatisk plejehjem i stedet for at få en tidssvarende bolig det er jo noget

vi som regering skal sørge for at være i dialog med kl om

være sikre på at vi får afklaret hvordan

at løfte den her opgave sådan

i samarbejde med kl og vi skal gøre det i samarbejde med handicaporganisationerne så vi er sikre på at vi finder den bedst mulige løsning

område og vi har også haft møde med handicaporganisationerne og har også drøftet den her sag så der er løbende drøftelser og jeg synes det er noget vi skal holde fast i indtil

det bliver løst på bedste måde for de mennesker som i dag

i dag men er det noget vi skal have sikret

den her hvad skal man sige

vi skal da have fundet ud af hvordan praksis er på det her område og hvordan vi eventuelt kan påvirke

indførte nogle sagsbehandlingsfrister i kommunerne

fratager borgere deres ydelse

men jeg synes da at vi skal have undersøgt i hvor mange tilfælde

hvordan det vil være muligt at ændre på denne procedure

kraftigt politisk signal om at når borgeren skal beskyttes har borgeren også et krav på at den her sagsbehandlingstid bliver så kort som overhovedet muligt men hvis vi går ud og laver et pålæg for kommunen skal vi også sikre at kommunen har en mulighed for

da fru thyra frank danmarks svar på florence nightingale

skal jeg på vegne af fru thyra frank oplæse hendes tale liberal alliance er af den opfattelse at vores velfærdssamfund skal tage sig godt af vores syge og handicappede medborgere de skal have den hjælp de har behov for og vi vil gerne opfordre regeringen til at få færdiggjort den langsigtede handlingsplan på handicapområdet så der kan skabes tryghed på dette område liberal alliance ser frem til de kommende forhandlinger og vi glæder os til at komme med konstruktive bidrag og forslag

det medgiver jeg vi kommer igen herre joachim b olsen en kort bemærkning

spørge om noget som vedrører handicappolitikken

at gøre hvor jeg ved at herre joachim b olsen er ordfører så det håber jeg

og jeg tænker på om det bekymrer herre joachim b olsen at der på visse punkter af reformen er udsigt til øget bureaukrati blandt andet når

op til at fleksjob for unge under fyrre år skal være midlertidigt det vil sige

kan forestille sig situationer med unge med en kronisk lidelse det kunne for eksempel være muskelsvind eller spastisk lammelse som man ved der ikke er udsigt til bedring af

et voldsomt øget bureaukrati hvis man skulle revisitere dem hvert femte år

er et parti som deltager konstruktivt

i reformer når det er reformer som trækker i den rigtige retning og det mener vi at det udspil som regeringen

vi er i gang med forhandlingerne og der er ikke noget der er færdigt endnu

opmærksomme på alle de problemstillinger som kan opstå når man laver

en reform vi går meget minutiøst frem og er meget grundige og alt vil blive vendt men som udgangspunkt

for det viser sig

at mange får det bedre når de har været på en fleksjobordning i nogen tid og målet målet for den her reform

af fleksjobberne kan forbedre deres arbejdsevne hvis man ser optimistisk på tallene det vil sige

den betragtning med jeg sidder ikke selv med ved forhandlingsbordet

unødigt bureaukrati for den meget store gruppe af fleksjobbere som man ved ikke får det bedre i særdeleshed de unge mennesker som har en kronisk fremadskridende lidelse

desværre kun kan gå ned ad bakke

i gang med reformarbejdet og alle sten bliver vendt så vi er meget opmærksomme

understrege at handicappede

er i stand til at kompensere hundrede procent men vi skal gøre hvad vi kan og vi skal komme så tæt på

jo igennem flere år arbejdet på at tilgængeligheden skal være bedre

så al nybyggeri skal tage højde for og sørge for at handicappede har tilgængelighed jeg tror det er meget vigtigt at vi får lavet en langsigtet handlingsplan

det gør det men vi må have en plan for hvordan vi over år hvis det er det der skal til sørger for at tilgængeligheden for handicappede bliver bedre og tilfredsstillende vi ved godt alle sammen at vi

retssale i forhold til at sikre

tiltalte bedre når vi i det hele taget er i gang med at lave om

hele tiden indtænkes tilgængelighed og

det er ærgerligt for det er en ressource

det er en fælles ressource som skal bruges til fælles gavn det er en fordel for

jeg tror vi alle har lyst til at bidrage til det fælles samfund

er at vi alle får lov til at gøre det vi kan

område som jeg har været været noget bekymret over og jeg har ikke helt fundet en løsning på det endnu

det er den stavnsbinding der er sket

den måde vi har indrettet os på

en en kobling der

hører nogle bekymrende historier om

til stadighed den kommune som har bestemmelsesretten

hvad der skal ske jeg hører også historier fra handicappede der ønsker at flytte til en anden institution eller

i forhold til økonomien så jeg kunne godt tænke mig at vi får fulgt den praksis noget nøjere her er et område

i gamle dage for da fungerede det heller ikke men vi må finde en model og en løsning

en model der gør at vi ikke stavnsbinder handicappede

den eksakte løsning men det kunne være at vi i fællesskab

vi er fra konservativ side positive over for det her vi ser frem til

at der er enighed om at vi skal have en handlingsplan

en langsigtet handlingsplan og jeg kan også forstå at vi er enige om at der skal

vedtagelse går i retning af vi har så været med til

er sat årstal på så der sker noget og vi får sat nogle milepæle

for det konservative folkeparti kan danne en fælles front

tilskudsmodellen er skruet sammen på en anden måde der gør

det vil jeg kalde stavnsbinding og jeg

set alle folketingets partier i øjeblikket og drøfter en fleksjobreform det gør vi i en fælles erkendelse af

parkere unge mennesker på en livsvarig passiv forsørgelse det kan vi ikke være bekendt

ungt menneske det kan godt være at man for en kortere periode har brug for en pause men på lang sigt er det simpelt hen ikke rimeligt at vi parkerer unge mennesker på livslang passiv forsørgelse det er grunden til at vi drøfter det her jeg sidder ikke med og forhandler

om han kan prøve at sætte sig i de mange fleksjobberes sted som jeg tror sidder og kigger på sådan en udsendelse som den her og om han kan forstå deres forargelse

magtesløshed og desperation når der står en ordfører for et af folketingets partier her i dag og siger at det at være fleksjobber

på passiv forsørgelse

derfor man sidder og forhandler den her reform

at parkere unge mennesker på passiv forsørgelse det blev sagt som svar på et spørgsmål fra mig

reformforslag er en stavnsbinding mener ordføreren virkelig at det er passiv forsørgelse at bruge måske to timer om morgenen på at komme ud af sengen

førtidspensionsreform og en fleksjobreform og det var i forhold til førtidspensionsreformen

den passive livslange forsørgelse men det gør også at vi tilretter fleksjobordningen

mere attraktiv så vi sørger for at flere kan komme ud i fleksjob det var der den lå så jeg er glad for spørgsmålet der

det andet jeg også synes er vigtigt at sige

så havde forhandlingerne for længst være overstået der er jo en grund til at man stadig væk forhandler

der er mange mange myter om hvad det her kommer til at betyde og der tror jeg det er utrolig vigtigt

selv om det er en socialdemokrat altså lytter til

kommer på plads så tror jeg at alle kan se hvad det faktuelle indhold

har mødt nogle af de mennesker som oplever hvordan det er at være stavnsbundet til en kommune som

herre tom behnkes holdning til vi

der er fattigere end andre eller som kan få meget store udgifter hvis

en idé kunne måske være at løse det gennem en bedre økonomisk udligning mellem kommunerne eller via en ordentlig statslig kompensation for den her type udgifter så man på den måde ikke belaster en given kommune hvor der måske tilfældigvis bor mange mennesker som har brug for den her form for støtte kunne det være en

en førtidspensionsreform

skal kunne tvinges over

førtidspensionssystemet hvor det også kun

leve op til kriterierne

den førtidspension der findes i dag

der måske ikke helt så mange af dem dage var på den lave ydelse

vil eller tror på men det vi forhandler

til at gå ind på en førtidspension der er ikke nogen der kommer til at gå ned i indtægt

ville sikre en førtidspensionsreform

det svarer konservative til muskelsvindfonden at

ville miste nogen penge men det er jo fakta

de unge under fyrre nu kommer i et

er meget let at forstå det handler om

en ny pensionsreform og om man vil sikre at der

man tilrettelægger det men det vi har garanteret er at der ikke er nogen der kommer til at miste noget

dem der er på den nuværende ordning som bliver tvunget over på en ny ordning

der i fremtiden er i en eller andet livssituation

af at tale om hvordan vi kan sikre en bedre inklusion og hvordan vi kan sikre at nogle af de løfter vi har givet til de handicappede om eksempelvis en handicapkommission bliver indfriet det er nogle

løfter som jeg er meget meget indstillet på at gøre noget aktivt ved

og så er der naturligvis spørgsmål som jeg

vil besvare efterfølgende først og fremmest vil jeg

som regeringen satte i gang i december to tusind og elleve

at venstre siger at det havde man søreme også selv

sat lidt i gang under den tidligere regering det er muligt at man gjorde det men jeg kan

vi har nu igangsat

en camp som jeg selv havde fornøjelsen af at være ude og

vigtigt at alle føler sig inddraget og reelt også

etablere sådan en handlingsplan for det det er vigtigt den bliver lavet grundigt og det det er vigtigt den bliver visionær og omfattende derfor har regeringen givet os selv en tidsfrist

det vil sige at der går lidt over et år endnu hvor man altså må vente i spænding til gengæld lover jeg at det der kommer bliver godt

den tidligere regering ratificerede fns handicapkonvention

til de rettigheder som man skulle leve op til i

skrevet os aktivt ind til at kunne være en del af fns handicapkonvention men det som vi gerne vil nu i regeringen

kan lave en mere progressiv implementering af fns handicapkonvention inden for de næste fem ti års handicappolitik ligesom vi gerne vil med handlingsplanen

have fokus på hvordan vi kan forbedre situationen

det arbejde vil vi rigtig rigtig gerne være

og andre ordførere har stillet andre en række spørgsmål i den debat der har været så nu gennemgår jeg nogle af dem

det er en problemstilling som jeg er opmærksom på og som jeg er i gang med at kigge på for

hvor stort omfanget af problemet er

mulighederne er for at gøre noget ved det venstre har spurgt

kommunalreform og med kommunalreformen gjorde man det sådan at mange kommuner

en række specialtilbud det betyder at der er rigtig mange tilbud der er lukket

rigtig mange specielle institutioner som

deres borgere og opsagt driftsoverenskomster der har været lavet en vurdering af om det egentlig har betydet

grundigt besvaret den første undersøgelse der kom viste

og den anden var der lidt mere tvivl om men

det var søreme ærgerligt den havde vi næsten ikke råd til at miste

skal man i socialstyrelsen lave en faglig vurdering af om det indhold der er i institutionen er så dyrebart at det ikke må mistes og må det ikke mistes skal det tilbage i kkr

kan blive ved med at være der enten ved at man anvender institutionen eller ved at man finder ud af hvordan den viden kan etableres andre steder det vil sige at jeg har forsøgt at få hånd i hanke med den afspecialisering også ud fra en tanke om at specialviden

i murstenene og derfor er det heller ikke sådan et stationært element man kan sagtens forestille sig at viden kan flytte man skal bare kunne redegøre for at man til enhver tid har de rigtige tilbud til borgerne

at vi vil ratificere tillægsprotokollen og det glæder jeg mig rigtig rigtig meget til kommer til at ske lige nu ligger det i en proces fordi vi skal finde ud af hvad de juridiske komplikationer er og det ligger i justitsministeriet til endelig vurdering men vi kommer til at underskrive og jeg glæder mig rigtig rigtig meget til at det

en dag kommer til at ske

været nogle spørgsmål vedrørende godtgørelse altså

vil jeg gerne henvise til et svar jeg for nylig har afgivet til folketinget

det samme og jeg svarer

opsættende virkning i den forbindelse henvises til en en principafgørelse fra ankestyrelsen som hedder r seks nul tre

om der skal være erstatning eller ansvarsgodtgørelse det er en forholdsvis indviklet

vedrørende regeringens tilslutning til den tidligere regerings kommuneaftale i forbindelse med lov om serviceniveauer

var jo ret fæl vi sagde at det her lovforslag ikke duer

og så er det gode spørgsmål hvorfor

så skal den holdes men vi har ændret i det lovforslag der kommer sådan at vi har fået skrevet ind at det fremgår af loven at afgørelser skal træffes ud fra en konkret og individuel vurdering

det drejer sig om en præcisering af gældende

vælge de billigste tilbud og sådan er

for servicelovens rammer kan fastsætte lokale serviceniveauer men det er altså kun der hvor kommunen er overladt et råderum eller et skøn og der hvor kommunen er overladt et handlerum eller et skøn er der under alle

det betyder at rammerne for skønnet fastlægges i loven og af den praksis som fastlægges af ankemyndighederne og de kommunale tilsynsmyndigheder

vil jeg blot takke for en god debat jeg synes den har

at vi gerne vil gøre det godt for mennesker med handicap

en del kommentarer vedrørende regeringens forslag til en ny reform af førtidspensionen og

sige at det har jeg bestemt ingen formodning om

være tilfældet der fremsættes jo ikke på den måde forslag som som vil være det det er jo

der har været igennem lovkontoret men i øvrigt er det et lovforslag som

jeg kan på ingen måde se for mig at det kan være i strid

socialdemokraterne det var daværende kommunalordfører

man med den her aftale risikerer at gå på kompromis med hvad

hvis økonomiske hensyn skal vægtes side om side med de faglige hensyn og han sagde dengang at socialdemokraterne ville slås for at man tog den her aftale af bordet

hvorfor socialdemokraterne og resten af regeringen synes det er så vigtigt at gennemføre et forslag

frem nu er langt bedre end det den tidligere vk regering lagde frem

ind at beslutninger og afgørelser skal træffes ud fra en konkret og individuel vurdering

at vi vil følge implementeringen af lovforslaget tæt og vil få udarbejdet en undersøgelse af kommunernes praksis den praksisundersøgelse vil vise om kommunernes praksis ligger inden for lovens rammer vi har med andre ord sikret os at vi går med livrem og seler i den her sag desuden indeholder

til kommuner som skal tvangsfjerne større søskendeflokke så jeg vil sige at vi har taget et lovforslag som man godt kunne være kritisk over for og

jo den tvivl som lovforslaget gerne skulle feje af banen nu konkretiseres det og skrives meget eksplicit at afgørelser skal træffes ud fra en konkret og individuel vurdering det stod der ikke før og

er en stor fordel at vi har fået

og kommentere de spørgsmål der har været

vil også her glæde mig over at vi er er fælles om en vedtagelse men selv om man er fælles om en vedtagelse

føre målsætningerne ud i livet og der hentyder jeg så til det sidste spørgsmål som ministeren kommenterede

det spørgsmål der er rejst i forhold til regeringens forslag om den nye fleksjobordning hvor dansk handicapforbund jo er meget klare i deres udtalelser om

her foreslår noget der vil være i strid med handicapkonventionen fordi den for mange mange fleksjobbere vil betyde at de ikke længere bliver ligebehandlet lønmæssigt med deres kolleger på den konkrete arbejdsplads og der vil jeg altså gerne spørge lidt mere ind til to ting det ene er om ministeren slet ikke kan se et problem i

jeg stillede beskæftigelsesministeren det samme spørgsmål ved det åbne samråd i går og der sagde

om socialministeren siger at jeg skal spørge beskæftigelsesministeren om

og forhandler og derfor kan det også godt være svært at tage en stor åben debat

at de får en større mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet

se med den nuværende fleksordning er at fordi man skal betale enten en tredjedel løn i løntilskud eller to tredjedele løn i løntilskud

nogle som ikke åbner op som ikke vil inklusionen og som reelt ikke tager mennesker som skal have særlige forhold ind

det kan man jo synes er usmageligt altså at folk tænker sådan men ikke desto mindre kan vi se at rigtig mange af dem der er visiteret til fleksjob går på ledighedsydelse det som vi laver nu er sådan set en reform hvor vi gerne vil have at der skal være

mulighed for folk til rent faktisk at komme ind på arbejdsmarkedet når vi gerne vil have at det skal ske er

at mennesker skal få lov at opleve den inklusion være en del af det fællesskab vi andre er så glade for

vi for at alle kan have et grundlag at leve

intentionerne om at der skal skabes plads på arbejdsmarkedet til folk med nedsat erhvervsevne om det lykkes afhænger nok først og fremmest af om

til stede men det er jo en anden diskussion

vil opleve en forskelsbehandling

og det er jo et helt andet princip end det der findes i den

fra toogtyvetusind kroner og opefter de tal har

den anden minister jo bekræftet

en lønforskel en lønnedgang som jo så bare er en anden måde at sige en lønforskel på i forhold til kolleger på den samme arbejdsplads det synes jeg er værd

for rigtig mange menneskers vedkommende er der ikke tale om at få en lavere løn men

man overhovedet vil få en for i dag får man ledighedsydelse fordi man ikke kommer ind på det arbejdsmarked hvor der er

man skal kunne yde rigtig meget for at

blive givet en plads der er næsten ikke nogen af dem der arbejder i fleksjob i dag der eksempelvis arbejder under tolv timer og det vi gerne vil er sådan set at ændre grænsen sådan at flere kommer ind i fleksordningen også dem

kan arbejde færre timer fordi vi mener at det gør en forskel for folk at de har tilknytning til arbejdsmarkedet

at være med til at gøre en forskel også selv om det kun er ti eller otte eller syv timer de kan være der derfor ændrer vi ordningen så det bliver nemmere at komme ind i den

vil opleve at de hvis de skifter fleksjob vil få en lønnedgang men for de allerfleste mennesker

en forholdsvis almindelig indtægt vil det altså hvis

kan oppebære det antal timer som man kan komme ind i ordningen med ikke betyde nogen forskel endelig vil jeg gerne

holdt en camp

med hensyn til kulegravningen på

særlig tilrettelagte uddannelsesforløb

der kunne jeg så også godt tænke mig

vide lidt om om om den var på trapperne vi har fået en del

bpa ordningen om respiratorordningen

så de ikke selv kan

en rapport om uddannelsesforløb jeg kender ikke noget til

jeg har deltaget i nogen drøftelse af endnu

der kommer til at ske ændringer og det kommer også til ganske snart at blive mangfoldiggjort når processen

endelig var der nogle spørgsmål vedrørende handle og betalerkommuner

der er der både evaluering og undersøgelse i gang

at en kommune lukker en sag hvor borgeren får medhold i ankestyrelsen

at yde kompensation det år borgeren har fået frataget sin hjælp her tænker jeg på

hvis man nu lukker en sag og så alligevel ikke får medhold

så har man da sparet det år så jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan ministeren forholder sig til

fjerner tilbud til folk og

ikke kunne få lidt ekstra klingende mønt i kassen sådan tror jeg faktisk ikke at lokalpolitikerne arbejder derude som jeg redegjorde for i min indledende

til et spørgsmål jeg har besvaret almindelig del spørgsmål en hundrede og halvtreds hvor jeg henviser til at i forhold til retssikkerhed og administration § to og halvfjerds i loven om

har en klage ikke opsættende virkning så kan der være

kan kræve at der kommer opsættende virkning i den henseende henviste jeg også til en principafgørelse fra ankestyrelsen som hedder r seks hundrede og tre det der er det rigtig svære her er hvornår der er et ansvarsgrundlag hvornår er der i virkeligheden grundlag for at sige at man er berettiget til en erstatning mange af de her beslutninger bliver vurderet ud fra skøn og man kan jo skønne forkert og så kan man ændre beslutningen men vi har ikke tradition i det offentlige for at man på den måde går ind og

der nævner ministeren det her med at

mulige andre familier gør og så har jeg stillet

være et stort beløb

løse alle problemer i denne verden siden det er det første

at alt var perfekt jeg ser at

er narkoprostituerede som vi skal afvænne den ene gang efter den anden fordi vi ikke sørger for at følge den indsats som vi giver dem til

at velfærdssamfundet er støbt i beton sådan på det

at der er ting vi kan gøre bedre at der er ting vi bør gøre anderledes

særlige dagtilbud det vil betyde at forældre som har et handicappet barn vil skulle betale

jeg har bragt i spil og det har jeg gjort ud fra en rimelighedsbetragtning fordi jeg synes det kunne være spændende

vi kunne prioritere nogle af vores penge så vi fik råd til noget

forestiller sig at man kunne spare på den her øvelse

underkastes en analyse med henblik på at vurdere om udgifterne anvendes bedst muligt

ministeren har arbejdet med og

en masse fejl ved det velfærdssamfund vi har

en masse uretfærdigheder som jeg gerne vil rette op på

en prioriteringsdebat hvorfor tager vi ikke en debat om om

er i lovgivningen er at man normalt ikke betaler hvis man har et barn der er visiteret til en særlig daginstitutionsplads og det er det som jeg har bragt

jeg synes det kunne give god mening

ud fra en vurdering af om det er rimeligt hvorfor er det ikke rimeligt at forældre som har et handicappet barn betaler for en daginstitutionsplads ligesom alle andre

provenuet vil alt afhængigt af hvordan ordningen

være lidt forskelligt vi bruger omkring en milliard kroner på de her institutioner og provenuet vil ligge i

både sociale foreninger og handicapforeninger i danmark har en vis forstand på tingene og jeg tror det er lidt vigtigt at regeringen også undersøger om det nu er rigtigt eller forkert at

afgørelser om erstatning

tres

til at man indfører sagsbehandlingsfrister så kommunerne ikke spekulerer i det hvis det er det der sker

så man sikrer at folk ikke skal vente

lav sats hvis det

sager og borgerne har hvis de ikke føler de får den rigtige behandling mulighed for at gå til klagesystemet jeg synes det

som debatten har været rejst tidligere i dag at sætte frister for hvor mange sager en socialrådgiver skal have

vurdere om den medarbejder der sidder med det arbejde han eller hun skal levere

jeg synes det er vigtigt at alle kommuner lægger sig i selen

behandle deres borgere ordentligt hvis man ikke bliver behandlet ordentligt har man mulighed for at benytte sig af klagesystemet og det vil jeg til enhver tid opfordre alle til at gøre jeg synes det er vigtigt at kommunerne får fokus på hvordan de kan forbedre

og det er en opgave som jeg som minister utrolig gerne vil være med til at hjælpe dem med at tage hånd om så det er der

i dag har vi da i hvert fald en garanti for at hvis vi

og dermed får vi også hjælp hvis det er at fristen ikke bliver overholdt

om nedsættelse af en social retssikkerhedskommission jeg synes der er mange ting i denne debat der tyder på at den måske stadig væk er aktuel hvad er

arbejder videre med men når det så er sagt så arbejder vi sådan set videre med at styrke retssikkerheden på en lang række områder eksempelvis

de sociale nævn ved at styrke retssikkerheden på børneområdet og ved at sørge for at nogle af de ting fn har kritiseret os for at

et børnekontor som skal sørge for at børns rettigheder bliver tilgodeset vi har sagt at vi gerne vil ratificere tillægsprotokollen

eksempelvis borgere med handicap kan gå direkte til fn og klage så at vi ikke har taget det beslutningsforslag som ligger nogle år tilbage og bragt det direkte ind i regeringsgrundlaget og lavet det til et lovprogram betyder ikke at vi ikke ser

fin til at bruge handicappede børn som syndebukke for en fiktiv prioriteringsdebat for det er jo netop det der sker her ministeren har nu lige svaret herre hans andersen på et spørgsmål om

tager pengene fra de handicappede børn

det er åbenbart

familier med handicappede børn

familier med handicappede børn

almindelig forældrebetaling der vil også være kommuner hvor institutionerne er

ind under forskellige forvaltninger og hvor der nogle steder vil

men det sker ikke alle steder

forældrebetaling på daginstitutionsområdet jeg nævnte også børnechecken jeg nævnte folkepensionens grundbeløb jeg nævnte i det hele taget at man burde gennemse de ydelser vi som velfærdssamfund giver til borgerne

gøre bedre hvis der er nogle ting vi synes vi gerne vil forandre hvis

gerne vil finde penge til at gøre noget ved dem hvor kan vi så finde nogle penge

det gør mindst muligt ondt hvor kan vi med ret og rimelighed sige at det her kan vi forsvare det

for det kan give mening hvis vi kan bruge pengene til både at få vores økonomi i balance og få forbedret nogle af de tilbud vi i dag ikke synes er gode nok jeg har ikke ønsket at få forældre til handicappede børn til at føle at jeg nødvendigvis var efter dem jeg har

sagde var jo ikke det ministeren siger nu nemlig

forældre med handicappede børn faktisk betaler

nu skal de ikke længere have gratis daginstitution

en opfattelse af at forældre med handicappede børn fik mælk og honning at de fik det hele gratis var det ministerens mening at hænge sådan nogle familier ud som i forvejen har problemer og stort besvær i hverdagen

blive mål for at folk sad ude i stuerne og sagde jamen det er da også for groft at de der forældre med handicappede børn får gratis tilbud på daginstitutionerne hvad er det for noget

at gøre jeg synes ministeren her skulle gøre det ganske klart

når jeg brugte ordet pasning for det var vist det ord jeg brugte i artiklen

er nogen der siger kom min skat nu går vi i særligt dagtilbud man siger kom min skat nu går vi ned i børnehaven

i folkemunde men jeg medgiver det kan have betydet at der er nogle der har følt en usikkerhed og hvis det er det der er tilfældet så vil jeg gerne beklage det dybt jeg har alene sagt at de forældre der i dag ikke betaler

er visiteret til fordi der er behandling og jeg nævnte at der er behandling og jeg nævnte

man naturligvis ikke betale for men at man skulle betale det der svarer til en almindelig daginstitutionstakst

og det er det jeg synes også kunne være den rimelighed man godt kunne lægge ned i det hvis man har råd til at betale for en almindelig daginstitutionsplads hvorfor så

ens barn er handicappet mange forældre til handicappede børn ønsker sådan set at være ligestillet de ønsker ikke at det skal være noget særligt

der har engageret sig i debatten jeg håber ikke at det var helt meningsløst

som debatten udfoldede sig det var det i hvert fald ikke for mig

har siddet og fulgt med og som i hvert fald har givet mig masser af respons undervejs i debatten jeg vil bare sige at fra vores side vil vi meget gerne følge op på nogle af de ting som vi synes har været interessant i debatten det kunne for eksempel være diskussionen omkring godtgørelse for borgere

kommunen uberettiget tager hjælpen fra man kunne også vende det rundt og

økonomisk sanktion i de tilfælde hvor

undlade at træffe en afgørelse eller

et andet tema vi meget gerne vil følge op på og som jeg også ser frem til at der kommer en evaluering af er diskussionen om handlekommune og betalingskommune og her bemærkede

for at finde en løsning

som ikke selv er i stand til at rejse en klagesag fordi

for dem er der en helt særlig udfordring når det gælder retssikkerhed hvor man ikke bare kan klage over en kommune som ikke tager sagen alvorligt

jeg er et vigtigt udsagn som jeg håber at

fru karina adsbøl at det kunne være at vi skulle på

jeg er i hvert fald sikker på at vi kan få nogle rigtig gode debatter hvis vi mødes hernede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

at kritikken gennem de senere år er vendt tilbage i debatten med jævne mellemrum må betegnes som et tegn på at der er behov for at gøre noget i debatten i medierne i de mange spørgsmål fra folketingets udvalg og i henvendelser fra borgere er det blevet fremhævet som det store problem at de udsendte vejledninger og orienteringsskrivelser ikke er retligt bindende for lægekonsulenterne alle inklusive forslagsstillerne er enige om at indholdet i de gældende vejledninger og orienteringsskrivelser om lægekonsulenter er fornuftige og udmærkede og at problemerne bør kunne løses ved at de vejledende retningslinjer bliver gjort retligt bindende ved at indføre hjemmel i de relevante love til at kunne fastsætte retligt bindende regler for lægekonsulenter jeg kan oplyse at regeringen er indstillet på at problemerne med lægekonsulenterne skal løses og hvis det er bindende regler der skal til for at løse problemet så er regeringen indstillet på det det er dog regeringens opfattelse at drøftelserne om den konkrete løsning eventuelt vil komme til at indgå i de pågående

relevant at drøfte lægekonsulenternes rolle i forbindelse med etableringen af rehabiliteringsteam og det nye tværfaglige samarbejde mellem kommuner og regioner

vil jeg også komme nærmere ind på når vi lige om lidt skal behandle forespørgsel nummer f to og tyve der også handler om lægekonsulenter og hvor der ligeledes spørges til regeringens intentioner med hensyn til egentlig lovgivning på området

oplyse at regeringen i forhold til f to og tyve er indstillet på at tilslutte sig at regeringen forpligter sig til at fastsætte en egentlig lovgivning på området enten i forbindelse med aftalen om reform af førtidspension og fleksjob eller senere i indeværende år jeg vil derfor henvise behandlingen af problemstillingen til den kommende drøftelse

at det er et problem med den her tilbagevendende kritik og at der er behov for retligt bindende regler så forstår jeg bare ikke rigtigt hvorfor problemstillingen skal udskydes enten til et senere punkt på dagsordenen eller

at vedtage det beslutningsforslag som enhedslisten har

giver det ikke meget mening at tilslutte sig et beslutningsforslag som man sidder og forhandler om et andet sted det jeg i stedet for siger og det regeringen peger på er at vi er enige i at vi skal have den skriftlighed som

vedtager et beslutningsforslag hvori der er nogle andre detaljer

og så forstår jeg

så er det stadig væk selvmodsigende fordi ministeren jo starter med at sige at vi er enige om de vejledninger som skiftende ministerier har udsendt og at problemet er at der er blevet rejst tvivl om hvorvidt de er retligt bindende og at det skal vi have klaret

lovgivning jeg forstår ikke hvad det har med eventuelle forhandlinger

retligt bindende regler men vi vil ikke støtte op om enhedslistens forslag fordi vi sidder og forhandler og i den forbindelse kan det jo godt være at noget af det vi forhandler om kommer til at

en anelse anderledes det kan også være at vi ikke kommer til at indbefatte lægekonsulenterne i det reformudspil vi

noget af det første i den kommende folketingssamling

set godt rose enhedslisten for at tage den her problemstilling op

at få taget fat på

at få klarhed over

fået mange henvendelser fra folk som er usikre og som som er utilfredse med den måde det kører på så

som indebærer at det her emne også

der kan komme noget som viser sig at være noget man bliver enige om i et stort fællesskab i et forlig

at enhedslisten

udviser en enorm slaphed politisk det er ikke normalt at enhedslisten udviser sådan en slaphed men her står at man giver ministeren bemyndigelse til at fastsætte bindende retningslinjer man bemyndiger

vil have nogen indflydelse på hvad der skal ske

når vi hører socialministeren udtale sig

nedsætter et udvalg der finder ud af og nogle eksperter skal komme med et oplæg hvornår havde

der skulle ske noget hvis man bemyndigede ministeren til at gøre noget der mener jeg at det som vi kommer til at drøfte under det næste punkt nemlig forespørgslen

centrale er jo at vi alle sammen er enige siger vi det eneste jeg bare gerne vil have

ændre sig i forbindelse med forhandlinger om førtidspension fleksjob og rehabiliteringsteam i forhold til den problemstilling vi diskuterer

senest på et samråd den tiende januar

ikke er retligt bindende og flere af os har derefter konkluderet at så må der noget lovgivning til det er sådan set det enhedslistens

forhindre at vi vedtager det her forslag så er jeg selvfølgelig ked af hvis herre eyvind vesselbo synes at det er for slapt

er åben for at vi kan lave noget der er langt skarpere hvis det ikke er

forhandlinger om netop noget der indeholder nogle elementer af det her beslutningsforslag og forhandlingerne ikke er færdige hvordan skulle jeg så kunne

ordføreren hvad der kommer ud af de forhandlinger hvis det var så nemt at de var færdige så var det jo

vi kunne drøfte det i forhold til det her beslutningsforslag men da forhandlingerne jo ikke

ordfører på det sociale område ikke er tilbage i dag hvorfor jeg faktisk burde læse den tale op hun har forberedt jeg vil dog vælge

på aftenen men også fordi vi jo faktisk nu har fået tilkendegivet fra

retningslinjer det har vi også fået en tilkendegivelse om

og vi som socialdemokrater er også enige i at det er uholdbart at man gentagne gange over så mange år har fået en berettiget kritik for den ordning der eksisterer ikke fordi der

sådan set er noget galt med vejledningerne men fordi der er noget galt med den brug

det meget fint at afvente forløbet af de forhandlinger når vi har konkrete tilsagn om at problemerne bliver løst enten som en del af forhandlingerne eller ved siden af forhandlingerne tilsagnet ligger

ordfører så jeg vil bare prøve

der er jo kun grund til at udskyde en stillingtagen hvis man agter i de forhandlinger der bliver nævnt at ændre på lægekonsulentens rolle det vil sige ændre på de vejledninger som vi indtil nu har været enige om ellers er det jo fuldstændig uinteressant at henvise til de forhandlinger man kunne lige så godt henvise til forhandlinger om sygedagpenge hvor lægekonsulenterne jo også spiller en rolle så det er ikke et spørgsmål det er bare et forsøg på om jeg kan forklare i det mindste fru karen klint hvad mit

nået man har et positivt tilsagn

løses og det må være det mål der er jeg synes faktisk at det er rigtig fint at det kommer med i en pakke om de mennesker

der ansøger om førtidspension det er mennesker der ansøger om om fleksjob

til samråd den ene gang efter

kan vi så desværre ikke støtte i dansk folkeparti

har vores egen forespørgsel her bagefter hvor vi

forslag til vedtagelse der er mere bindende end det der ligger i

fleksjob og hvor der kan komme nogle ændringer i forbindelse med lægekonsulenternes rolle

lovgive om noget der måske bliver løst

grene af lægekonsulenternes rolle der bliver ændret og det skal

højde for men som sagt har vi

vedtagelse bagefter der er mere håndfast end det

i indholdet i de vejledninger som skiftende ministre har sendt ud og som vi indtil nu har været enige om indholdet i vi har bare konstateret et behov for noget retligt bindende

indholdet har vi jo alle sammen været enige om

bent bøgsteds opfattelse at der skal ændres

dagsordenen i forbindelse med forhandlingerne

hvor de har slået fast hvad hvad de mener om det her

også fuldt ud berettiget at enhedslisten

et beslutningsforslag dansk folkeparti har valgt at

en forespørgsel og den får vi

bøgsted for når vi kommer til det punkt på dagsordenen jeg jeg spurgte ikke til hvad der kom ud af forhandlingerne jeg spurgte til herre bent bøgsteds holdning til spørgsmålet om lægekonsulenternes rolle som den er beskrevet i de vejledninger vi alle sammen er enige om skal der ændres i den rolle eller skal der ikke nu eller i forbindelse med eventuelle forhandlinger eller senere skal der ændres i lægekonsulenternes rolle som den er beskrevet i de vejledninger eller

i tidens løb været drøftelser om lægekonsulenternes rolle

man nu arbejder med førtidspensionsreformen og disse rehabiliteringsteam

det som en lægekonsulent kan bidrage med vil jo også indgå i drøftelserne derfor er der efter det radikale venstres mening

jeg tilslutte mig det som er blevet sagt af

er ordførerens opfattelse at der i forbindelse med disse rehabiliteringsteam

eller ressourceforløb og hvad det nu er for noget skal ændres på lægekonsulenternes rolle i forhold til indholdet af de vejledninger som vi alle er sammen enige

men det har jo været sådan en almen holdning at

det som ligger på nuværende tidspunkt

i de der vejledninger om lægekonsulenter har været udmærket men hvad der vil ske i forbindelse med forhandlingerne

vi kan jo risikere at komme ned i detaljer og hvis vi sådan skal til at komme ned i detaljer om noget der eventuelt vil komme til at ske

holdning til indholdet er det ordførerens holdning at der skal ændres i lægekonsulenternes rolle sådan som den er beskrevet i de vejledninger som vi alle sammen

jo ikke svare mere konkret end jeg allerede har gjort men det er jo godt

det kan da i hvert fald holde mig beskæftiget i

år har der været problemer med de kommunalt ansatte lægekonsulenter de har især til opgave at forklare eller oversætte andre lægers erklæringer om om sygdom og helbred hos langtidssyge og den hjælp til sagsbehandlerne til at forstå lægernes vanskelige ord

der er som nævnt meget store problemer på det her område lægekonsulenterne har i mange tilfælde overskredet deres kompetence de har populært sagt i mange tilfælde skrevet at det som de andre læger var nået frem til var forkert

har lægekonsulenterne ofte underkendt de speciallægeerklæringer der som regel ligger i sådan nogle sager og det er så det som strider imod de retningslinjer som socialministeriet har udstedt sådan som det også er blevet nævnt heroppefra det vil sige at lægekonsulenterne ofte har vurderet patienten

og dermed mere arbejdsfør end de specialister der har undersøgt hovedpersonen

har lægekonsulenterne gjort langt mere end at oversætte andre lægers erklæringer der kan man spørge sig selv hvorfor har lægekonsulenterne gjort det en tanke

for eksempel være at de måske har gjort det fordi de også er instrueret om at de skal tage hensyn til kommunekassen som jo får en væsentlig udgift hvis folk skal have fleksjob eller førtidspension men som sagt lægekonsulentens underkendelse af de andre lægers erklæringer er og bliver en overtrædelse af de vejledninger socialministeriet har udsendt

vi i sf støtte at vejledningerne bliver retligt bindende for kommunerne det er et emne som

også indgår i de aktuelle forhandlinger om førtidspension og fleksjob

må vi først have en konklusion på de forhandlinger vedrørende lægekonsulenter før vi kan tage stilling til om der skal gøres yderligere

tage stilling til det på er når førtidspensions og fleksjobforhandlingerne er

og derfor vil vi stemme imod beslutningsforslaget men jeg har en tilføjelse for spørgsmålet er desuden om juridisk bindende regler for kommunerne er tilstrækkeligt

at lægekonsulenterne så bare kommer med nogle mundtlige kommentarer over for sagsbehandleren som mundtligt underkender speciallægeerklæringerne så er der ikke opnået ret meget og så er forskellen jo kun den

den pågældende speciallægeerklæring kun bliver sagt mundtligt og ikke bliver skrevet ind i sagens papirer og så er vi lige vidt i sf har vi derfor den idé at man

hvis man gjorde det

som kommunalt ansatte for så er lægekonsulenterne ikke længere ansat i kommunen men vil altså i givet fald være ansat i regionen det er som sagt sfs tanker som kan indgå i de videre overvejelser og jeg vil understrege at det ikke er afklaret på det her tidspunkt om det også er vores regeringspartneres mening

er god brug for nogle gode ideer og derfor stiller vi den her idé til rådighed

med at give kollegaer karakterer men jeg vil klart ophøje det her til det bedste der har været indtil nu også fordi der var en meget præcis beskrivelse af de problemer som vi har med lægekonsulenterne jeg vil også kvittere for den klare udtalelse om

i de vejledninger vi har diskuteret så mange gange

også bliver slået fast og gjort retligt bindende

spændende idé som vi fra enhedslistens side gerne vil arbejde videre med man kan sige det har så meget med juraen

måske skal der også ske nogle ændringer

der bestemmer over lægekonsulenterne jeg har ikke yderligere spørgsmål

der er mange langtidssyge i danmark som er kommet voldsomt i klemme på grund af de ting som hidtil er sket fra de kommunale lægekonsulenters side og derfor er det på høje tid at

det var godt den næste i talerrækken er herre joachim b olsen

som har bedt mig overtage hendes ordførerskab i dag

liberal alliance kan ikke støtte b tre og halvtreds fordi vi afventer resultatet af forhandlingerne om en reform af førtidspension og fleksjob da vi forventer at disse forhandlinger også vil berøre problemstillingen om lægekonsulenternes rolle og funktion vi anerkender at der gentagne gange har været rejst tvivl om kommunernes brug af lægekonsulenter

få fastsat klare regler for lægekonsulenternes virke i øvrigt henviser vi til forslag til vedtagelse i forbindelse med behandlingen af f to og tyve

der er et behov for ikke bare bindende retningslinjer men regulær lovgivning

et enigt folketing har været enig om siden midt i nitten halvfemserne har man til stadighed set bort fra

ikke bare et flertal i folketinget men et enstemmigt folketing

holder det overhovedet ikke

det er fordi man i sin tid nøjedes med at lave en vejledning og sagde at nu var det hele i orden

man efterkommet folketingets ønske nej det havde man ikke og det tror jeg godt at man vidste det er så utilfredsstillende så vi er fra konservativ side med hele vejen frem til at vi får lavet lovgivning på det her område for det skal være fuldstændig nagelfast at det vi bestemmer i folketinget er den lovgivning der gælder her i landet så som udgangspunkt støtter vi beslutningsforslaget men vi er også indstillet på at afvente de forhandlinger der er

når vi såmænd nok også de forhandlinger inden vi når frem til en anden behandling af det her beslutningsforslag så lad os nu tage en ting ad gangen her i dag er det førstebehandlingen og der er en klar positiv tilkendegivelse fra konservativ side

der er en

er årsagen til at konservative så ikke har taget den ene ting

kamp her og vi vandt til sidst

syv og halvfems var folketinget enstemmigt af den opfattelse at lægekonsulenterne

så blev det skrevet ned og man lænede sig tilbage og tænkte at nu

alt i den skønneste orden for når et enigt folketing vedtager noget

må det være i orden jeg har været væk fra området i nogle år men da jeg

et samråd i denne folketingssamling hvor jeg opdagede at alt var ved det gamle så besluttede jeg mig for at det ville jeg ikke finde mig i og derfor har vi talt sammen på tværs af partierne blevet enige om at den her opgave

skal løftes og den bliver løftet nu bliver der lavet lovgivning på det

helt uhørt i virkeligheden at man ikke efterkommer det som folketinget vedtager

er som det bliver sagt ingen over og ingen ved siden af folketinget og derfor er det så utilfredsstillende

været opmærksom på det her område i den tid vi har haft regeringsmagten

taget vare på det her spørgsmål om at sikre at det bliver juridisk bindende

i regering og haft ministersekretærer og hvad ved jeg til rådighed hvorfor man så ikke har gjort noget ved det det har da været alment kendt

fik det som ansvarsområde blev der igen gjort noget ved det og det er det der er faktum på bundlinjen og det

at alle partier er enige om det her det vi mundhugges om

er hvorvidt det her beslutningsforslag skal vedtages før eller efter man er færdig med forhandlingerne om fleksjob og førtidspensionsreform og det er jo helt mystisk at vi skal have så lang en debat om det vi er alle enige lad os nu blive ved med at være det vi ønsker alle

at det vi bestemmer i folketinget efterkommer man i alle forvaltningsled

vi skal have skabt retligt bindende regler for de her lægekonsulenters rolle så er der nogle der spørger hvorfor

en forespørgselsdebat som vi så har lidt senere det har vi fordi vi har opfattet det

afklaret nemlig spørgsmål til lægekonsulenternes rolle og om ministeren vil overveje at gøre det retligt bindende og så videre men det var jo det vi fik afklaret den tiende januar

samråd vi havde der

ministeren at der ikke er lovhjemmel for de vejledninger som skiftende ministre har sendt ud igennem årene det var vi alle sammen enige om på det samråd og derfor drog jeg den konklusion som jeg også fornemmede at andre drog

så må vi jo sørge for at få trukket den tand ud at så må vi sørge for at de vejledninger

derfor undrede jeg mig lidt over den forespørgsel som er anmeldt nu har vi alligevel rodet tingene sammen og så slipper vi for at gentage os selv lidt senere

os i enhedslisten over at man anmelder en forespørgsel hvor man spørger om det samme som vi jo har stillet spørgsmål om ja hundrede gange er overdrevet men sådan føles det i hvert fald

det er baggrunden for enhedslistens forslag for så siger vi ok så lad os dog skride til handling

kan så forstå at det er det ikke alligevel og

papir der er lagt frem i forhold til

positiv som jeg er glæde mig over de klare tilkendegivelser jeg synes dog nok der måske har været nogle grader af klarhed klarest har det været fra sfs ordfører

i forhold til de vejledninger som skiftende ministre har udsendt

en bekræftelse af at det indhold der er i de vejledninger er det det drejer sig om der kan jeg komme mere i tvivl om hvad andre ordførere egentlig mener fordi jeg ikke kan få et klart svar på hvad deres holdning er til om det er indholdet i de vejledninger

retligt bindende lovændringer

jeg ser frem til det videre forløb og håber da det er sådan som alle siger

nå i mål med det her så de her

til folketingsbeslutning henvises til socialudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den tiende april to tusind og tolv

aftalt mellem ministrene at det er social og integrationsministeren der foretager sagsbehandlingen her i salen jeg giver ordet til ordføreren for forespørgerne

de sidste mange år om kommunernes brug af lægekonsulenter derfor synes vi i dansk folkeparti

klare retningslinjer der skal ikke længere være nogen slinger i valsen

forespørgslen falder så samtidig med et beslutningsforslag

der har den store betydning det der har den store betydning er de forslag til vedtagelse der

på plads og så

se hvad de forskellige partier siger til det jeg håber selvfølgelig at vi vi

nu se hvad der sker her vi har jo

er fra social og integrationsministeren

værsgo til ministeren

til at skulle lave nogle gentagelser i stedet for at gøre det

vi har en aftale om at gøre noget ved det vi har en aftale om at vi skal have lovgivet og

lovfæstes hvad retningslinjerne er for lægekonsulenter som det er nævnt kommer vi til at gøre det enten i forbindelse med den reform der lige nu pågår af førtidspensions og fleksområdet eller også

at ske først i den kommende folketingssamling jeg har

haft samråd også haft møde med lægeforeningen hvor jeg har drøftet problemstillingen

og de er meget villige til at indgå i en dialog og sådan set også til at finde løsninger

helt sikker på at vi nok skal finde nogle gode løsninger og

sige at vi støtter op om det forslag til vedtagelse der er

forespørgerne herre bent bøgsted værsgo

gå ind i en længere debat vi har jo debatteret lidt i forvejen vi har

herre finn sørensen var inde på de samråd

ene samråd efter det andet år efter år og vi synes

ved at være lidt enerverende at

de forskellige meldinger der kom ind fra folk der blev ramt af at kommunerne brugte lægekonsulenterne på forskellige måder det er jo ikke ret og rimeligt især når man

tager i betragtning at forventningen

derfor er der behov for at få slået fast ved lov hvordan kommunerne kan bruge lægekonsulenterne

accepterer vi så at der er forhandlinger i gang som vi skal tage højde for og i den forbindelse må vi så se hvad der kommer ud af det men det positive er jo at vi har fået en bred opbakning

regeringen og ministeren med på at

derfor kan det undre os at enhedslisten ikke synes at det kan være

med i et forslag til vedtagelse hvor

tanker er i den forbindelse

og partierne er derfor enige om at problemerne skal løses folketinget vurderer at problemerne med fastlæggelsen og afgrænsningen af lægekonsulenternes funktion og beføjelser i sagsbehandlingen kræver at der fastsættes bindende regler for lægekonsulenternes arbejde folketinget konstaterer at de verserende forhandlinger om en reform af førtidspension og fleksjob også kan berøre problemstillingen om lægekonsulenternes rolle og funktion folketinget vurderer på den baggrund at det vil være hensigtsmæssigt at afvente resultatet af disse forhandlinger før der tages konkrete initiativer til fastsættelse

af regler om anvendelse af lægekonsulenter såfremt der ikke tages initiativer i forhold

i forbindelse med forhandlingerne om en reform af førtidspension og fleksjob pålægger folketinget regeringen

at forpligte sig til efterfølgende at fastsætte regler

man rejser problemet en gang til

dansk folkeparti så ikke bare lavet et beslutningsforslag som vi så kunne vedtage

helt samme ordlyd som enhedslistens hvad ved jeg men et der

sikre det samme formål

til vedtagelse er at man vil henskyde afgørelsen til nogle forhandlinger uden

er sådan set det eneste problem vi har med det

tog vi gerne det i stedet for vores eget så jeg vil da spørge ordføreren om han er villig til at fjerne den del af vedtagelsen der handler om at man henskyder

herre finn sørensen om vi sammen skulle fremsætte et beslutningsforslag

forhandlingerne om førtidspension og fleksjob

det blev klargjort fra regeringens side at de

selvfølgelig vil vi gerne have et flertal

det gør vi ved at samle partierne i folketinget

stået med hvert sit og begge to ville blive stemt

enhedslisten til at bakke op om det her forslag til vedtagelse og jeg håber da at enhedslisten

er selvfølgelig helt naturligt at hvis jeg har været lidt sløv i forhold til at melde tilbage rykker man selv sådan er det nu tror jeg næppe

den næste i talerrækken er herre eyvind vesselbo fra venstre

når det drejer sig om en forespørgsel men

i de tanker der ligger her i forespørgslen

og så regner vi med at der på et tidspunkt kommer noget ud af det som der arbejdes med under forhandlingerne

deres rolle er flittigt blevet debatteret i folketinget

her i folketinget kritikken har først og fremmest handlet om hvorvidt lægekonsulenterne har overtrådt deres mandat i sager om sygedagpenge fleksjob og førtidspension

skiftende regeringer har pointeret hvilke retningslinjer der skal følges ud fra gældende vejledninger og orienteringsskrivelser det er blevet gjort klart at lægekonsulenternes rolle er at oversætte lægefaglige oplysninger samt vurdere om en sag er fuldt belyst og ikke noget andet

debatten har derefter handlet om at de gældende vejledninger ikke

har været bindende for kommunerne men der er jo ikke nogen der kan være i tvivl om at der skal udarbejdes bindende retningslinjer for lægekonsulenterne så vi sikrer den bedste rollefordeling mellem de sundhedsfaglige medarbejdere den kommunale sagsbehandler og lægekonsulenten jeg mener det må stå klart for enhver at den nuværende situation er fuldstændig uholdbar den skal vi gøre noget ved syge borgere

skal have tryghed for at de ikke ender i en magtkamp mellem forskellige instanser og det skal være klart og gennemskueligt hvordan rollefordelingen er og hvor beslutningskompetencen

og fleksjob og hvis det viser sig at reformen ikke tager hånd

jeg er glad for at man kunne høre på den foregående debat at der virkelig er bred tilslutning i folketinget til at der skal gøres noget ved det her problem det der undrer mig er jo kun at enhedslisten ikke spiller med

med de øvrige partier i folketinget for at sikre at vi

i talerrækken er herre

konsulenterne i orden om det så sker den ene måned eller den anden måned er vel ikke det vigtigste når sagen har været så længe undervejs men nu skal der altså ske noget om enhedslisten er med eller ej i det som

mening om men jeg skal da glæde mig over den intensitet hvormed sagen

er blevet behandlet her i dag det lover godt

et længere indlæg men det vil jeg lade være med

under det foregående dagsordenspunkt har forklaret hvad sf mener om det her med lægekonsulenterne så det vil jeg

kunne sige sig selv hvorfor enhedslisten ikke kan støtte det her det er jo ud fra ganske almindelig sund fornuft der

katten i sækken jeg har stillet adskillige spørgsmål til adskillige ordførere for at få opklaret hvad der er den saglige begrundelse for rent indholdsmæssigt i forhold til lægekonsulenternes rolle at det spørgsmål skal udskydes til nogle forhandlinger om førtidspension og fleksjob

ikke kunnet få noget svar på

jeg har oven i købet fået nogle synes jeg uklare meldinger fra alle andre ordførere end sfs ordfører og de konservatives ordfører i forhold til om man vil fastholde lægekonsulenternes rolle sådan som den er beskrevet i de vejledninger som vi indtil nu alle sammen har været enige om

så burde det være ganske almindeligt indlysende i politik at så vil man selvfølgelig ikke binde sig til en beslutning der måske

muligheden for at den vil blive brugt til noget andet end det man selv

fuld enighed om at vi skal bevare den beskrivelse af lægekonsulenternes rolle som er beskrevet i de vejledninger som vi ellers alle sammen siger at vi er enige om

det er sådan baggrunden for at vi ikke bare støtter det her forslag selv om vi da godt kan se at

bliver sagt at der skal gøres noget men det er gennem den her debat blevet ret uklart hvad det egentlig er man vil gøre så kan vi diskutere hvem der spiller med og hvem der ikke spiller med det synes jeg må handle lidt om

jeg har jo markeret klart over for dem der har anmeldt forespørgslen at vi

eller omvendt erstatte vores beslutningsforslag under det forrige punkt med et

hvis vi kunne få pillet den henvisning til forhandlingerne om førtidspension og fleksjob ud af forslaget til vedtagelse det ville vi da gerne

det går stærkt det her men så stærkt

blevet sagt fra

gøres retligt bindende og derfor er vi også medforslagsstiller på forslaget til vedtagelse under den her forespørgselsdebat

jeg skal henvise til hvad der i øvrigt har været sagt fra min side under det forrige punkt på dagsordenen under behandlingen af beslutningsforslag b tre og halvtreds nemlig at vi finder at det

er det helt afgørende vigtigt at vi får præciseret de her ting men vi har den tålmodighed der skal til at vi lige afventer de forhandlinger som er i gang i øjeblikket jeg håber når det så er på plads at vi så er tilbage på sporet at det er et enigt folketing der bliver enige om at

det selvfølgelig skal være retligt bindende retligt bindende regler der er for lægekonsulenterne for det var den styrke der var i nitten halvfemserne der hvor det gik galt var så bare at man at man lod sig spise af med at der blev lavet en vejledning

ville man også i alle forvaltningsled følge folketinget

man forestille sig noget som helst andet det der har vist sig

folketinget beslutter og derfor er det nødvendigt at vi får lavet retligt bindende spilleregler for de her lægekonsulenter

til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den tiende april